titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende DK

der er ingen tvivl om at det er meget interessant hvad man taler om i salen jeg beder bare om at man venter til man er ude af salen med at genfortælle det interessante så vi

der foregår her i salen fra talerstolen eller fra formanden

indenrigs og sundhedsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig landdistriktsredegørelse totusinde og

indenrigs og sundhedsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig regionalpolitisk redegørelse totusinde og ellevte eksemplarer

omdelt og også her vil redegørelsen fremgå af

denne redegørelse vil komme til forhandling den sjette maj

yderligere fra indenrigs og sundhedsministeren er der meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om de små øer også her vil eksemplarer blive omdelt og redegørelsen fremgå af

kommer ligeledes til forhandling fredag den sjette maj

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel vil jeg betragte tingets samtykke som givet

der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v otte og fyrre af jacob jensen kim mortensen pia olsen dyhr mike legarth og

afstemningen slutter

hverken for eller imod stemte herefter er forslag til vedtagelse nummer v otte og fyrre vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v syv og fyrre af per clausen

vi stemmer først om forslag til vedtagelse nummer v en og halvtreds af louise schack elholm rené christensen vivi kier og anders samuelsen

afstemningen slutter

en og halvtreds er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v halvtreds af mette frederiksen özlem sara cekic anne marie geisler andersen per clausen og christian h hansen bortfaldet

ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet og så går vi til afstemning

afstemningen slutter for lovforslaget stemte to og tres halvtreds hverken for eller imod

ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet og vi går til afstemning

afstemningen slutter for lovforslaget stemte en hundrede og tolv

afstemningen slutter

for lovforslaget stemte halvfems

her ændringsforslag

afstemningen slutter

det her lovforslag som vi nu tredjebehandler og stemmer ja til er jo et lovforslag der har været mere end fem og tyve år undervejs jeg tror at hvis jeg opgør antallet af transportministre og de hver havde bevilget

var klar helt ud til motorvejen så

jeg vil da også takke mine kollegaer og medordførere herre magnus heunicke og herre helge adam møller

på det her projekt da han var ung folketingskandidat og nu bliver det jo vedtaget inden

det er rart at vi er kommet i mål med det her

sende en hilsen til næstveds borgmester som har kæmpet for det i mange år nu går han af på lørdag og

sagt med et smil på læben havde jeg vidst

og derfor går vi til afstemning

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet

stillet forslag om at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling og hvis ingen gør indsigelse betragter

er ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet så forhandlingen

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

planloven og jeg var

bønnen gik på at man ville frafalde videre behandling af det her forslag men den blev ikke hørt

det vi ventede på var blot at dette makværk

var blevet endnu mere i modstrid med planlovens helt overordnede mål nemlig at vi skal sikre en hensigtsmæssig udvikling af hele landet at

vi skal undgå spredt bebyggelse i det åbne land at regeringen sammen dansk folkeparti og muligvis

andre borgerlige partier kan spise det ydre danmark af med disse såkaldte udviklingstiltag

og giver altså ingen sammenhæng for landet som helhed det her lovforslag bygger fra ende til anden på antagelser uden konsekvensvurderinger kommunerne tvinges til at planlægge negativt og ofte i strid med deres overordnede mål for den kommunale udvikling de tvinges til at tillade helårsboliger i landzoner hvor kommunerne måtte finde det uhensigtsmæssigt de skal lempe kravene til planlægning af kystnærhedszoner

man centraliserer myndigheden omkring ministeren og dermed svækker man

den demokratiske proces erhvervsudviklingen i landzoner med nedlagte landbrugsbygninger

detailhandelen er jo også omfattet af planloven

loven ændres nu ved nogle fuldstændig usammenhængende knopskydninger helt uden grundig og faglig vurdering i forhold til planloven har de to ændringsforslag som er kommet på siden førstebehandlingen

opsamlet alle lokale særinteresser og ønsker og det gør også at planloven

udhulet ændringsforslagenes juridiske og kommercielle altså handelsmæssige konsekvenser er fuldstændig ubelyste selve processen

lovændringen her er et kapitel helt for sig selv og jeg må sige det sådan det er ikke et læseværdigt kapitel hvis man hylder saglighed og demokratisk proces blot et eksempel herpå er i dag andenbehandler vi lovforslaget og ændringsforslagene og i eftermiddag har vi indkaldt miljøministeren i samråd om ændringsforslagene

forløb hvis man ellers hylder de demokratiske principper det ansvar

alt i alt er der tale om et forslag som vil gøre det

yderligere vanskeligt at planlægge lokalt og der er derfor tale om en klar tilsidesættelse af det kommunale selvstyre

indebærer en hidtil fuldstændig uset sammenhængende planlægning det som planloven ellers har

sit helt overordnede formål jeg skal

det ønsker at give mulighed for vækst derude det er også

turister og hvor man så kan skabe endnu mere vækst

her er så slemt at man vil rulle det tilbage

tilbage som jo netop er med til at give arbejdspladser

den fremtidige struktur udeomkring

hvornår var det egentligt

hvorfor har socialdemokraterne så sovet i timen og først nu

indkalde ministeren i samråd og den slags ting

at de blev fremsendt til udvalget en sen eftermiddags

eller aftentime i sidste uge og næste formiddag skulle der afgives betænkning vi udbad os lidt ekstra tid til at få skrevet betænkningsbidraget det stod de borgerlige sammen om at vi ikke skulle

jørn dohrmann her står og fremfører på

dansk folkepartis vegne om udviklingen i landdistrikterne må jeg bare sige at jeg i min ordførertale i dag har sagt

er antagelser man ved intet om konsekvenserne det er som at stikke fingeren i vejret

detailhandelen har vi fra socialdemokratisk side ja faktisk fra en samlet oppositions side ønsket at det detailforum som regeringen har nedsat som netop skal fokusere på og belyse detailhandelens vilkår

dagligvarer og udvalgsvarer det har de ønsket fra detailhandelens

det her er at gennemtrumfe

og ikke foretage sig noget som helst vi står lige nu

ude i landet hvad kan vi gøre for at kommunerne kan få mere selvbestemmelse har vi tillid til de kommunalbestyrelser

kommunalbestyrelserne vi må så konstatere at det har socialdemokraterne ikke og det har den røde blok overhovedet ikke derfor

skulle komme til vil rulle det her tilbage vi få et klart svar på det jeg tror at mange kommuner og

er meget optaget af om man nu vil indskrænke mulighederne for at lave udvikling

områder eller om man vil give mulighed for at

der lægges op til i planloven vedrørende landzone og kystnærhedszone ruller vi tilbage det er rigtig rigtig dårlig lovgivning det er ændringer og forringelser af en god lov

det skal vurderes fagligt og sagligt juridisk og kommercielt og det er

svigter når de ikke vil lade detailforum tage sig af hele detailhandelen og komme med en samlet overordnet plan

til udviklingen af landdistrikterne og det ydre danmark det er at vi skal have skabt job

jeg har udtrykt min utålmodighed og det er lige nøjagtig en utålmodighed i forhold til hvornår vi får lov

her lovgivning tilbage

møller mortensen vi vil skabe udvikling vi vil skabe udvikling i lokalsamfundet

lige at man spørger sig selv når man ikke vil bruge det her som redskab hvad er det så socialdemokratiet vil gøre for at skabe udvikling og vækst i lokalområderne

hvad er det socialdemokratiet vil vil gøre for at skabe vækst i udkantsområderne

har leveret i deres høringssvar som er et af de mest kritiske høringssvar jeg i min tid som folketingsmedlem har læst er det er den forkerte medicin regeringen giver til en vækstpolitik det er en medicin som kan risikere at have den modsatte effekt

vækst og det er vel ikke det regeringen

forfejler og det er derfor min retorik i dag fra talerstolen er så hård som den er små skoler er lige nøjagtig et af de gode eksempler på hvordan kommunerne kan blive tvunget til at planlægge negativt i fremtiden i stedet for at samle udviklingen på landet omkring landsbyerne de landsbyer som kommunerne vil støtte og have til at vokse nu ser vi en fuldstændig spredt og ukontrollabel vækst af helårshuse på landet som gør at den overordnede planlægning af infrastruktur eksempelvis

kan smuldre så det er den forkerte medicin til den sygdom som vi nok alle sammen er klar over eksisterer socialdemokraterne har en helt anden overordnet og helhedsorienteret

helt anderledes overordnet indfaldsvinkel til det her men men så hørte vi hvad kl ville og vi hørte at det

et ord om og det er jo ligesom alle de andre områder hvor vi diskuterer herinde hvad det er socialdemokraterne gerne vil

vi ikke lige helt klart få skåret ud her

det så er socialdemokraterne vil som skal skabe vækst der behøver

mortensen ikke igen at nævne kl og

for en gangs skyld kunne det da være meget rart at høre her i salen hvad det er socialdemokraterne vil og det får vi

at vide om nu lytter jeg meget nøje til at

møller mortensen kommer med socialdemokratiets

vores argumentation er jo fremlagt i vores politik på området jeg kan blot sige

nedlægge flere små butikker til fordel for en stor butik giver det flere i beskæftigelse giver det mere økonomi mere omsætning og mere attraktion i at bo i de små landsbyer hvor butikken

det er lige præcis det som købmændene siger

finder er de rigtige den der fuldstændige vildfarelse at den borgerlige regering regering

ved bedst i stedet for at få faglig og saglig oplysning på området og det er derfor at

i forhold til de ændringer den lægger frem her i forhold til planloven

ulejlighed at gå hjem og læse oppositionens

til hvordan vi skaber væksten ude i landdistrikterne det er job

er herre jørn dohrmann så er det fru trine mach og så er det herre johs poulsen men først

kan bruge nogle af de gamle overflødige bygninger

til mindre erhverv det tror jeg

til at diskutere så meget med sin kommune om den nu synes

der har man faktisk lov til at sige her vil jeg gerne etablere mig det synes jeg er rigtig godt samtidig giver

at man ligesom siger at der er nogle

der kunne der sagtens ligge noget mere turistindustri og med den gældende

og det er vi utrolig glade for

sig gøre at lave af lidt større butikker hvor

at beholde alle købmænd ude i de små lokalsamfund tror jeg ikke selv på at vi

problem man vil gerne kritisere det regeringen og dansk folkeparti er nået frem til

og fortælle hvordan vi så får løftet de udfordringer at der er

udfordringer for de butikker der jo gerne vil etablere sig som gerne

arbejdspladser de kan bare ikke få lov til det derfor er dansk folkeparti utrolig glad for

nogle større muligheder for at få en udvikling så vi er glade for at

blev sendt i høring og man har førstebehandlet det og har haft diskussionen indimellem vi har haft mange diskussioner blandt andet med ministeren og jeg tror da at hvis

jeg mener også at vi som politikere skal komme med nogle synspunkter

give væksten så derfor vi er glade for

fremover vil finde sted i store outlets

tror herre jørn dohrmann at der vil

fra andre steder altså skåret fuldstændig ud i pap skabes der mere vækst en større omsætning eller vil det bare være et spørgsmål om at man flytter

er turister som kommer udefra det er turister som kommer

lalandia som ligger lige ved siden af legoland

turister der kommer de samme turister kunne da komme

så jeg kan da se at det vil skabe mere handel til danske butikker

et godt eksempel på at man kan sige at komme masser af udenlandske turister som så vil lægge nogle flere kroner i danmark og som måske vil finde det mere interessant

at leje et feriehus fordi der er flere oplevelser

have i det område så det giver vækst det tror vi på og derfor tror vi også

jeg synes er rigtig rigtig elendigt ved

umage at lave nogle konsekvensanalyser i forhold

altså processen i sig selv har jo været latterlig det var med i det første udkast til

så gled det ud og nu kommer det med i et ændringsforslag

skal være kunne man ikke godt forestille sig at en meget meget stor del af den handel ville være foregået på gågaderne i vejle og i silkeborg som turisterne der kommer til midtjylland måske også besøger og at det dermed kommer til at gå ud over eksisterende handelsmiljøer kunne herre jørn dohrmann ikke

en fordel ved at vi havde ladet detailforum belyse de her dele inden man traf en beslutning

eller den anden tror det andet er jo en skønssag jeg må bare sige

henholder mig til at de her turister

politik er jo forskelligt og derfor må jeg sige

finde løsningen så

såkaldte eksperter altid har ret

ikke ville have en betydning så har haft en betydning derfor tror jeg at min overbevisning er lige så god som alle mulige andres overbevisning og

også virker og derfor vil jeg også gerne være med til at gennemføre det og

at den så kan etablere et outletcenter hvis det

ingen kender konsekvenserne af hverken af ændringsforslagene eller af loven selv og

kender konsekvenserne af nogle af delene

i til ændring af planloven fuldstændig uforberedt forarbejdet er utilstrækkeligt og konsekvensvurderingerne er der stort set ikke man kan faktisk godt kalde dem fraværende regeringen har overhovedet ikke ulejliget sig med at afdække helt afgørende spørgsmål og når herre

naturligvis vil vi det men herre jørn dohrmann er jo ikke selv klar over om de ændringsforslag hans parti har stillet rent faktisk vil skabe den vækst

hvor man gav adgang til sommerhusbyggeri i kystnærhedszonen

med herre eyvind vesselbos egne ord

tro og håbe er ganske enkelt ikke godt nok når man skal lovgive med så store konsekvenser som de her foreslåede ændringer

det er selve ambitionen om at liberalisere og udvande planloven som er målet

en udfordring som vi alle sammen ved der skal gøres noget ved og derfor virker symbolsk godt nemlig udfordringerne

københavn kaldes udkantsdanmark eller problemerne med at sikre udvikling også for yderområderne i danmark og vupti så har vi en løsning nemlig ambitionen om at udvande planloven og tilfredsstille en række særinteresser rundtomkring i landet og formentlig også her i folketingssalen og så kan yderområdeproblematikken bruges som påskud for at gennemføre nogle af de her politiske ambitioner som i virkeligheden er en underminering af selve den planlov som man påstår man blot vil ændre

til det bedre kort sagt

de problemer man påstår man gerne vil løse

de naturmæssige de byplanlægningsmæssige de kommercielle aspekter er ganske enkelt ikke ordentligt belyst og selv om ministeren foregiver over for det konservative folkeparti at man gerne vil varetage landskabshensynet

man sige at også her er det ganske mangelfuldt

indtryk at relevante aktører har givet kritiske høringssvar

der hvor vi stod da vi startede nemlig klogere på

som min kollega

mortensen sagde i sin ordførertale

dansk folkeparti i sidste øjeblik inden vi skulle afgive betænkning i udvalget valgt at indgive nogle ændringsforslag er altså dem der skal stemmes om

vi bad om at man udsatte betænkningsafgivelsen i sølle to dage og den udsættelse fik vi ikke det er simpelt hen ikke ordentligt folketingsarbejde og jeg håber at det vil blive bedre

håbet på at det samråd vi nu skal op og have med ministeren om de pågældende ændringsforslag kunne have forløbet før

har givet vækst vil jeg gerne se dokumentation for det

til et sommerhus er der håndværkere der kommer i arbejde der er altså nogle der får en lønindtægt af at der bliver bygget noget det

ikke for det er ikke alle lokalplaner der er på plads men så kan man så spørge sig selv om

den enkelte lodsejer det er galt med at han ikke kan få

lokalplan igennem eller om det er byrådet og det kunne jo være et socialdemokratisk byrådsmedlem som

og blokerer der

der ligger her på planlægningsområdet spørge om man er tilfreds

i socialistisk folkeparti med at alle de store butikker som for eksempel ikea hvis de vil have bygget noget skulle ligge inde midt i byen

parkeringsforholdene ikke er i orden er det virkelig det man vil opnå med

langt hovedparten af de grunde er usolgte og ubebyggede

institutlederen for center for landdistriktsforskning på syddansk universitet siger

det her der kommer til at redde landdistrikterne tomme grunde skaber ikke liv og giver højst kommunerne lidt ekstra ejendomsskatter og herre eyvind vesselbo som sidder ved siden af herre jørn dohrmann har måttet erkende at det ikke har

gene for trafikanterne og man ikke kan komme af med sin trailer til det med sommerhusene må

kan de nå at få en lokalplan på plads jeg spørger bare der er vist nogle der ikke har for meget forstand på jeg jeg vil sige kommunalpolitik

skal sendes i høring og den slags ting skal på plads

bygge hurtigt for at få alle de her ting på plads

er kommer med de her sommerhusgrunde jeg kender til områder hvor

at købe de her nye sommerhusgrunde men det er klart

skal give vækst på sigt vi skal heller ikke overophede

lokaludviklingen det som vi rigtig gerne vil og

har været vores kritik hele vejen igennem på indholdssiden ud over at der også er masser af kritik at rette mod processiden

udviklingen lokalt

hen i strid med ideen om at kommunerne selv skal

at man skal tvinge kommunerne til at gennemføre noget som kommunerne allerede

vil virke i den retning som herre jørn dohrmann eller venstre konservative påstår de vil når de stiller sig op og foreslår at den her

ikke ønsker det her jeg spurgte flere gange hvad vil socialdemokraterne gøre

masse ting om at man ikke er enig og så er det lige jeg spørger

og de var alligevel blevet stemt ned fordi flertallet er givet på forhånd det er realiteten jeg kan godt bekræfte at hvis vi vinder magten efter næste folketingsvalg ruller vi de ændringer tilbage

formentlig får igennem i den afstemning der kommer til at foregå senere på foråret

hvad vi gerne vil gøre for yderområderne i danmark vi vil gerne skabe vækst vi vil gerne sikre uddannelse og vi vil gerne sikre en bedre aktivering lad mig blot give tre eksempler på hvad det er

til de små og mellemstore virksomheder som har svært ved at få støtte givet deres postnummer

til at skabe vækst vi vil gerne ændre taxameterordningerne så

faktisk kan få en ungdomsuddannelse i yderområderne

også i yderområderne sådan store virksomheder lukker

faktisk noget for alle de mange mennesker som bliver arbejdsløse

aktiveringsfronten det er tre af de ting vi gerne vil helt konkret

at det faktisk giver den ønskede vækst i udkantsområderne end at det forslag som herre eyvind vesselbo selv er med til at støtte

fordi der netop ikke er

grund til at stille nogen ændringsforslag

de her otte tusind sommerhuse ikke er blevet bygget og

vi ønskede jo at de her sommerhuse skulle bygges og så vil fru trine mach måske have at jeg skal lyve og sige

også gjorde sig gældende i diskussionen af ændringer

det her med at tro og håbe at man erkendte at man blot troede og håbede at tingene ville give forandringer i den retning man påstod så jeg værdsætter herre eyvind vesselbos ærlighed og jeg er glad for at herre eyvind vesselbo gav udtryk for præcis det som var konsekvensen af det forslag man havde stillet nemlig at det ikke lykkedes at skabe den vækst som man havde givet udtryk for

det her jo blandt andet handler om hvordan det er man skaber udvikling i yderområderne af danmark

hvis vi vinder regeringsmagten efter næste valg ruller vi de foreslåede ændringer tilbage detailhandelen ønsker vi ligger i detailhandelsforum

blandet ind i den foreslåede ændring af planloven lad mig så sige til allersidst det handler ikke om ikke at ville stille ændringsforslag men skulle stillet ændringsforslag

stillet ændringsforslag til præcis de ting som regeringen

lovgivning af ringe kvalitet i det her folketing og har også

efter vores opfattelse er helt uhørt ringe l en hundrede og otte og tyve er endnu et eksempel på at man lader hånt om en normal tilgang til lovgivningsprocessen

kan afholde samråd om ændringsforslag og den slags ting inden

stemme om dem det er helt uhørt at det accepteres i folketinget at det foregår på den måde

endnu et eksempel på at man processuelt

og udtryk for en magtfuldkommenhed der består i at man godt ved

ikke kønnere og det er altså endnu en gang tilfældet

med l en hundrede og otte og tyve

en hundrede og otte og tyve er det jo sådan at uanset hvordan man i v k og o

stort set hele den omgivende verden

forskellige indgangsvinkler hvad enten det er handlen eller er lokale myndigheder eller hvad det er

risiko for at man opnår det modsatte

har lyst til at lytte til de mennesker der siger at det her altså kan risikere at få den totalt modsatte virkning af det man ønsker og

sikkerhed for at det får den ønskede virkning hvis vi tager detailhandelen

at den del skulle vurderes af detailhandelsforum således at

har et eksisterende grundlag men hvis der skal laves ændringer kunne de eventuelt fremadrettet komme med nogle fælles forslag det har man ikke villet

og andre som mente at det var meget meget vigtigt at det blev vurderet af

indrulleret i flertallet

nu betyder at man lægger op til ændringer som man altså laver ud i den blå luft det er vel derfor

også fik trukket spørgsmålet om sommerhuslovgivningen ind i

indholdsmæssige del af detailhandelen

det jo været næsten pudseløjerligt at høre høre dansk folkepartis ordfører bare i dag modsige sig selv inden for meget meget kort tid

flemming møller mortensen at han havde tillid til kommunalbestyrelserne dernæst sagde ordføreren da han var oppe og havde sit ordførerindlæg at det her blev dejligt for folk for nu behøvede de ikke længere at diskutere så meget med deres kommunalbestyrelse det betyder

foretager i en række tilfælde hvad enten det drejer sig om udnyttelse af ejendomme i det åbne land

det drejer sig om udstykning af byggegrunde i

udtryk for magtfuldkommenheden

det sidste indholdsmæssige element som jeg synes er meget problematisk

ændringerne i planloven bliver udnyttet til deres yderste så risikerer vi altså også at

er nogle attraktioner i danmark der er meget store

nogle attraktioner det er værd at komme efter en af de

yderligere ubehagelig konsekvens af de ændringer man her lægger op til det er ikke særlig godt det er både processuelt og indholdsmæssigt

kan også sidde nogle og tænke lidt over

socialistisk folkeparti og socialdemokraterne når man er så sure over

lavet nogle ting om med den her ændring

fungerede jo ikke eller synes de radikale at den var udmærket

som man havde ønsket

at de radikale synes at det her med syltekrukker detailhandelsfora og den slags ting er noget man bare skal proppe alting ned i så der ingenting sker er det det der giver vækst jeg forstår det simpelt

godt nok andenbehandlingen nu men vi har også tredjebehandlingen senere så hvis man virkelig vil have noget nyt frem jamen så er vi stadig i proces i folketinget

ikke afsluttet på nuværende tidspunkt

det der bliver sagt om processen er jo at der er samråd i dag om de ændringsforslag som vi nu skal stemme om man tager altså debatten om ændringsforslagene på samrådet efter at

stemme om dem det er jo processuelt helt uhørt og det kan vist kun være i dansk folkeparti man synes

i orden når bare man selv er på den rigtige side af dem der stemmer ja det er altså

dohrmann uanset hvordan man vender

stillet ændringsforslag er det nu blevet et udtryk for hvordan man forholder sig til en lovgivning vi stemmer rødt

er tredjebehandling af det her forslag det betyder at vi er imod den her lovgivning vi mener at den er inderlig overflødig vi har en planlov som langt hen ad vejen fungerer godt i dag

der en gang imellem skal laves nogle justeringer på nogle af de områder dér på detailhandelsiden har vi jo netop lagt op til at sige lad os inddrage de forskellige parter på området og lad dem komme frem med om der er behov for ændringer som det ligger i dag men jeg vil gerne sige til jørn dohrmann som jo er inderligt imod planloven i det hele taget at planloven er noget af det der har sikret at vi har en adskillelse mellem land og by i danmark

det der har sikret at vi har værdifulde landskaber

jeg er bare imod at der skal være så stramme rammer

derfor forstår jeg heller ikke hvorfor det er at

har været sendt i høring det har vi behandlet ved første behandling her i folketingssalen alligevel har man ligesom

samråd og den slags ting altså

man vågner op og siger nu vil vi gerne

i stedet for at give det en seriøs behandling som vi andre har gjort hele tiden

har været en meget lang proces der har været forhandlinger der har været mange åbninger fra de forskellige partiers

således at det kunne landes mere hensigtsmæssigt det har ikke kunnet lade sig gøre fordi et flertal meget tidligt lagde sig fast på at man overhovedet ikke ville gøre noget som helst

mødte op med et ultimatum til forhandlingerne

man bare gå det har været processen omkring det

altså de ændringsforslag som kom få timer før man afgav betænkningen det er jo altså simpelt hen uladsiggørligt

er jo at dansk folkeparti alle steder hvor man kan komme til det vil svække planloven

er det jo fuldstændig modsat det der står i lovgivningen

lægges op til nu er at man pålægger kommunalbestyrelserne

på talerstolen og drøfte den her sag

timen og ikke på noget tidspunkt er kommet frem med et konkret

vågner man pludselig op under det sidste møde i miljø og

hov vi vil gerne drøfte det her lidt mere vi har i øvrigt også nogle ting vi vil spørge om sådan kan man jo blive ved hele tiden men der har jo altså været mindst fire måneder til at komme med ændringsforslag til at komme med indspark

i forhold til det der er lagt frem fordi det både i sit indhold og for den sags skyld også

ikke har været i orden

jo kendt herre vesselbo i rigtig mange år efterhånden herinde i folketinget

fordi de har en dårlig karakter og er nogle dårlige mennesker og i det hele taget er tvære når de står op om morgenen og den slags

det er jo også meget nemmere at diskutere end det er at diskutere proces og indhold

den laver han jo gang på gang på gang

der kender ham godt ved at han vil blive ved med det også i fremtiden hvis han bliver ved med

her debat kan jo se de triste

over den dårlige samvittighed

over at man ikke er kommet med noget selv og grunden til at jeg spørger om de her ændringsforslag er selvfølgelig ikke bare fordi vi gerne vil have nogle ændringsforslag men det er fordi vi

ved hvad oppositionen gerne vil andet end at kritisere

herre flemming møller mortensen og fru trine mach og

på det her område der er ikke kommet et

vil rulle det tilbage og i øvrigt vil man have vækst men ikke noget om hvordan

det er ret pinligt at overvære den her debat og så kan herre johs poulsen godt være lidt morsom for det synes jeg bare vi mangler

altid en god blanding hvis man kender

måske i virkeligheden er rigtigt men det rammer mig altså når når jeg oplever at det at have magten i sig selv bare betyder at

oplever i den her sag og det synes jeg altså er

under andenbehandlingen vi havde en meget spændende debat under førstebehandlingen vi har haft et spændende forhandlingsforløb op til at

så endelig kom i høring og hele den proces der ligger i det

er det så der ligger i det her lovforslag

et lovforslag der handler om at skabe nye muligheder i planloven

for byggerier i danmark jeg har hørt en opposition nu her i dag

andet sjovt det er jo altså ikke sandheden

bruger planloven som deres redskab til at skabe vækst og skabe udvikling i deres lokalsamfund og det er netop på baggrund af kommunernes input til os at vi har lavet det her udspil

og haft de her behandlinger

jeg er noget forundret over hele det her billede af tvang

på to områder hvor vi diskuterer en meget meget restriktiv praksis der finder sted i dag

lille røgeri i en nedlagt landbrugsejendom og det her her røgeri går rigtig godt og vedkommende står så i den situation at

gerne vil udvide med en ny røgovn og dermed bruge et lokale ved siden af eller udvide udvide sit areal

så skal man flytte ind i

at de erhvervsdrivende der står

pålægges en flytning

at kommunen i udgangspunktet medmindre der er tale om skade på naturen på miljøet

skal give tilladelsen men selvfølgelig er der stadig væk de afvejninger som handler om naturhensyn som handler om miljøbeskyttelse den anden del er

i forhold til udviklingen af landsbyerne og mulighederne for at bygge nyt hvor der altså også er skabt en meget meget restriktiv praksis og det er derfor vi går ind og siger i udgangspunktet skal man medmindre der er hensyn til natur og miljø der taler afgørende imod det så det her med at skabe de muligheder har jeg meget meget vanskeligt ved at se er en dårlig medicin

budskab jeg får fra socialistisk folkeparti

man overhovedet kan lave en lovgivning man tror vil have en effekt

det skal bygges i morgen det ser vi jo netop meget meget tydeligt med hele diskussionen om udlægning af sommerhusområder jeg ser det absolut ikke som noget negativt at der ikke er poppet otte tusind sommerhuse op

jeg ser det til gengæld som noget positivt at mulighederne er skabt for at de kan bygges så kommer det radikale venstre så på talerstolen her med en sønderlemmende kritik af ministeren som jeg selvfølgelig

det hører jo ingen steder hjemme at beskylde ministeren for ikke at ville møde op til samråd

samråd og jeg møder op til samråd der er samråd i

synes jeg måske er en kende mærkværkdigt samtidig skaber det radikale venstre også et billede af

bygge store bygninger på vores strande altså på vores kyster i danmark

er på sin plads lige at få præciseret hvad det er vi taler om i planlægningsbegreber vi har noget der hedder strandbeskyttelseslinjen og det er altså fra vandkanten og tre hundrede

ind i landet det er helligt område og bliver ikke givet nogen tilladelser til noget det har intet med den her planlovsændring at gøre det der skabes muligheder for på baggrund af konkrete input

den planlægning der foregår tre hundrede

skaber større muligheder for det synes jeg er fornuftigt jeg synes det giver god mening at vi skaber muligheder for vækst rundtomkring i hele danmark

tilfredshed konstaterer at alle de her forslag der ligger i ændringen af planloven er noget der tegner sig et flertal for

er det der er sket for jeg må sige

en interviewrunde til seksten kommuner en interviewrunde som ikke bygger på

ikke kan se at den barriere eksisterer som regeringen har

en barriere i planloven for at man kan lave en gunstig udvikling til gavn for yderområderne i danmark jeg vil gerne høre ministerens holdning til så skarp en melding fra kommunernes landsforening og om det understreger realiteten i at det er noget der er blevet hevet op af hatten

det er noget der bygger på en dyb faglighed jeg har det indtryk

ført en dialog med de kommuner det handler om vi taler om de seksten kommuner som jo netop får de her muligheder i deres kystnærhedszone altså tre hundrede

ind i landet det synes jeg er

og mon ikke man skulle tænke lidt over i hvilken egenskab kl skal give et høringssvar kl skal give et høringssvar

altså for samtlige otte og halvfems kommuner i danmark og det at vi nu skaber den her differentierede planlægning

samtlige otte og halvfems kommuner klapper over

men der er det altså vi går specifikt ind i yderområderne i de ni og tyve kommuner vi

begynde at kalde det noget man bare hiver op af en høj hat og at man i øvrigt meget hellere så at det hele

noget pudsig kritik i forhold til at være i tæt dialog med kommunerne

have lov til at tage hensyn til de lokale forhold og det bliver de stækket i med det her forslag det jeg ser som processen i det her

er at statsministeren sammen med sin regering har skrevet i regeringsgrundlaget hvad det er man agter at gøre for udkantsdanmark og der er man nok desværre kommet til

jeg må spørge ministeren ville ministeren ikke have ønsket at en ændring af planloven

hvilede på et bredt flertal hvordan reagerer ministeren når ministeren hører fra en samlet opposition at kommer vi i regering

de ting som regeringen nu fremlægger som

landzone og kystnærhedszone ville det ikke være rigtigt for den danske udvikling

eller fjernt fra københavn at det var noget der kunne leve i lang tid og ikke stod over for en ændring og kunne det ikke også få ministeren til at tænke over om ministeren har understøttet processen for et eventuelt bredt flertal på den rigtige måde eller

være skønt hvis der var et flertal for planloven altså et stort bredt flertal jo det ville da være skønt og det undrer mig også såre

vi taler om nogle ændringer som er efterspurgt i kommunerne vi taler om nogle muligheder der skabes for netop at skabe vækst i danmark i fuld

er opgivet at det er seksten kommuner forskellige steder i landet og det er jo noget helt andet så derfor er det i virkeligheden ikke det

relateret til selv om ministeren bygger sit svar op

undrer mig også meget når man står med en miljøminister der her på talerstolen ved andenbehandlingen kan sige

er ændringer der er efterspurgt af kommunerne der ligger et høringssvar fra kommunernes landsforening der repræsenterer samtlige otte og halvfems kommuner som siger nøjagtig det modsatte hvordan kan en miljøminister så stille sig op og sige

helt tilfældigt hvem der er blevet spurgt og inddraget der er ikke nogen

har det aldrig nogen sinde været behandlet i kommunalbestyrelsen så man ved rent faktisk ikke hvad kommunalbestyrelsen

så det der med at det er efterspurgt af kommunerne er

ministeren ikke at værdifulde kystlandskaber går længere ind end tre hundrede

skaber og udbygger den differentierede planlov som handler om at selv om danmark er et lille land

giver god mening at skabe forskellige muligheder alt afhængig af hvilken type kommune

er kystzone og så videre det synes jeg giver rigtig rigtig god mening og det giver også rigtig rigtig god mening at være i dialog med de kommuner

omfattet af de her kriterier så må jeg selvfølgelig

samtlige otte og halvfems kommuner det tror jeg har været en meget meget vanskelig opgave for kl men det ændrer altså ikke ved

for hvem de her muligheder nu er blevet skabt

mener miljøministeren og jeg sætter streg under miljøministeren i det her land ikke at værdifulde kystlandskaber går længere ind end tre hundrede

fra vores kyster på en lang række

det jeg anfægtede i min tale var at herre johs poulsen får det til at lyde som om

i strandbeskyttelseslinjen altså fra nul til tre hundrede

en situation hvor der i danmark skulle

kommer ikke til at ske vores strandbeskyttelseslinje

udvikling i kystnærhedszonerne altså når vi har bevæget os tre hundrede

ind i landet jo stadig muligheder der skal vejes op i forhold til hensynet til både naturen og miljøet og dermed også de klitlandskaber der alt andet lige visse steder i danmark går længere ind end tre hundrede

skulle være interesseret i at ødelægge klitrækker

udpræget talelyst nede i salen jeg beder om at der er ro i salen så længe

forhandlingen sluttet og vi går til afstemning afstemning

der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

afstemningen slutter

for ændringsforslaget stemte to

ændringsforslaget er forkastet

ændringsforslag nummer en to fire og ti stillet af det samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer syv tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag

afstemningen slutter

der stemmes

tiltrådt af et mindretal

afstemningen slutter for ændringsforslaget stemte fem og fyrre

der stemmes om ændringsforslag nummer

afstemningen slutter

for ændringsforslaget stemte fem og fyrre

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer tolv af et mindretal

afstemningen slutter for ændringsforslaget stemte fem og fyrre

ændringsforslaget er forkastet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

har bedt om ordet så er forhandlingen sluttet vi går til

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

karen jespersen som

for skilsmisser i de tilfælde hvor parterne ikke kan blive enige om at dele boet det er jo heldigvis sådan at de fleste selv finder ud af at dele boet når de bliver skilt eller separeret men der er jo tilfælde hvor man ikke kan blive enige og har brug for hjælp udefra

de er desuden ret uklare og meget begrænsede så de har givet anledning til en del kritik gennem årene

blevet nedsat et udvalg der

det betyder at der nu kommer klare regler på hele det her område og det er bestemt en god idé som venstre kan støtte der er også gennemgående ret positive

jeg vil lige pege på tre områder hvor der sker en forbedring man kan sige for det første at der kommer en mere klar ansvarsfordeling

andet princip er at det skal gå hurtigt

og der er et økonomisk incitament til parterne om ikke at trække sagen i langdrag

for det tredje lagt op til mere smidige regler det vil sige at den offentlige

boet og ugifte og ægtepar med særeje får nu også samme muligheder så man kan sige at

en forbedring af regler for mennesker der står i en vanskelig situation og det

på den betænkning som ægtefælleskifteudvalget er kommet med det er jo en meget meget grundig gennemgang af

at der er brug for det når det regelsæt vi bruger i dag bygger på en lovgivning helt tilbage fra atten fire og halvfjerds med enkelte justeringer er jo soleklart når vi tænker på hvordan

måden vi lever med hinanden på har ændret sig i

ikke kan blive enige og forslaget bygger jo også på at det stadig væk er forventningen at de fleste selvfølgelig når de skal skilles eller separeres

opnår en enighed om det men i de tilfælde hvor det desværre ikke sker og man behøver hjælp udefra synes vi at der er klare forbedringer her vi opfatter det som en klar

der er så store udgifter for parterne og at der er en klar opdeling i

bobehandleren og skifteretten vi oplever også at det er en god idé at bobehandlerne er autoriserede og skal indgå i et samarbejde med skifteretten men vi er meget optaget af at

et valg borgeren skal gøre sig

bobehandler og vi er noget optaget af at få afdækket hvis parterne på det møde ikke er enige om man

som den borger der står og skal have hjælp

er jo i virkeligheden meget positive

der er enkelte områder som bliver nævnt

lovforslaget rummer jo den mulighed at ministeren kan træffe beslutninger om at bodeling skal ske i danmark hvis alene en af parterne er tilknyttet det danske der finder vi at det er meget meget vigtigt at vi lever op

både internationalt og europæisk og at vi er i samklang med vores omverden datatilsynet fortæller os at når en af parterne forsøger at være passiv i processen og ikke vil indgive oplysninger så kan skifteretten hente disse oplysninger og der er det vigtigt at man hele tiden har proportionalitetsprincippet inde sådan at personfølsomme oplysninger ikke leveres på en måde så

det kommer til skade for retssikkerheden for den enkelte

i bemærkningerne redegør for at man forventer at der vil være

et stigende antal behandlinger både hos skifteretten og eventuelt byretten

acceptere at fristerne forlænges for behandling og da vi jo ser hele lovforslaget som et ønske om at sagsbehandlingen også skal gå hurtigt

ved at de trækkes i langdrag

vi er lidt undrende over for hvordan vi kan gennemføre det her uden at det har nogle omkostninger overhovedet så vi socialdemokrater vil gerne støtte forslaget men med baggrund i de sidste tre bemærkninger som vi synes der er grund til at holde øje med

vi gerne have indført at vi laver en opfølgningsbestemmelse efter tre år for at se om man rammer rigtigt og om man faktisk

får rammet de her ting præcist nok ind

her må vi sige at vi jo tit her i

vi hele tiden laver lovgivningen om at det er bureaukratisk og at det er svært at følge med i her har vi så

fire og halvfjerds og sidst vi rigtig fik kigget på den var i nitten

tre og tres nu står vi i to tusind og elleve og nu reviderer vi den endnu en gang

hele tiden har været oppe og er blevet vendt

økonomien der står bla at

vil gå fra otte hundrede sager i

forslaget i

den fri proces at i skiftesager omfatter fri proces også advokatbeskikkelse således at salæret i første omgang betales af statskassen medmindre den fri proces undtagelsesvis begrænses således at den ikke omfatter advokatbeskikkelse

det her som en stor forbedring vi

set sager her på det sidste der er desværre mange

vi forventer ikke at folk skal blive sammen på grund af dårlig økonomi og udsætte hinanden for det

en skilsmisse så vi vil meget gerne i

hvordan vi får lagt en revisionsbestemmelse ind jeg kan høre at socialdemokraterne allerede nu

to eller tre år men det synes jeg vi skal tage i forbindelse med udvalgsarbejdet så vi holde fast i den del ellers er vi overvejende positive over for at det bliver smidiggjort til glæde for

de personer som desværre er kommet i den situation at de skal skilles men vi mener ikke det er skatteborgerne der skal betale for den eventuelt kommende merudgift så vi ser frem til at vi får kigget på hvordan vi kan få lagt en revisionsbestemmelse

som et stort fremskridt at vi får det her lovforslag

et område hvor mange må have følt sig retsløse når de har stået med problemer i forbindelse med den økonomiske deling efter separation eller skilsmisse

ægteskab man kan diskutere om det er en privat eller offentlig opgave at

lave den her bodeling men det der er vigtigt er i hvert fald

er mulighed for at få hjælp til dem der ikke kan komme videre på andre måder og når vi har besluttet at der skal være en mulighed for at få noget offentlig hjælp til det her

at det er værd at gøre så kan vi lige så godt gøre det ordentligt

for at den lov vi så får lavet i hvert fald bliver en lov som fungerer

er nogle af de samme ting som de tidligere ordførere har lagt vægt på

det vi har lagt vægt på er også at det er godt at man fremskynder grænsen for en skæringsdag

prøver at lukke den mulighed der er for at spekulere i

den ene eller den anden part

at der er nogle handlemuligheder en lang række differentierede handlemuligheder for bobestyrer og for skifteret i det her så man ikke kommer ud i et spil

man chikanerer eller trækker det i langdrag ved at man

meget tilfredse med at man har de handlemuligheder i det lovforslag der ligger her

er kommet nogle bemærkninger i de høringssvar der ligger

spørger om forholdet til databeskyttelsesdirektivet

at man har forholdt sig til det i ministeriet og at man ikke mener at det er intentionen at det skal være i strid med databeskyttelsesreglerne men vi synes da det er vigtigt under behandlingen i udvalget at vi sikrer os at det ikke er i strid med noget og at man i hvert fald gennemfører den intention om at det skal være i overensstemmelse med alle databeskyttelsesregler

det notat der ligger det er klart at der kan komme nogle spørgsmål under udvalgsbehandlingen

synes vi det er et godt lovforslag der ligger som vi gerne vil støtte op om

vi se på om der skal foretages nogle nogle justeringer eller

spørgsmålsvar mens sagen bliver behandlet i udvalget

ønske om at kigge på det her igen når vi har set hvordan

så vi er sikre på at vi har fat i den rigtige ende af

ikke ligger i halvtreds år til før vi næste gang får anledning til at kigge på det

fire og halvfjerds og egentlig har fungeret godt og hensigtsmæssigt helt frem til

tre og tres som jo også er ved at være et par dage siden hvor man så lavede en en ændring og en tilpasning til

nu er tiden så gået yderligere og

udtalt ønske om om ikke man kunne prøve at gøre det her på en lidt mere

kunne gøre det på en bedre måde der svarede mere til nutiden udvalget kom så med en betænkning som jo

er grundlaget for at vi i dag har et lovforslag på bordet som vi fra konservativ side støtter

meget teknisk og også noget omfangsrigt

til detaljeringsgraden som jeg ikke skal dykke meget ned i her i dag men jeg vil forholde mig til at når vi kigger alle paragrafferne igennem

der gør det mere enkelt og mere smidigt at skifte i forbindelse med ophævelse af ægteskab

at vi får en nemmere adgang til det og at det som sagt bliver enklere og smidigere dermed vil det også gå hen at blive billigere for parterne at få løst eventuelle stridspunkter hvis der skulle være

nogen hjælp til at få skiftet men der hvor der er behov for at få hjælp

det kan være hurtigt nemt og enkelt med forslaget bliver det så foreslået at man sætter egentlige bobehandlere

skifteretten der skal sidde og behandle sagerne

det er jo så dér hvor parterne betaler for den assistance de får og derfor tror jeg ikke som nogle har været inde på at det her forslag vil medføre merudgifter men det kan vi jo

se på under udvalgsbehandlingen det tror jeg ikke det vil gøre jeg tror også at der vil ligge en besparelse i

et stridspunkt om noget

have hele skiftet forelagt skifteretten hvis man er enige om

kan man altså med den her lov nøjes med med

på det som er selve stridspunktet og ikke hele det samlede skifte det vil også gøre det nemmere enklere og

jo heller ikke nogen grund til hvis parterne i øvrigt er enige om det meste så behøver man jo ikke at sidde og diskutere det en gang til så vi er glade for at vi med betænkningen har fået et lovforslag som gør at det her i fremtiden bliver enklere og smidigere og vi tror også på at

meddele følgende vi er som udgangspunkt positive over for

ved en skilsmisse men at der så bliver lavet nogle hensigtsmæssige ændringer i de tilfælde hvor der er nødt til at være offentlig bistand vi hæfter os ved at

dermed også mindsker risikoen for at der kan ske misbrug

mulighed for at få offentlig bistand

en begrænset del af skiftet for på den måde

vi synes egentlig også det er ganske rimeligt at kigge på

hvis den ene ægtefælle obstruerer ja så

den ægtefælle som har givet anledning til dem

vi i udvalgsbehandlingen meget nøje vil kigge dem efter i sømmene og bede ministeren om yderligere redegørelser så vi kan være helt sikre på at

meget stor betydning for folk som bringes i den situation at ægteskabet må ophøre og derfor skal vi

er kommet i den situation men vi er som sagt grundlæggende positive

man ikke kan snakke så godt sammen at man kan få delt boet på mindelig vis så er det godt at der er nogle muligheder for at få truffet nogle klare afgørelser og for at få hjælp til

i det konkrete tilfælde derfor synes vi også det er positivt at man får moderniseret reglerne for ægtefælleskifte vi synes

skal have belyst nærmere under udvalgsarbejdet

ministeren anfører i kommentarerne til høringssvarene at man regner med at der bliver dobbelt så mange sager som der er i dag det kommer jo til at kræve nogle flere ressourcer hos domstolene

at den tid skal tages fra nogle andre sager og derfor mener

under udvalgsarbejdet hvad forestiller ministeren sig helt konkret hvad er det for nogle andre sager der så skal

skal have dobbelt så mange sager på det her område

op til at man skal dele de boer hvor der kun er gæld og så måske et hus eller andet der skal sælges med tab det kan altså godt være noget af det der er meget besværligt og som tager lang tid

at det her ikke kommer til at gå ud over en lang række andre sager ved domstolene

vi også kan få afklaret nemlig de tilfælde

enten fordi man fuldstændig har givet op i forhold til alting eller fordi man ønsker at chikanere den anden så meget som muligt

der er nogen der på den måde ikke vil være med til at få afsluttet ægteskabet på en ordentlig måde

som jo har stor betydning for de mange mennesker der ikke har råd til at betale og

lægger op til at der skal være en del flere sager der bliver behandlet ved domstolene

sager hvor der ikke er noget overskud hos nogen af parterne så vil

har behov for at få noget hjælp og jeg forstod simpelt hen ikke

for eksempel gifter sig med en som de tror

der synes jeg altså ikke man kan sige at de selv er skyld i det hvis de så gerne vil ud af det og gerne vil have at det bliver afsluttet på en ordentlig måde her mener jeg

det er rimeligt at man har en mulighed for at få fri proces og også til at få en advokat som kan hjælpe en og derfor er det også noget af det

ministeren forestiller sig at det kommer til at fungere i praksis og få nogle praktiske eksempler på muligheden for fri proces eventuelt

lovforslaget det er glædeligt synes jeg at det ser ud til at der kan blive en bred opbakning til at få gennemført den her tiltrængte revision af reglerne om ægtefælleskifte

vil blive rejst nogle spørgsmål under udvalgsarbejdet det synes jeg er helt naturligt og det er også et omfattende og på nogle områder teknisk komplekst lovforslag vi taler om og derfor er

under udvalgsarbejdet selvfølgelig er til rådighed for at besvare de spørgsmål der måtte være også under indtryk

forskellige høringsparter i forbindelse med lovforslagets fremsættelse lovforslaget bygger jo grundlæggende på en betænkning fra ægtefælleskifteudvalget og indeholder jo en helt ny lov om ægtefælleskifte

som skal erstatte og udbygge de mere sparsomme bestemmelser i den gældende lov om fælles boskifte som

gældende regler har været kritiseret fra flere forskellige sider for at være for sporadiske for at de ikke giver skifteretten de nødvendige redskaber til at sikre et

at det stadig væk er hovedreglen at ægtefællerne selv står for delingen af fællesboet efter separation eller skilsmisse men

en hensigtsmæssig bistand til de ægtefæller der ikke selv kan blive enige om delingen af

mere smidig proces hvor en autoriseret bobehandler varetager selve bobehandlingen og vejledningen af ægtefællerne forslaget indebærer også mere fleksibilitet

på den måde at ægtefæller der i øvrigt skifter privat vil kunne få skifterettens hjælp for eksempel til

og endelig indebærer forslaget at udgifterne til skiftebehandling generelt vil påvirkes af om ægtefællerne medvirker konstruktivt og begrænser stridspunkterne

mulighed for at begrænse det offentlige skifte og dermed også omkostningerne til den del af boet og skiftet som ægtefællerne reelt er uenige om og der ligger jo

i de regler der nu lægges op til der bliver også bedre mulighed for at pålægge en ægtefælle som på en uforsvarlig måde giver anledning til øgede

boomkostninger at afholde en større del af af omkostningerne og endelig ændres økonomien ved offentligt skifte fra de gældende høje skifteafgifter til en betaling af vederlag

mere beskedne afgifter det er et vigtigt lovforslag

bistand til at dele deres fællesbo efter en separation eller en skilsmisse og det er jo også

se på de konkrete spørgsmål som er stillet under behandlingen her i salen i dag

som er blevet rejst af høringsparterne og som vil blive

velvillig behandling af lovforslaget i retsudvalget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

bedre form efter

udgangen af i år udarbejde et lovforslag der giver mulighed for at anvende elektronisk fodlænke

dels som udslusning af afsonere med længere frihedsstraffe det overordnede formål med beslutningsforslaget er at frigøre pladser i kriminalforsorgens institutioner og man henviser fra

side i den forbindelse til de gode erfaringer som vi jo har

danmark og sverige med netop fodlænkeordninger det ene element

genfremsættelse af beslutningsforslag nummer b syv og halvtreds som blev fremsat af blandt andet de samme forslagsstillere tilbage i to tusind og ni og det drejer sig om forslaget om at udsluse dømte med længere frihedsstraffe ved hjælp af fodlænkeordningen det andet element er nyt og

den gældende fodlænkeordning indebærer jo at personer med domme

indtil fem måneders fængsel kan

deres straf på deres bopæl under afsoningen

skal den dømte så overvåges og kontrolleres af kriminalforsorgen for at sikre at vedkommende ikke forlader bopælen uden for det tidsrum der er fastsat af kriminalforsorgen det er en overordnet tanke med den ordning at dømte som er i arbejde

under uddannelse ikke behøver afbryde deres

derfor skal man også opfylde en række nærmere angivne betingelser vedrørende blandt andet bolig og beskæftigelsesforhold for at kunne få lov til at afsone i fodlænke under førstebehandlingen af det tidligere beslutningsforslag den otteogtyvende januar sidste år redegjorde min forgænger for

i danmark den beslutning hænger navnlig sammen med at vi jo i forvejen benytter os af en række

udslusningsordninger og jeg tænker her på muligheden for udstationering til kriminalforsorgens pensioner alternativ afsoning på for eksempel behandlingsinstitutioner uden for kriminalforsorgen

herunder prøveløsladelse efter den såkaldte noget for noget ordning som den

at indsatte kan blive overført til steder

støtte og kontrol i udslusningsfasen eller hvor man i væsentlig grad kan tilgodese et eventuelt behov for pleje eller behandling det kan for eksempel være socialpædagogisk behandling eller behandling mod alkohol eller stofmisbrug dertil kommer at straffeloven i særlige tilfælde giver mulighed for

prøveløsladelse når halvdelen af straffetiden er udstået det gælder for det første tilfælde hvor konkrete behandlingshensyn

eller vægtige humanitære hensyn taler for det

gælder det indsatte som kvalificerer sig til prøveløsladelse efter den såkaldte noget for noget ordning den ordning giver mulighed for dømte i nogle tilfælde kan prøveløslades på halv tid hvis den dømte har ydet en særlig indsats for ikke at begå ny kriminalitet

sådan en særlig indsats kan for eksempel bestå i at den indsatte under fængselsopholdet har gennemført et relevant uddannelsesforløb eller deltaget i afvænningsbehandling

mod et eventuelt alkohol eller stofmisbrug derudover indebærer ordningen en mulighed for prøveløsladelse efter halv tid i tilfælde hvor den indsattes forhold samlet set taler for at det er unødvendigt at den pågældende afsoner resten af straffen i fængsel

jeg skal ikke her undlade at bemærke at noget for noget ordningen har vist sig at være meget velfungerende og her for nylig har jeg fremsat et lovforslag som har til formål at udvide den

ideen om udslusning i fodlænke skyldes det at ordningen vil have stort set samme målgruppe som de eksisterende udslusningsordninger og dermed vil der om jeg så må

være tale om en konkurrerende ordning med andre ord

man forestille sig at muligheden for at blive sendt hjem og afsone resten af straffen i fodlænke ville få indsatte til at fravælge de eksisterende udslusningsordninger og det ville kunne vise sig uheldigt da udslusning i fodlænke i samme grad vil kunne målrettes de indsattes individuelle behov herunder behov for støtte pleje og behandling samtidig også godt minde om at der jo til efteråret skal forhandles en ny aftale på plads for kriminalforsorgens økonomi og jeg synes det vil være mest nærliggende

om at udvide fodlænkeordningen i givet fald bliver taget op i forbindelse med disse forhandlinger

er forslaget om at bruge elektronisk fodlænke i stedet for varetægtsfængsling

gengæld nyt i bemærkningerne til beslutningsforslaget præciserer forslagsstillerne at fodlænken kun skal kunne bruges i stedet for varetægtsfængsling efter en grundig egnethedsvurdering altså overordnet kan man jo sige at vi i danmark varetægtsfængsler af fire forskellige årsager for at forhindre den sigtede i at flygte for at forhindre vedkommende i at begå ny ligeartet kriminalitet for at forhindre vedkommende i at obstruere politiets efterforskning og for at tilgodese det almindelige hensyn til retshåndhævelsen det er min klare opfattelse at ingen af de formål generelt kan tilgodeses ved at udstyre den sigtede med en fodlænke hele fodlænkeordningen indebærer

at den pågældende kan gå på arbejde eller passe sin uddannelse en person i fodlænke kan derfor opholde sig uden for sin bopæl i et betydeligt antal timer om ugen hvis en dommer for eksempel har vurderet

vil det i mine øjne ikke være nogen særlig formålstjenlig ting at sende

igen og i øvrigt lade bevæge sig frit

del af døgnet det samme gælder i tilfælde hvor en dommer har skønnet at der er bestemte grunde til at frygte en ny ligeartet kriminalitet såfremt den sigtede får lov til at forblive på fri fod fodlænken vil jo netop ikke kunne forhindre den

i at flygte eller begå ny kriminalitet for eksempel i det tidsrum hvor den

kan forlade bopælen for at gå på arbejde

i sager hvor der er bestemte grunde til at antage at den sigtede på fri fod vil vanskeliggøre politiets efterforskning ved at slette sine spor eller advare eller påvirke andre vil det naturligvis også være særdeles uhensigtsmæssigt at sende den sigtede hjem den kategori af varetægtsfængslede vil som udgangspunkt være undergivet besøgs og brevkontrol og

anfører da også selv i bemærkningerne at en fodlænkeordning af logiske årsager ikke kan bruges i den slags tilfælde

der de tilfælde hvor varetægtsfængslingen sker af hensyn til den almindelige retsfølelse det drejer sig om forhold der skønnes at være så grove

sigtede alene af den grund ikke bør være på fri fod derfor må man spørge sig selv om hensynet til retsfølelsen i den slags sager overhovedet er varetaget hvis den sigtede bevæger sig frit omkring i et betydeligt antal timer om ugen for mig er svaret på det spørgsmål som udgangspunkt

nej som min forgænger sagde under behandlingen af det tidligere beslutningsforslag rummer forslaget egentlig mange gode tanker imidlertid

skal vi jo altså ikke skyde os selv i foden ved at indføre fodlænkeordning i en form der kompromitterer de hensyn der ligger bag vores bestemmelser om varetægtsfængsling eller som får utilsigtede konsekvenser for de udslusningsmuligheder vi har i dag og det betyder altså at regeringen af de grunde som jeg her har været inde på ikke kan støtte beslutningsforslaget

at se hvordan en fodlænkeordning

nogen særlig værdi når vi taler om varetægtsfængslinger når det gælder den del af lovforslaget der handler om fodlænke som led i en udslusning er det centralt at vi i dag har nogle rigtig gode udslusningsordninger der netop er indrettet sådan at udslusningens forløb i hvert enkelt tilfælde kan målrettes

være konkurrerende i forhold til de udslusningsformer man har på nuværende tidspunkt

udslusningsformer som ministeren mener at fodlænkerne kan udkonkurrere

mange pensionspladser jeg ville jo allerhelst at mange flere kunne få gavn af pensionspladserne men det er et meget meget

udslusning til kriminalforsorgens pensioner det kan også være behandlingsinstitutioner der sker

afsoning på uden for kriminalforsorgen og så kan

prøveløsladelser efter halv tid

det er i hvert fald en af betænkelighederne ved det

tilrettelægge økonomien for kriminalforsorgen i

en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen

afvisende over for at det kan komme på tale men så må det

sikre på at det tilføjer en merværdi og ikke er en konkurrerende ordning der på en uhensigtsmæssig måde

udslusningsformer vi har men jeg synes det er fint at ministeren siger at sagen ikke er lukket her men at vi kan diskutere det

set også være en imødekommelse

hvor man har nogle folk

i verden

en god indkøringsfase frem for det som ministeren

mange af dem har jo nogle problemer at slås med også efter afsoning også når de bliver prøveløsladt efter for eksempel halv tid eller i forbindelse med andre udslusningsordninger

generelt om det jeg mener at

er fornuftig fordi der her er tale om at vi udvider ordningen altså grundlaget for at blive omfattet

haft noget arbejde i forbindelse med deres

og har vist en lyst og en evne til at

på den måde også komme i gang med noget fornuftigt når de kommer ud fra afsoning og altså ikke komme

i ny kriminalitet har jo ikke noget at gøre med selve noget for noget

effekt der troede jeg vi var enige om at noget for noget ordningen

fornuftig og at det er fornuftigt at udsluse folk så må vi jo sørge for

sker en fornuftig modtagelse af den pågældende hvis vedkommende har brug for hjælp til bolig uddannelse eller til at finde

som om vi har en helt perfekt verden i forhold til det retssystem vi nu har bygget op og det lovgivningssystem vi

ikke men jeg synes alligevel at ministeren skal have tak for at åbne så meget op at han siger at det kan vi kigge på når vi skal drøfte kriminalforsorgens

ikke godt kan give det løfte at han lover at tage det med selv og måske gøre det på forhånd at undersøge hvad mulighederne er for at vi kan anvende fodlænkeordningen fodlænkeordningen

også på det præventive område når det gælder det at få

afsonere ud i tilværelsen på en måde så de

kriminalitet der er helt sikkert store gevinster at hente stadig væk og det skal vi bestræbe os på og det håber jeg

jeg tager gerne sådan af egen drift hvis det var det der lå i i spørgsmålet

den her problemstilling med

de drøftelser som vi skal have til efteråret

den anden del af forslaget nemlig spørgsmålet om det med varetægtsfængsling nu er vi jo kendt for

en hel del mennesker på det her område kunne man ikke godt forestille sig at man foretog en positiv gennemgang og med positiv mener jeg at

for eksempel har hundrede konkrete tilfælde hvad der er tilgængeligt altså hvad man

var nogle af disse mennesker der uden at vi tilsidesatte alt for meget faktisk godt kunne gå ind i en fodlænkeordning sådan at vi ikke får en teoretisk diskussion men en nede på jorden diskussion om

heller ikke alle der bliver dømt og også af den grund kan det jo være

som alternativ til en varetægtsfængsling for de

jeg svært ved at se kan tilgodeses i en fodlænkesammenhæng jeg kan da ikke afvise at gennemgår man et antal

man finde nogle enkelte som af en eller anden grund alligevel kunne falde ind i en fodlænkesammenhæng som alternativ til en varetægtsfængsling men jeg tror det vil være meget

nu er der udvalgsbehandling af det her og hvis udvalget

konkretisering har jeg selvfølgelig ikke noget imod det

der er jeg altså i modsætning til

det kan komme til at passe ind men vi kan jo godt prøve

socialistisk folkeparti den

del handler om

elektronisk fodlænke ordning i forbindelse med

og vi ser også ganske positivt på brug af elektronisk fodlænke jeg vil ikke sige at vi i mange år har været tilhængere af fodlænker men vi er

positivt på den del af

et udmærket alternativ til nogle af de

en ny flerårsaftale der erstatter den nuværende

og den skal så forhandles senere

den del af det beslutningsforslag der ligger her i forhold til udslusning og brug af elektroniske fodlænker

set positive over for men vi synes

noget der skal gøres nu men tages i den diskussion der kommer om

som gør at vi i venstre ikke kan støtte op

som også justitsministeren redegjorde for at man når man

vil det efter venstres opfattelse typisk ikke være en mulighed

man har adgang til mobiltelefoner og

er hele formålet med en varetægtsfængsling ikke vil blive opnået hvis det i stedet for var en elektronisk

jeg sige at vi ser positivt på at socialistisk folkeparti rejser

om venstres ordfører er opmærksom på at vi ikke siger

men at justitsministeren skal komme med et oplæg såfremt det vil være muligt at gøre det

regeringen inden udgangen af to tusind og elleve at udarbejde et lovforslag om indførelse af

mulighed for elektronisk fodlænke for varetægtsfængslede for vi mener

meget få situationer hvor det opnås med elektronisk fodlænke i stedet

men hovedargumentet for at afvise beslutningsforslaget er

lige præcis i arresterne en tredjedel af alle dem der sidder inden for tremmerne i dag

man gør i andre lande og selvfølgelig hvis det viser sig at det er muligt i nogle tilfælde

må man jo overveje det men udgangspunktet er det som jeg redegjorde for tidligere det der også ligger os

aktuelle forhandlinger om statens økonomi er jo at man får fundet nogle ordninger hvor man får gjort tingene mere effektivt og måske også billigere og bedre

elektroniske fodlænke måske kan være et alternativ til nogle af de udslusningsordninger man har i kriminalforsorgen

i nogle enkelte tilfælde være en billigere ordning end den vi har

noget der er billigere og bedre end det nuværende system må man jo

tror jeg vil vende diskussionen lidt i forhold til hvad venstres

straffen det betyder også som vi

nogle opstramninger i forhold til prøveløsladelse

skal kunne slippes tidligere på nogen måde

den vej vi ønsker at gå det er den ene ting

jeg synes der er nogle forhold der gør sig gældende her

er nogle muligheder for at bruge det i forhold til varetægtsfængsling

det er et indgreb at sidde varetægtsfængslet

at det vil være helt naturligt

vente med at tage det her op til

er det også mit indtryk ud fra de spørgsmål som fru karina lorentzen

de foregående talere at man er indstillet på

synes det vil være en god ting at tage det op dér så jeg vil sige at det sådan er en

have strengere straffe det har vi jo hørt på i en uendelighed og at vi ikke er enige her men jeg synes det er positivt at

ordføreren åbner op for at vi kan kigge på det med varetægtsfængsling jeg synes så måske ikke at ministeren var så positiv som ordføreren siger

da

egentlig godt vil sige til det er at i forbindelse med varetægtsfængsling synes jeg

der er vigtigt er at man jo ikke er dømt på det tidspunkt og jeg synes faktisk det

er nogle der bliver varetægtsfængslet og som i øvrigt også kommer fri igen og

har været uberettiget og så videre om det er muligt ved jeg ikke men jeg synes bare det er væsentligt at se på

netop på grund af de forhold jeg mener

muligheden med fodlænke elektronisk fodlænke altså det at man sidder i sit eget hjem med en fodlænke på og en elektronisk anordning der gør at myndighederne kan holde øje med at man er der

i forbindelse med at dem der får nogle af de kortere frihedsstraffe og som i øvrigt findes egnede til

det er hensigtsmæssigt af flere gode grunde

jo så selv få lov til at betale for lys vand varme og husleje man kan

selv sørge for at man får noget at spise når man er derhjemme

anden væsentlig fordel ved det og det er at man har langt bedre mulighed for at bevare kontakten til sin familie og drage omsorg for sin familie

få lov til at passe sit arbejde eller sin uddannelse i det tidsrum hvor det nu er nødvendigt men ellers skal man være derhjemme og på den måde er man så frihedsberøvet når man ikke lige passer sit arbejde det er jo en ganske glimrende ordning som jeg selv foreslog tilbage i

den store stemning for det der havde vi også en anden regering men så fik vi heldigvis en borgerlig regering der

vi fået den ordning og den udvikler sig jo hele tiden og vi bliver klogere og klogere på det og får flere og flere erfaringer med

det er en ganske glimrende måde at gøre tingene på når det i øvrigt er hensigtsmæssigt i forhold til den dømte og den dømtes forhold spørgsmålet i beslutningsforslaget

om den ordning skal bruges til noget mere end til afsoning skal den bruges i forbindelse

varetægtsfængsling skal den bruges i forbindelse med udslusning fra at man har siddet inde i et lukket fængsel

to interessante forslag det ene er mere

forestille sig at vi skal ind og bruge elektronisk fodlænke som et alternativ til varetægtsfængsling kan jeg ikke få øje på er muligt hvis man ser på hvad

ikke se at det kan lade sig gøre at man kan sidde i eget hjem med en elektronisk fodlænke på

det gør vi for at den mistænkte ikke går ud og påvirker vidner hvordan vil vi sikre os det hvis vedkommende sidder i eget hjem

få besøg osv hvordan

den der sidder varetægtsfængslet i sit eget hjem ikke har mulighed for at gå ud og

påvirke efterforskningen slette spor efter gerningen

så være varetægtsfængslet på gerningsstedet

en risiko for at vedkommende vil flygte herunder flygte til udlandet ja så er det også noget nemmere når man sidder derhjemme hvis man har lov til at passe sit arbejde går der

at vedkommende rent faktisk er væk så er der hele spørgsmålet

ikke er hensigtsmæssigt at offeret kan møde sin gerningsmand dagen efter der kan det heller ikke lade sig gøre at vi varetægtsfængsler i eget hjem

ikke rigtig flere grunde til at vi varetægtsfængsler

i hvert fald ikke gøre det at vi sætter dem i en elektronisk fodlænke i eget hjem

helt omvendt så jeg har svært ved at se at der kan være nogen muligheder men jeg lytter da til

det kan lade sig gøre det synes jeg lyder lidt interessant jeg kender det ikke og jeg har ikke nogen erfaring med det men kan vi under udvalgsarbejdet få noget mere information om

det er derovre så kan det da godt være at jeg kan blive overbevist om at der kunne være en mulighed for at gøre det jeg tvivler men jeg kan jo blive overbevist

anden del som jeg synes er langt mere interessant og fremkommelig det

med at sidde i et lukket fængsel så sker der stille og roligt det at man bliver sluset over i åbne fængsler så kan man komme ud i noget pensionslignende man kan blive prøveløsladt man kan komme ud

et udslusningsforløb man prøver at følge hvis det kan lade sig gøre og i den sammenhæng

jo så sammenholdes med de andre muligheder vi har for udslusning hvordan kan den elektroniske fodlænke passe ind der

kommer godt tilbage i samfundet igen og kan leve en kriminalitetsfri tilværelse det må jo være det der er målet for os alle sammen så den del er vi positive over for og vi glæder os til at vi kommer lidt længere hen på året hvor vi skal diskutere en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen

holdning til det her forslag sådan at man ser mere åbent på det end man gjorde tidligere og det er da positivt det kan også godt være at det er fordi nøden driver en til

sker der jo ikke noget ved det med hensyn til det andet forslag

have lyst til at læse forslagets tekst op det vil jeg ikke gøre

jo ikke noget absolut i det og derfor vil jeg sådan set blot foreslå at man under udvalgsarbejdet og i det videre forløb prøver

måske uretfærdigt eller urimeligt eller den slags

den sigtede senere blev dømt jeg synes

uden at det skal være en gennemgang af alle varetægtsfængslinger

fodlænkeordningen i visse tilfælde

man kan se om der er noget vi kan bruge her i landet i betragtning af at vi varetægtsfængsler mere end så mange andre

jo godt forestille sig at der var nogle muligheder men som sagt har

positiv holdning til forslaget

til det videre arbejde og er glade for at justitsministeren nu aktivt vil drage tingene ind i forbindelse med de kommende forhandlinger

jeg er fuldstændig enig i intentionen med det her forslag

at vi skal have færre mennesker til at sidde varetægtsfængslet

jeg er også enig i intentionen om at vi skal have en bedre udslusning af folk der er blevet dømt og har

lang tid i fængsel så intentionen er jeg enig i men jeg kan ikke forstå hvorfor man så skal frihedsberøve dem med en fodlænke

man ikke vurderer at der er risiko for at de bare går ud og begår nye forbrydelser så behøver man jo ikke at varetægtsfængsle dem så kan man vente på at de bliver dømt

jo et af de lande der varetægtsfængsler allermest

kunne jo godt se på hvordan vi kunne nedbringe omfanget på andre måder

skal være spærret inde

en fodlænke på så må vi jo sørge

at politiets efterforskning går noget hurtigere så de hurtigere kan komme for retten

i forhold til udslusning altså vi ved

vi ved der er gode erfaringer med pensioner og andet i forhold til at få folk udsluset på en ordentlig måde og give dem de redskaber der skal til for at de kan komme i gang med at leve et liv hvor de ikke sidder i fængsel men selv skal kunne håndtere hverdagen kunne komme i gang med uddannelse arbejde

en kriminalitetsfri tilværelse så heller ikke her forstår jeg hvorfor det er nødvendigt at give dem en fodlænke på hvis man ikke vurderer

jeg er helt enig i intentionen men jeg mener at vi skal se på andre måder at gøre det på

på kriminalforsorgen i frihed

af de mange ekstra opgaver de har fået i de senere

vi ved de virkelig er i stand til at gøre en forskel og virkelig er i stand til at hjælpe folk til at få en kriminalitetsfri tilværelse hvis ellers de har nogle ordentlige ressourcer og jeg synes det er der man skal sætte ind med ressourcer i stedet for på

så er det nu man skal stikke en finger i ørerne hvis man

og jeg fornemmer

realisere de her planer i hvert fald har flere partier tilkendegivet at det er noget som vi kan tage op under kriminalforsorgsforligsforhandlingerne

dæmme op for den situation som vi har i kriminalforsorgen

man konverterer nogle åbne pladser til lukkede

lader nogle afsonere vente

og man har oven i købet kun lavet en vurdering for to tusind og elleve

sted at pengene havde været bedre brugt på at realisere det her som vi

er fint at vi får drøftelsen til forhandlingerne senere jeg skal sige fra socialdemokraterne at de

været afvisende over for det her forslag men at de støtter det denne gang

det er positivt at man trods alt vil gå

varetægtsfængsling hvilket flere har tilkendegivet jeg vidste godt at det ville være den sværeste del af det her forslag vi ved bare at

konstruktivt i den forbindelse vi har lagt mærke til at det gør man i england jeg

en god idé i danmark det er også derfor at vi har formuleret

beslutningsforslaget på en blød måde

ministeren skulle komme med et oplæg til det såfremt det kunne være interessant jeg vil slutte af med at sige at

og såfremt ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget

dette beslutningsforslag har til formål at pålægge regeringen allerede i indeværende folketingssamling at fremsætte de nødvendige lovforslag

gøre det muligt for danske fodboldklubber på divisionsniveau at indsamle og også udveksle oplysninger om kendte uromagere

fodboldrelaterede uroligheder eller gentagne gange har gjort sig skyldige i alvorlige brud på reglementer på

uromagerne skal kunne registreres i op til to år og at de registrerede personer skal orienteres om indsamling og videregivelse af oplysningerne klubberne skal kunne føre bevis for de ulovligheder som har ført til

gerne starte med at slå fast at regeringen jo deler

om at vi skal bekæmpe uro i forbindelse med fodboldkampe det tror jeg sådan set vi alle sammen er

tage sine børn med til fodboldkamp og regne med at det bliver afviklet i fred og ro

jeg også gerne slå fast at regeringen ikke kan støtte forslaget jeg skal

hvorfor vi ikke kan støtte det men indledningsvis her i debatten vil

superligaen er kendetegnet ved uroligheder så har vi faktisk i danmark i bund og grund en god

blandt tilskuerne

tilskuere til fodboldkampe er jo fredelige mennesker

ulovligheder eller på anden måde laver ballade de vil simpelt hen bare gerne se en god fodboldkamp

de mange tiltag som både myndigheder og klubber har iværksat gennem årene har jo også medvirket til at fastholde den gode kultur omkring vores fodboldkampe når det er sagt

er det klart at vi ikke skal acceptere at en begrænset gruppe fodboldtilskuere hooligans om man vil optræder på en måde

og nogle gange ligefrem til fare for de mange andre tilskuere som altså ønsker at følge deres hold på fredelig vis

netop grunden til at der allerede er og fortsat vil være stor fokus på problemet med hooliganisme fra myndighedernes side herunder særligt fra politiets side det gav jeg også klart udtryk for under et samråd i retsudvalget den syvende april om netop

er der i de senere år iværksat en lang række initiativer på det her område lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder den såkaldte hooliganlov blev vedtaget af folketinget for lidt over to en halv år siden

lovforslaget var baseret dels på anbefalinger fra rigspolitiets arbejdsgruppe om bekæmpelse af hooliganisme i danmark

dels på oplysninger fra en række andre lande herunder navnlig storbritannien hovedelementet i loven er en karantæneordning hvor politiet når betingelserne er opfyldt kan meddele personer en generel karantæne mod at opholde sig i nærheden af bestemte idrætsbegivenheder

kan blive bedre fodboldhåndbogen er derfor for tiden ved at blive nærmere evalueret og revideret af en arbejdsgruppe under rigspolitiet

af muligheden for at fastsætte karantæner efter hooliganloven har politiet fået mulighed for at registrere uromagere med en særlig aktualitetskode i kriminalregisteret

sådan registrering er at øge politiets opmærksomhed på den pågældende registreringen vil samtidig kunne medvirke til at sikre et kvalificeret grundlag for en eventuel senere vurdering af om der er anledning til når betingelserne i loven er opfyldt at meddele den pågældende en karantæne aktuelt er tre hundrede og tretten personer ifølge rigspolitiet registreret som uromagere i kriminalregisteret ud over politiets indsats på området har fodboldklubberne også individuelt indført ordninger der som supplement til hooliganloven kan medvirke til at opretholde ro og orden i forbindelse med afviklingen af fodboldkampe ordningerne indrettes og

af klubberne selv men naturligvis deltager politiet aktivt i drøftelser med klubberne om sikkerhedsmæssige forhold og politiet vil i den forbindelse også kunne komme med gode ideer til klubbernes egne

i forhold til disse supplerende tiltag

dog væsentligt at klubberne har mulighed for selv at tilrettelægge de tiltag som

er der på nuværende tidspunkt i hvert fald ikke anledning til at ændre på den vurdering som blev

er det politiets vurdering at hooliganloven allerede har haft en positiv virkning selv om den ikke har været i kraft i lang tid derfor mener jeg ikke at der på nuværende tidspunkt er et konkret og et vigtigt behov for at indføre den mulighed for at indsamle og udveksle oplysninger om hooligans som er foreslået i beslutningsforslaget

at hooliganloven tilsyneladende virker efter hensigten betyder jo ikke at vi ikke fremadrettet skal være meget opmærksomme på det her område rigspolitiet følger derfor også udviklingen ganske nøje og arbejder løbende med at udvikle indsatskoncepter og så videre samtidig deltager rigspolitiet løbende i drøftelser

om eventuelle nye supplerende tiltag så altså for kort at sammenfatte det der er og vil fortsat være fokus på det

giver mulighed for at give uromagere karantæne og adgang til at registrere dem i kriminalregisteret og derudover har politiet udarbejdet fodboldhåndbogen ligesom fodboldklubberne individuelt har indført ordninger der skal medvirke til at sikre ro og orden

det er rigspolitiets overordnede opfattelse at der ikke aktuelt er et politifagligt behov for yderligere generelle tiltag af den foreslåede art efter regeringens opfattelse skal der ganske tungtvejende grunde til før man giver

at udveksle personfølsomme oplysninger til private parter på baggrund af politiets aktuelle vurdering af situationen er det regeringens opfattelse at sådanne tungtvejende grunde ikke foreligger på nuværende tidspunkt regeringen kan derfor

også kaldet hooliganloven

redegjort for i hovedtræk mulighed for at uromagere kan gives karantæne fra særlige idrætsbegivenheder og

mulighed for at videregive oplysninger om registrerede uromagere til autoriserede kontrollører

hensynet til en fredelig afvikling af en sportsbegivenhed og på den anden side hensynet til retssikkerheden loven er vedtaget med et bredt flertal her i folketingssalen men

det beslutningsforslag vi behandler i dag

dengang var af afgørende betydning for de radikale

man kan da undre sig over hvad der så har ført til at man

en anden opfattelse af situationen men det er jo reelt nok hvis det er tilfældet i venstre er vi opmærksomme på tendensen til udvikling af hooliganisme

vi mener at der har været behov for at indføre effektive foranstaltninger til at bekæmpe hooliganisme

med personfølsomme oplysninger som er beskyttet af persondataloven

sig selv med noget som ikke allerede kan løses med den nuværende hooliganlov men beslutningsforslaget giver derimod mulighed for at andre personer end politiet kan videregive og opbevare personlige oplysninger hvilket man med rette

beslutningsforslaget vil være retssikkerhedsmæssigt

en offentlig myndighed der der varetager registeret

fører registeret så vanskeliggøres kontrollen og klager over registreringen

vi vil godt anerkende den indsats

man har jo som justitsministeren var inde på noteret et fald i antallet af frihedsberøvelser vi anerkender tillige at der fortsat skal ydes en indsats til bekæmpelse af fodboldvold og hooliganisme

kompromis med retssikkerheden som der her er lagt op til fra

i dansk folkeparti er vi

meget positive over for det her forslag vi ser et stort behov for at sikre at mennesker der

en fredelig og rolig dag i stedet for at blive

optøjer i forbindelse med de her fodboldkampe enten

at når der skal være stor fodboldkamp skal der også være stor slåskamp eller ødelæggelse eller ballade ofte ledsaget af alkohol og hvad der dermed kan følge

gjort noget ved der har heldigvis som

for at stoppe hooligans men der er brug for mere

politiet med nogle bedre redskaber på den her front derfor venter vi

men derfor kan vi jo sagtens diskutere

at forbedre klubbernes mulighed for at bekæmpe de professionelle ballademagere for

det der er tale om det er professionelle ballademagere justitsministeren siger så at der heldigvis

og det er da også glædeligt at der måske har været knap så mange problemer

tidligere år det man så kan diskutere

om det kan hænge sammen med hvilke klubber der er i den bedste række i superligaen det kunne godt have en effekt at for eksempel en af de store byers klubber ikke er med lige nu

set tidligere kunne risikere at blusse op

det er klart at det er noget vi er nødt til at tage bestik af når de radikale så foreslår at man bedre skal kunne udveksle oplysninger så ser vi

også bemærket os at dansk boldspil union

markeret sig i forbindelse med det her forslag og sagt at de ønsker

udebanekontrollørerne

deltager ved udebanekampen og laver den ballade de

hjemmebanekampen så det er altså

tæller meget positivt i vægtskålen til fordel for forslaget at den

organiserer fodbolden nemlig dansk boldspil union siger

gennemføre det her forslag når vi ser på

den høring som folketingets retsudvalg og

kulturudvalg havde for ikke så længe siden

kunne nikke genkendende til var

det såkaldte udebaneregister

når man skal være med til holdets udekampe noget andet der er vigtigt

foregår i udlandet et tredje emne som vi ser med stor alvor på

de meget lempelige sanktioner hvis

familier

her kampe derfor har man en nultolerance over for det

romerlys med igen så der er brug for en hel del forskellige initiativer vi kan kun støtte det initiativ der er

fra det radikale venstre

rose det

vi meget gerne have at klubberne medvirker

nogle redskaber den anden vej jeg synes set at det her forslag er udmærket at

og hvornår man kan blive registreret og at der er en klagemulighed og nogle klare regler for hvordan man bliver slettet hvis

en uretmæssig registrering synes jeg faktisk er meget bedre end hvis der sker en uofficiel overlevering af sladder i gadekæret hvor man informerer informerer hinanden

oplever at få karantæne fra

man kunne eventuelt lave det ligesom man har gjort på nogle diskoteker

og personfølsomme oplysninger

er meget indstillet på at vi finder en model for

på sikkerhed og tryghed når vi taler om afvikling af fodboldkampe det er meget vigtigt

kan være en familiebegivenhed hvor alle tager af sted og

spille fodbold og hygger sig imens og at man kan gøre det uden

risiko for at man skal blive involveret i et eller andet

ballade ikke bare nede på græsplænen hvor

helt uhørt at der er nogle der har den holdning at fodboldkampe skal bruges til at lave ballade vel at mærke en ballade

går ud over alle de andre helt almindelige fredelige mennesker som bare gerne vil

det vigtigt at der er fokus på det her område

også derfor at regeringen tog initiativ til at få lavet det såkaldte hooliganregister

komme i nærheden af stadion

det der er godt ved hooliganregisteret

kommer man ikke bare i et register fordi

der er en kontrollør eller andre der synes

der fordi der ligger en konkret sag ved politiet altså et strafbart forhold man kommer i registeret på politiets foranledning og man kan få det prøvet ved domstolene

man uberettiget er kommet i det pågældende register altså hooliganregisteret

og det synes jeg ligesom mangler i det forslag

retssikkerhed for her lægger man altså op til at private foreninger

folk i et register som ikke bare gør at

kan komme på det pågældende stadion

det er jo et meget voldsomt indgreb man kan sige

kunne vi jo godt tillade det men så må der være en domstolsprøvelse

at tilsidesætte retssikkerheden og overdrage det til klubberne efter forgodtbefindende

folk ind og ud af det her register det synes vi ikke

sørge for at lave nogle indgreb over for borgere der ikke kan opføre sig ordentligt

ikke være mere vidtgående end højst nødvendigt der kan være situationer hvor det

absolut nødvendigt at vi skrider ind og gør noget effektivt men lige præcis i forhold til dem der laver ballade ved fodboldkampe

gøre nemlig politiet at de nuværende redskaber

bruges til at håndtere dem der vil lave ballade

set efter at hooliganregisteret er blevet indført er at det nødvendigvis

set rigtigt nok men det der er en væsentlig forskel fra tidligere er at mange af de

så mange registreret i det pågældende hooliganregister

gør i dag og som der ikke er noget retssikkerhedsmæssigt problem i nemlig at de forskellige fodboldklubber

kan følge deres egne fans når de

nogle af foreningsfolkene tage med

opfører sig ordentligt mens de er ude derudover gør politiet også det at det lokale politi derfra hvor en klub rejser ud i det ganske land tager

ikke er behov for at vi gør det her og da der ikke er behov for det

være vold ved fodboldkampe vi ønsker at fodboldkampe skal være noget man kan gå til og have en dejlig oplevelse med og noget man kan tage sine børn med til så de også kan få en god oplevelse så formålet er vi alle sammen enige om men vi forstår simpelt hen ikke at radikale venstre fremsætter det her forslag andre har været inde på de retssikkerhedsmæssige problemer der ligger i det

virker hvis man gerne vil have at der skal være fredeligt i forbindelse med fodboldkampe

det der virker er at have en dialogtilgang at det faktisk virker når man går ud og ansvarliggør nogle af de her mennesker det er det dsb er lykkedes med siden de uddannede nogle af deres folk i konflikthåndtering og

for at de laver aftaler hver gang fansene skal med toget frem og tilbage

ikke været problemer tidligere blev togene hærget dsb personalet var bange nervøse havde stort sygefravær

det gik ud over de andre passagerer men siden man lavede aftaler om hvornår

der er særlige vogne til dem man hilser pænt

ikke været problemer tilsvarende har politiet i aarhus uddannet nogle betjente i hvordan

fodboldkampe og andre større begivenheder og aftaler

for at følge de her mennesker frem og tilbage til stadion og til de værtshuse hvor de skal ind at drikke undervejs eller hvad det nu kan være

at når det var det ene politikorps der håndterede situationen

der stor ballade og når det var det andet politikorps som havde en anden tilgang til det der håndterede situationen blev der ikke ballade selv om det var nøjagtig de samme fangrupper det viser altså at det har utrolig stor betydning hvilken tilgang man har til det og jeg synes det er den vej man skal gå fordi det faktisk virker hvorimod de steder man forsøger med at optrappe konflikterne

dem skal man tale op til og gøre ansvarlige for at sikre en ordentlig situation og det gør

derimod skærer alle fansene over én kam og begynder at lave kontrolforanstaltninger i forhold til dem alle sammen og mistænkeliggør dem ja så får man dem på det modsatte hold

en konfrontation derfor tror jeg altså det er væsentligt at vi styrker den tilgang der handler om dialog konflikthåndtering og ansvarliggørelse af fansene

kalde en overraskelse nemlig at det radikale venstre ønsker at slække på retssikkerheden øge overvågningen og udbrede personfølsomme oplysninger det er en kombination jeg dog ikke har set fra den kant før

det vi i liberal alliance ønsker skal ske på det her område vi synes

og sørge for at gøre den endnu strammere

diverse registre her lægger man op til at fodboldklubberne har mulighed for at indsamle

disse virksomheder og foreninger har mulighed for at gøre det det vil give mindre beskyttelse

vi synes at det er meget bekymrende at man

omfang at kunne udveksle personfølsomme oplysninger om borgerne herre karsten lauritzen venstres ordfører sagde at det er

en mere lempelig omgang med personfølsomme oplysninger end man har i dag og

ikke så meget andet at sige end at det er en fuldstændig korrekt opfattelse af forslaget

man synes at lige præcis det her område er så særlig farligt eller

personfølsomme oplysningers udveksling end man er i en række sager af mere alvorlig karakter det synes jeg nemlig er

jeg synes faktisk at det har været interessant

at høre hvem der støtter forslaget og

dfs ordfører var ved sidste forslag dybt bekymret over

samme holdning som de radikale så vil

bekymret over at df støtter

som vi har fremsat jeg synes tværtimod

desværre ikke været her så vi kender ikke deres holdning og derfor ved vi heller ikke hvordan

flertalskonstellationen ser ud

i hvert fald giver anledning til at man at man får en drøftelse i udvalget som måske kan føre os et

det retssikkerhedsmæssige sfs

at sf støttede forslaget fordi de i sf faktisk følte at den retssikkerhedsmæssige situation blev bedre ved at man ligesom havde en mere officiel tilgang til det frem

at at man laver en registrering behøver jo ikke betyde at de pågældende ikke bliver oplyst om registreringen tværtimod har vi

altid i det radikale venstre været indstillet på

fik man også selv at vide hvad det var man var registreret for det er et

derfor kan man sige at det at der indføres en officiel registrering jo altså også betyder at

er registreret og derfor også kan forholde sig til det på den ene eller

den anden måde så vi føler faktisk ikke at retssikkerheden

bliver svækket ved at vi gør det her så har jeg også noteret det som

justitsministeren sagde nemlig at

yderligere redskaber nej

det nødvendigvis er det helt rigtige

som også herre peter skaarup var inde på

var jo at der var nogle klubber der ønskede det her og det vil sige at de altså åbenbart

gjort noget mere og at man syntes at det her var en måde at gøre det på som i og for sig ikke var specielt dramatisk men igen vil det selvfølgelig

af hvordan det bliver gjort og derfor er det heller ikke et lovforslag det er jo netop et beslutningsforslag som kan danne grundlag for at

det er selvfølgelig noget det radikale venstre værner om og det gør vi hvad enten det

i andre sammenhænge derfor er der sådan set ikke nogen manglende konsistens i det vi foretager os i hvert fald ikke efter vores egen opfattelse men jeg jeg skal sige tak

vi ikke kan finde en eller anden mulighed for at komme et skridt videre i retning af det

hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget

af dobbelt statsborgerskab

i den danske indfødsretslovgivning at dobbelt statsborgerskab skal begrænses så vidt det er muligt baggrunden herfor er

det er den generelle politiske opfattelse at statsborgerskabet betyder noget ganske særligt statsborgerskabet er noget vi bliver født med og vokser op med og som er med til at forme

identitet en person opnår et særligt loyalitetsforhold til det land hvor den pågældende er statsborger derfor er spørgsmålet om dobbelt statsborgerskab principielt

visse tredjelande vil være en nemmere adgang til at indrejse når man er statsborger i landet samtidig er jeg udmærket godt klar over at danske statsborgere uanset at de flytter permanent til for eksempel amerika stadig føler sig særdeles danske fastholder den danske kultur fortsat danser

juletræet og holder andre danske traditioner i hævd

er vanskeligt og skal overvejes nøje globaliseringen og den øgede mobilitet betyder også at mennesker i mange tilfælde kun slår sig ned i et andet land i en begrænset periode mennesker er ekstremt mobile og muligheden for at bevare mere end et statsborgerskab behøver derfor ikke i alle tilfælde at imødekomme nutidens behov svaret på globaliseringen er ikke at mennesker skal have flest mulige statsborgerskaber og dermed pas afhængigt af hvor de arbejder på et givent tidspunkt derimod forudsætter den øgede mobilitet at nationale regler for eksempel krav om bestridelse af job

at udredningen af reglerne om dobbelt statsborgerskab konkluderer at en videre accept af dobbelt statsborgerskab ikke har medført problemer for de lande der giver mulighed for det i deres lovgivning og at udredningen desuden dokumenterer at fordelene ved at tillade dobbelt statsborgerskab langt

hinanden der er en relation en relation til den danske indfødsretslovgivning

men i overvejelserne indgår naturligvis også de ulemper udfordringer eller ligefrem direkte problemer som personer med dobbelt statsborgerskab kan blive mødt

netop det forhold at den enkelte kan stå over for problemer

den pågældendes ene hjemland ikke er i stand til at yde beskyttelse for eksempel i forbindelse med fængsling i den pågældendes andet statsborgerretsland det betyder også at et land som amerika som ellers generelt accepterer dobbelt statsborgerskab advarer om at dobbelt statsborgerskab kan medføre en række problemer for borgerne og at dobbelt statsborgerskab derfor ikke kan anbefales som sådan i forlængelse heraf har amerika i forhold til

om valgbarhed i flere lande på samme tid indsat en bestemmelse i lovgivningen hvorefter det skal vurderes om en amerikansk statsborger ved at blive valgt ind i et andet lands lovgivende forsamling derved har ønsket at frasige sig sit amerikanske statsborgerskab det radikale venstre argumenterer også i sit forslag med at det af udredningen fremgår at flere af de adspurgte lande fremhæver at dobbelt statsborgerskab understøtter integrationen fordi det for den enkelte person blandt andet

som er motiverende for den pågældendes lyst

sig og søge arbejde

at erhvervelse af statsborgerskab i danmark ikke er en del af og dermed ikke er det absolutte mål med integrationsprocessen

at mange flygtninge og indvandrere med opholdstilladelse i danmark ville føle en større samhørighed

hvis de opnåede indfødsret og netop gennem integrationsprocessen bliver de i stand til at kunne

de betingelser der stilles for erhvervelsen af dansk statsborgerskab personer med dansk indfødsret har stemmeret

mulighed for at få udstedt dansk pas

for den individuelle persons samhørighedsfølelse med landet på den anden side er jeg af den opfattelse at danske statsborgere med udenlandsk oprindelse

have nemmere ved at knytte stærke bånd til

hvor det vurderes at være muligt eller hensigtsmæssigt der gælder således en række undtagelser

kravet om løsning fra hidtidigt statsborgerskab i forhold til udlændinge bosiddende i danmark som ansøger om dansk indfødsret lad mig først og fremmest nævne at mange af de udlændinge som ansøger om indfødsret kommer fra lande hvor der sker automatisk fortabelse af statsborgerskabet ved erhvervelsen af et fremmed ligesom tilfældet er i danmark herudover stilles der ikke løsningskrav over for ansøgere med flygtningestatus eller over for ansøgere fra lande hvor erfaringen har vist at det er umuligt eller forbundet med overordentlig store vanskeligheder at blive løst har en ansøger dokumenteret

gjort et seriøst men forgæves forsøg på at blive løst vil der heller ikke blive stillet løsningskrav herudover accepterer regeringen i overensstemmelse med den europæiske konvention

personer der ved fødslen automatisk opnår dobbelt statsborgerskab et eksempel herpå er personer som er født af danske forældre i amerika

tillige opnår amerikansk

canadisk statsborgerskab ved fødslen som følge af det såkaldte territorialprincip tilsvarende gælder

der bliver født af forældre med forskellig nationalitet og hvor barnet automatisk erhverver begge forældres statsborgerskab som følge af de undtagelser jeg her har nævnt er der faktisk mange danske statsborgere som også har et andet statsborgerskab

det er fortsat regeringens holdning at man opnår et særligt tilhørsforhold og en særlig loyalitet over for det land man er statsborger i man kan derfor spørge sig selv om det er hensigtsmæssigt at være nationalitetsmæssigt knyttet til mere end ét land ud over de mere principielle betragtninger er der nemlig efter regeringens opfattelse også en række ulemper forbundet med dobbelt statsborgerskab for eksempel bør det som nævnt undgås at en person gennem dobbelt statsborgerskab har stemmeret og valgbarhed i flere lande og det er væsentligt at det som udgangspunkt alene er personer som fuldt ud har vedkendt sig at være danske der kan stemme

samt proces og strafferetslovgivningen i flere lande kommer i konflikt med hinanden og risikoen for ikke at kunne opnå diplomatisk beskyttelse af det ene land ved ophold i det andet land jeg kan som eksempel nævne at en person med dobbelt statsborgerskab hvor det ene er dansk efter omstændighederne vil kunne undgå retsforfølgning for en forbrydelse begået her i danmark ved at flygte til sit andet hjemland hvis dette land ikke har mulighed for eller ønsker at udlevere egne statsborgere eller at overtage retsforfølgningen

jeg også nævne at vi har oplevet store vanskeligheder med at yde beskyttelse af danske statsborgere som tillige har for eksempel tyrkisk statsborgerskab ved en eventuel fængsling i tyrkiet danmark vil i et sådant tilfælde alene kunne yde beskyttelse

sine egne statsborgere hvis det andet land hvor den pågældende tillige er statsborger accepterer at danmark yder den beskyttelse udredningen fastslår som bekendt at der er en tendens til at flere lande i større eller mindre omfang accepterer dobbelt statsborgerskab blandt andet accepterer finland frankrig irland island italien luxembourg polen schweiz sverige og storbritannien dobbelt statsborgerskab af lande uden for europa

kan ud over danmark nævnes holland norge østrig og tyskland tyskland accepterer dog dobbelt statsborgerskab for blandt andre eu borgere

om statsborgerret stiller de kontraherende stater frit med hensyn til spørgsmålet om dobbelt statsborgerskab og regeringen har i overensstemmelse med konventionen valgt et princip om at begrænse dobbelt statsborgerskab regeringen anerkender naturligvis at andre lande accepterer dobbelt statsborgerskab og vi undersøger som nævnt løbende udviklingen og overvejer på den baggrund fortsat argumenter for og imod dobbelt statsborgerskab som det blandt andet fremgår af udredningen om reglerne for dobbelt statsborgerskab i danmark i andre lande og i forhold til internationale konventioner har de lande som har forladt princippet og nu accepterer dobbelt statsborgerskab erfaringer med

er af væsentlig betydning og at de ofte kan løses enten gennem internationale konventioner på området eller ved at landene indbyrdes indgår samarbejdsaftaler på

lægger vægt dels på principielle betragtninger dels på betragtninger af mere

praktisk karakter regeringen er på linje med disse sidstnævnte

ind i argumentationen om dobbelt statsborgerskab og jeg er fuldstændig enig med ministeren i at det er en alvorlig beslutning for et menneske

skulle tage stilling til om man vil

vil gerne have ministeren

der for så vidt ikke i den rapport som regeringen har udarbejdet om dobbelt statsborgerskab findes noget der egentlig

at tillade dobbelt

et politisk problem hvis man er uenige men bortset fra det er

der er praktiske forhindringer eller et politisk

også inde på at der var nogle ulemper og jeg synes nok

rimelig teoretiske men men lad os

jeg tror man regner med at cirka fyrre procent af

dokumenterede eksempler på at det har givet danmark problemer at vi har

af

derefter blev det genfremsat af det radikale venstre i november to tusind og otte

venstre naturligvis stadig væk byder velkommen hvor kompliceret

integrationsministeren blandt andet redegjort for der er en række hensyn

konstant forandring og to personer

lever i en stadig mere mere globaliseret verden

yngre generationer det kunne være nogle på min egen alder tror jeg er det lige så naturligt

naturlig konsekvens at

globaliseringen og de muligheder den afføder for danmark og resten af verden

tillade dobbelt statsborgerskab eller tripelstatsborgerskab

det radikale venstres begrundelse for indførelse

anerkender at der er nogle praktiske udfordringer men men det er nu ikke hovedårsagen til at vi ønsker at afvise det her beslutningsforslag hvis man

praktiske udfordringer men det er der med stort set alle lovforslag og al lovgivning

er årsagen til at venstre afviser beslutningsforslaget er at vi er af den opfattelse at beslutningen om dobbelt statsborgerskab altså ikke kan træffes ved

se på fordele og ulemper af praktisk karakter som der er redegjort for i undersøgelsen det er et politisk spørgsmål og vi mener at vi skal et spadestik dybere i diskussionen fordi det som sagt er en principiel diskussion om loyalitet og nationalt tilhørsforhold til det land man

beder nytilkomne indvandrere og nydanskere der ønsker at blive danske statsborgere om at frasige sig

statsborgerskab hvis det er muligt så vil det være lidt dobbeltmoralsk ikke at forlange det samme af folk der allerede er danske statsborgere men står i den samme situation i et andet land hvis man går ind for og

er ikke noget man bare trækker i en automat det er noget der

det er det fordi man opnår et særligt tilhørsforhold

med den politiske argumentation den politiske begrundelse

er en udvikling i gang hvor flere og flere lande

ordfører

jeg har så godt nok svært ved at få tingene til

der kommer hertil og dem der rejser ud

er meget meget enig i det princip

at vi ønsker at begrænse dobbelt statsborgerskab men vi anerkender dog at i takt med at flere og flere

den indstilling til til tingene og vi er jo

som følge af at en betydelig del af de folk

deres tidligere statsborgerskab og derved så de fakto jo har et dobbelt statsborgerskab men vores holdning er fortsat den samme

holland og en række andre lande i europa fortsat har så derfor ændrer vores synspunkt sig ikke med med beslutningsforslaget

vi så i danmark skal være sidst med det her og hvorfor herre karsten lauritzen tror at det skulle give særlige problemer i danmark når det ikke har givet problemer i de over tyve andre eu lande som har

er noget man skal ville og

ved at frasige sig sit tidligere statsborgerskab min pointe var blot at i takt med

spørgsmål som også eu og andre altså internationale

at vi ønsker

her i tinget skal diskutere temaer hvor hverken spørgsmål eller svar er sort hvide

spørgsmålet om det fornuftige i at indføre mulighed for dobbelt statsborgerskab i danmark da vi sidste gang behandlede forslaget var det med baggrund i en mængde af uafklarede spørgsmål

derfor var der fra vores side en helt klar holdning til at det ikke var tiden at gennemføre muligheden for dobbelt statsborgerskab efterfølgende er der nu kommet en udmærket udredning fra integrationsministeriet der besvarer en lang række af de spørgsmål der med rette kan stilles svarene viser med tydelighed at der ikke er grund til at være bekymret over for eksempel retslige og økonomiske konsekvenser og jeg har da også noteret mig at forslagsstillerne har vedhæftet redegørelsen til det fremsatte forslag men det betyder jo ikke at alle spørgsmål er afdækket og besvaret i denne sag for uanset om der ikke er væsentlige faglige eller saglige begrundelser for ikke at gennemføre eller indføre dobbelt statsborgerskab

det at være dansk statsborger med de rettigheder og pligter som det giver er foreneligt med samtidig at være statsborger i et andet land er det at være statsborger blot en praktisk foranstaltning eller er det noget der reelt betyder noget for ens følelse af tilhørsforhold og loyalitet stiller vi som nation nu ingen krav til vores statsborgere eller er det forbundet med både forventninger og pligter at være dansk statsborger og så er der også det spørgsmål jeg stillede allerede i 2008

det er blot tre spørgsmål som jeg ikke kender svarene på og som vi i socialdemokratiet mener afgørende at kende svarene på inden vi tager stilling til om det er godt eller skidt at indføre muligheden for at opnå dobbelt statsborgerskab og derfor er det socialdemokratiets indstilling at vi ikke

at man har fået svar på de fleste spørgsmål som hidtil har bekymret socialdemokraterne meget jeg mener så at vi kan konstatere at ikke er nogen økonomiske

men jeg kunne vel godt ønske at høre hvad det så er der skal til her og nu for at socialdemokraterne kan

arbejde og med den baggrund når man læser den igennem

grund til at være nervøse for de økonomiske og retslige og andre konsekvenser netop fordi

men tilbage står der det som jeg sagde før

også i den socialdemokratiske gruppe inden vi kan tage endelig stilling til et forslag om

jeg mener helt afgjort at man kan være

det er jeg helt sikker på at man kan ligesom børn

end en forælder man kan jo godt være

en far og en mor

men jeg

at at vide hvornår sådan cirka tror socialdemokraterne at de kan være positive

vi kan jo også se af den debat vi har om det her punkt i i folketinget at tingene

hvert fald også i socialdemokratiet en tid endnu inden der er mulighed for at tage endelig stilling

ligger her i dag er vi nødt til at sige

man jo også gjort tidligere fordi man kun kan vise loyalitet

om at man skulle nedsætte en kommission der skulle se nærmere på det her

egentligt udvalgs eller kommissionsarbejde være en bestemt model

redegørelse fra ministeriet som man tidligere har haft men et egentligt udvalgsarbejde med eksperter

om at hver enkelt må tage stilling og at man må diskutere både med sig selv og med hinanden

jeg gerne ville gøre forsøget hvis det skulle være men jeg er nødt til at

skal det forstås

hjerter er jo dem vi helst vil møde men hvis det alene

jo aldrig komme frem til at træffe en egentlig politisk beslutning men der er altså ikke nogen faglige eller saglige

væsentlige faglige og saglige argumenter og det skal forstås sådan at det

men det er rigtigt

kan være loyal over for to nationer

i min snart fjerne ungdom var der et meget folkeligt udtryk der hed en gang til for prins knud udtrykket betegnede ikke den store respekt for prins knud der en gang til skulle se den scene på teatret som han ikke

ønsket om at indføre dobbelt statsborgerskab er tilsvarende et udtryk for foragten for det historisk givne for national identitet i sidste instans foragten for danmark som danskernes land sådan som det udtrykkes i dansk indfødsret nej det er meget nemmere at lade alting være lige meget det er meget nemmere at være dobbelt tredobbelt firedobbelt femdobbelt menneske der som sådan kan blæse på enhver national og historisk forpligtethed

flyve frit over alle grænser og udslette alle forskelle det er meget nemmere men det er samtidig en løgn vedrørende mennesket og dets virkelighed det er i al enfoldighed denne sandhed vi må gentage når vi endnu en gang står over for de radikales ønske om at indføre dobbelt statsborgerskab hvorfor fik vi nemlig loven om indfødsret i sytten seks og halvfjerds hvorfor gjorde den danske grundlov fra atten ni og fyrre så meget ud af at understrege indfødsretten fordi danskerne havde lært at det for landets og folkets skyld er nødvendigt at kunne skelne mellem dem der er danske og dem der ikke

at være dansker ja i al korthed kunne vi svare at det er at have dansk indfødsret dette er virkeligheden som danskerne under tryk fra udlandet havde lært at fatte derfor sytten

seks og halvfjerds som sagde at landets børn skal nyde landets brød derfor atten

det ensbetydende med at svigte noget afgørende her nemlig det der hedder dansk indfødsret og dermed danmark vi taler her om noget ganske grundlæggende menneskeligt og folkeligt vi taler om noget afgørende som de radikale aldrig har villet fatte og respektere men som er en dansk eksistensbetingelse derfor siger vi også denne gang nej til de radikales

når nogle her i folketinget rejser en debat som herre søren krarup ikke kan lide jeg mener nok at det må stå i en klasse

søren krarup mener at det her

positivt både for egne borgere

kun at i vores sammenhæng er det helt afgørende at respektere den nationale identitet

der ligger i indfødsretten det der jo er tale om her er jo at det sådan

jeg har også ligesom herre jørgen poulsen fået

hvori de fortæller om hvor tilbagestående vi er hvor reaktionære vi er hvor utidssvarende vi er hvor lidt globaliserede vi er når vi holder af dansk

den store modedille og den store modedille består altid i at man vil hæve sig over det der forpligter en

mest tiltrækkende at kunne være ikke kun en men to tre fire på samme tid

den ene er en kvindelig professor hau der er taget til usa og der har hun gjort en smuk karriere som jeg under hende alt muligt held med men hun er ked af at hun ikke

hvis hun søger amerikansk statsborgerskab

jeg var meget dårlig til procentregning da jeg gik i skole men vil fru hanne agersnap forklare mig hvordan man kan være hundrede procent

udgør nemlig tilsammen et hjem af ganske samme art som et land udgør et hjem

jeg hørte også herre herre jørgen poulsen prøve på at sondre mellem far og mor og dermed se væk fra at far og mor i fællesskab

at rose ministeriet

fra et afslag der blev givet af ministeriet i november to tusind og ti

loyalitet over for det land hvor den pågældende statsborger dermed er er det også regeringens opfattelse at der er tale om et meget

hvis danmark skal ændre på dette grundlæggende princip jeg synes det er så fornemt formuleret at jeg har lyst til at bringe ministeriet min kompliment og sige at de i modsætning til de radikale

det med dobbelt statsborgerskab og jeg vil godt

at jeg fuldt ud anerkender det dilemma der kan opstå for nogle at man kan komme i den situation

skulle vælge og hvor det ville være mere rart og komfortabelt at man kunne slippe for

skulle vælge for jeg anerkender de mange der har et ønske om muligheden for dobbelt statsborgerskab der er mange der har henvendt sig og berettet om hvilken situation de er i og hvorfor det lige nøjagtig for dem ville være hensigtsmæssigt at de kunne have dobbelt statsborgerskab

jo typisk nogle der er rejst ud i den store verden bosætter sig der

men hvor deres udfoldelsesmuligheder i det pågældende land kan være begrænset af at de ikke har statsborgerskab i det pågældende land mange af de mennesker vil gerne have et dobbelt statsborgerskab de vil gerne have det pågældende lands statsborgerskab for at kunne opnå de fordele der er ved det men de er samtidig i det dilemma

danske statsborgerskab det er jo et dilemma

fordi det

som ønsker dobbelt statsborgerskab der mest har en loyalitetsfølelse over for danmark

der rejser ud og siger skidt være med det danske det fraskriver bare nu tager jeg det nye og så er det det der er mit liv og min fremtid

flytter til et tredje land på et tidspunkt afskriver jeg også bare det andet statsborgerskab og så har

ikke har rod nogen steder så jeg anerkender det dilemma det kan være

og stadig føler en tilknytning til danmark og det netop er derfor

have dobbelt statsborgerskab så man kan bevare sit danske det anerkender jeg men vi har også på den anden side og det

nogle udfordringer i forhold til de problemer der kan være forbundet med dobbelt statsborgerskab vi har de problemer der kan være forbundet med at en person med flere statsborgerskaber dermed også vil være i stand til at opnå flere forskellige nationalitetspas og dermed være i stand til at kunne rejse fra land til land på forskellige rejsedokumenter og dermed lave lave forvirring nok til at man kan nå at gemme sig hvis man for eksempel har lavet kriminalitet eller lignende

man har behov for at kunne gemme sig og komme hurtigt væk den udfordring synes jeg ligger der jeg synes også der ligger en udfordring i at hvis man har flere statsborgerskaber

vil det være muligt for en sådan person

bosætte sig i de forskellige lande hvor man har statsborgerskab i de perioder hvor der for

parlamenter og dermed have stemmeret i flere forskellige lande måske oven i købet

til forsamlinger i forskellige lande det er ikke hensigtsmæssigt

at det forudsætter at man rent faktisk opholder sig i det pågældende land hvor man kan stemme og stille op men det ville man jo kunne gøre og det er heller ikke hensigtsmæssigt at man på den måde kan have flere muligheder for at stemme og på den måde øve indflydelse på hvilken politik der føres i flere forskellige lande

en udfordring synes jeg

vi har jo en fin ordning at hvis danskere kommer

diplomatisk ordning hvor man tager kontakt til det pågældende land og prøver at hjælpe den danske statsborger

kunne komme hjem igen eller i hvert fald være under ordnede forhold og der vil det jo være noget vanskeligt hvis vedkommende har flere forskellige statsborgerskaber hvad er det så for et land der skal varetage den pågældende persons interesser hvad sker der hvis flere lande gør det samtidig og hvad sker der hvis det er en konflikt der er i forhold til et land hvor borgeren har et statsborgerskab hvordan kan man så overhovedet hjælpe ja det kan man ikke så det kan give de problemer

også familieretlige stridigheder hvis man

bortfører egne børn til et andet land hvor man også har statsborgerskab og hvor børnene måske også har statsborgerskab

er det igen meget meget vanskeligt at kunne komme til at rede de tråde ud og håndtere de forviklinger der bliver

at tænke på det dilemma der må kunne opstå hvis man har statsborgerskab i to forskellige lande og de to lande kommer i konflikt med hinanden hvor hører man så til henne hvilket land er man så ven eller fjende

for myndighederne i de to lande hvad stiller man op med dem der har dobbelt statsborgerskab jeg siger ikke at det her har givet problemer indtil nu det har det formentlig gjort jeg skal bare sige at under alle omstændigheder

vil det kunne give problemer og hvis vi indfører den her ordning

i al fremtid og derfor er vi meget tilbageholdende og derfor er det vores indstilling på nuværende tidspunkt at vi siger nej

at alle de lande som har indført dobbelt

i ti år ikke kan

et eneste dokumenteret tilfælde

har været problemer jeg er ret overbevist om at det har der været men jeg skal ikke stå her og dokumentere det

uanset om problemet er opstået indtil nu i andre lande der har dobbelt statsborgerskab

og have svar på de spørgsmål jeg har rejst og det er der ikke nogen der har det er derfor vi siger

tungere end de argumenter der er for

ordfører på den måde at han helt og fuldt underkender den rapport som regeringen har fået udarbejdet og hvor det jo er stipuleret emne for emne at på alle de problemer som

erfaringer de andre over tyve eu lande har gjort de kender ikke til de her problemer i virkelighedens verden de har også været igennem dem de har også haft disse fordomme og bekymringer og de har endevendt dem

og der er en analyse af dem men rapporten forholder sig

set eksempler på i historien at der er nogle der har stemt

kommunalvalg i forskellige lande fordi de i perioder har boet i ét land og dér stemt ved

den periode hvor der var kommunalvalg og stemt ved det pågældende kommunalvalg

set eksempler på der er også eksempler på at der har været diplomatiske forviklinger

egne borgere der er kommet i klemme i udlandet hvem er egne borgere

er det pågældende land der skal tage sig af det

den diplomatiske beskyttelse det vil komme til at give problemer

rent faktisk et antal borgere som har dobbelt statsborgerskab men på bundlinjen står der bare

vi ikke finde svar på de udfordringer og de spørgsmål der er og derfor siger vi nej

dobbelt statsborgerskab der er en udfordring

der ligger et dilemma det i forhold til at vi har et udgangspunkt

vi siger nej til dobbelt statsborgerskab i danmark

der er nogle der kommer hertil for eksempel som flygtninge og når de får dansk statsborgerskab

ikke af dem at de skal tage tilbage til det land de er flygtet fra og fraskrive sig et statsborgerskab dér

at de udfordringer der er her er udfordringer der kan komme den dag i morgen og derfor vil det være hensigtsmæssigt at man under alle omstændigheder arbejder videre på at tage højde for det her i fremtiden uanset hvad det skulle ende med

når man lytter til den her debat kunne man godt få indtryk af at danmark hvis vi indførte muligheden for dobbelt statsborgerskab

sig ind på uprøvet jord hvor

løbe mange ukendte risici det forunderlige er at man

forstået har muligheden for dobbelt statsborgerskab i en lang række europæiske lande der langt hen ad vejen har nogle af de samme karaktertræk som danmark og i disse lande har man den oplevelse at muligheden for dobbelt statsborgerskab giver en lang række fordele også for eksempel den fordel

at man meget gerne vil have statsborgerskab og gerne være en del af det samfund fuldt og helt uden at man endegyldigt sådan vil droppe de kærlige relationer man nu har til der hvor man kom fra

ja så synes man faktisk det er en fordel

hvis man har den opfattelse at det at

føle noget for en nation kun kan ske

selvfølgelig er helt forkasteligt

så er man jo et principløst menneske som ligger under for alskens modeluner

set at der findes rigtig mange af den slags mennesker i dag og jeg tror vi kommer til at vænne os til i fremtiden at mennesker rejser på tværs af landegrænserne bliver gift på tværs af landegrænserne

set at man skal skabe så gode betingelser for at det kan ske på en fornuftig og organiseret måde som det overhovedet

derfor er vi meget positive over for det her beslutningsforslag som

folketinget vi synes at de problemer der

jo indtil nu er blevet håndteret på den måde at man har undersøgt hvordan det forholdt sig

så må man jo sige at det ser ud til at det er muligt at håndtere disse ulemper på en måde der gør at fordelene ved det dobbelte statsborgerskab entydigt

lovforslag hvor der kun var fordele og ingen ulemper det ville være helt usædvanligt vil jeg sige den nuance vil jeg godt tillade at man indfører her debat jeg tror bare at hvis vi hver eneste gang vi behandlede et beslutningsforslag eller et lovforslag her i folketingssalen havde det udgangspunkt at hvis der kunne argumenteres for at der var et eller to problemer af større eller mindre omfang som man ikke var helt sikker på hvordan man efterfølgende skulle løse

oppositionspolitiker i de fleste af de forhold der bliver bragt op

blokere for udvikling og fremskridt eller det modsatte og det tror jeg er en rigtig rigtig

over for de konkrete problemstillinger der bliver rejst

gå i gang med at løse dem gå i gang med at lave en plan for hvordan de bliver løst beslutte os

hvad vi vil gøre den dag danmark befinder sig i krig med nogle lande som vi har tilladt dobbelt statsborgerskab

og så kan vi finde på et tredje problem som endnu ikke er løst og hvis det kniber vil jeg sige

udforme problemstillinger som kan være besværlige at håndtere så det kunne være man få en konsulentaftale med dem som gerne vil være imod det her forslag uden at vælge den meget klare og konsekvente linje som dansk folkeparti har

er til at tage og føle på det bliver vanskeligere med dem som har alle de her praktiske problemer som skal løses først og hvis man løser dem har man meget klart på fornemmelsen at det

det vil også gøre det nemmere for de mennesker der

har dobbelt statsborgerskab fordi de selv om de er blevet danske

kan komme ud af det så det ville også

også give nogle bedre betingelser for de mange danskere som rejser rundt i verden og gerne vil

uden at slippe tråden til danmark hvornår det sker ved jeg ikke men

beslutningsforslag rigtig mange gange før de kommer igennem og jeg ved også

det er jo et ganske godt og nydeligt forslag som det radikale venstre har

jeg tror sådan set at

det her forslag da han var ordfører for det parti jeg er ordfører for

da støttede vi gensidigt hinanden det gør vi igen i

at dobbelt statsborgerskab er en god idé blandt andet fordi der er en række praktiske fordele den vigtigste fordel for os

er sådan set den at danskere der flytter ud af danmark får mulighed for at bevare deres tilknytning til deres fædreland samtidig med at de kan få statsborgerskab i det land de

mulighed for at engagere sig i det land både politisk

er mange steder især inden for den offentlige sektor det kan give problemer hvis man ikke har et statsborgerskab i dag tvinger vi dem til at frasige sig deres danske statsborgerskab det synes vi ikke der er nogen gode grunde til at gøre og vi synes at problematikken bliver udstillet meget godt når man ser at vi jo alligevel accepterer dobbelt statsborgerskab

som kommer til danmark og får lov til at beholde deres oprindelige statsborgerskab

med dobbelt statsborgerskab verden er jo ikke så ensidig eller endimensionel at man kun kan se positive eller negative ting

hvis man får brug for diplomatisk beskyttelse og man har et dobbelt statsborgerskab kan man komme i problemer hvis man nu opholder sig i det pågældende land

som på så mange andre områder skattespørgsmål sundhedsspørgsmål sige at voksne mennesker er voksne mennesker og voksne mennesker må leve med konsekvenserne af de valg de træffer hvis de træffer et valg om at sige ja til et dobbelt statsborgerskab

at de får en dårligere diplomatisk beskyttelse i visse situationer hvis de takker ja til et dobbelt statsborgerskab

jeg synes ikke vi skal foregøgle at det er anderledes men de eneste mennesker det vil være et problem for er jo de pågældende og ikke staten danmark og derfor generer det jo ikke nogen af os andre

loyalitet over for flere lande jeg synes egentlig herre jørgen poulsen sagde det meget smukt kan man have loyalitet over for både

sin far og sin mor det kan de fleste da heldigvis og de lever fint med det

man kan have loyalitet over for danmark og usa eller danmark og tyrkiet eller danmark og brasilien eller hvad vi nu skal forestille os

mange rituelle danse herinde men vi ved også at mange af de rituelle danse af en

derfor skal man ikke lade sig kue af det og jeg ser jo egentlig nogle åbninger i det der bliver sagt især venstre

både ministeren og ordføreren

vi overvejer fortsat argumenterne for dobbelt statsborgerskab det gjorde den forrige integrationsminister ikke

at der er et stærkere og stærkere pres og at man står mere og mere alene fra dansk side så

som om at der er overvejelser i gang socialdemokraterne mente ikke at der var væsentlige saglige eller faglige argumenter imod der er det nu kun

det er også et stort fremskridt nu har vi fået hovedet med os

på at resten af kroppen og de indre organer vil en kommende lejlighed

set meget tilfredse også selv om det ikke skulle ende

indfødsret i danmark i vid udstrækning

simon emil ammitzbøll kender selvfølgelig også som det dannede menneske han er grundtvigs

sang om folkeligheden hvori han siger til et folk de alle hører som sig regne selv dertil har for modersmålet øre har for fædrelandet ild resten

fra folket udelukker lyser selv sig ud af æt nægter selv sig indfødsret kort sagt indfødsret hænger sammen med at man har et modersmål

ammitzbøll ikke give mig ret i at far og mor tilsammen et hjem

til et hjem som netop forpligter os og det vil sige at hele interessen i at få dobbelt statsborgerskab og rejse ud og være borger i flere lande på samme tid er en ophævelse af den forståelse af hvad det er at være menneske som bestemmer grundtvig

grundtvigs tid og også meget

for mange børn i vore dage at deres far og mor repræsenterer hvert deres hjem og at barnet sagtens kan komme begge steder føle sig tryg begge steder være loyal begge steder vi går dog også ind for at folk

deres børn det har vi da også tidligere lavet aftaler med dansk folkeparti om

været svært og måske også urimeligt at forestille sig

i atten hundrede tallet skulle have kunnet indgå en diskussion om hvordan statsborgerskab

fungere i en globaliseret verden det synes jeg ikke at vi

var præst igennem fyrre år var at begrebet en lykkelig skilsmisse

skilsmisse imellem en far og mor er altid en ulykke den kan være en nødvendighed men den er en ulykke og den betyder at børnene på mange måder bliver hjemløse det er også det der gælder her så vil jeg lige

sige at det jo mildest talt er et udtryk som man finder til bevidstløshed dagen igennem i alle

det er et forsøg på at ophøje rodløshed til en kvalitet hvor det jo

tværtimod er sådan at globaliseringen betyder at netop det hjemlige

er det afgjort men det kan aldrig

og hele den tale om globalisering er jo

eneste virkelighedsforfalskning

skal gå ind og gennemføre dens idealer hen over hovedet på borgerne

der er menneskene dem der skaber deres egen tilværelse vi synes det er meget farligt med politiske ideologier som ønsker at skabe idealer for hvordan menneskelivet skal være det er ikke noget vi kommer til at støtte hverken i forhold til spørgsmålet om statsborgerskab eller i øvrigt spørgsmålet

jeg vil egentlig starte med

jeg synes faktisk vi er kommet et godt stykke vej når vi her i dag har kunnet fastslå

jo rent faktisk ikke findes nogen praktiske forhindringer

bor uden for vores land og såmænd også for de udlændinge som bor og arbejder i vores land jeg kan så være en lille smule ærgerlig over at vi skal skynde os så langsomt

blive de sidste i hvert fald i

venstres politiske ordfører fru ellen trane nørby da hun forleden tiltrådte som

hun nemlig om de her ting hvor

større end danmark og vi må forholde os til at vi er en del af en global verden vi skal have ind i den danske debat at vi ikke lever hverken i en osteklokke eller et akvarium problemet her er jo at vi med det her

osteklokke vi er et af de meget meget få lande der ikke

som jo lever

og det er jo også det vi vil med det her forslag selv om vi får skudt andre motiver

bringe danmark på højde også på det her område

skal da siges at for

vi finder det helt urimeligt at danskere som bor i udlandet og de udlændinge som bor her

tage del i den almindelige demokratiske proces i samfundslivet

er jo en voldsom risiko for at danskere i udlandet og

bor i danmark bliver låst fast i en status som udlændinge hele deres liv det kan ingen være tjent med så vil jeg godt sige når herre søren krarup nedgør

her er der tale om en verdenskendt dansk forsker som

harvarduniversitetet i usa og problemet er jo at hun ikke kan få adgang til laboratorier i usa som er belagt med den sikkerhed der gør at man skal have et amerikansk statsborgerskab for at komme der

som kræver at hun har et amerikansk statsborgerskab og hun kan ikke få over sit hjerte at give slip

jo egentlig have god brug for

færdes i de forskermiljøer og arbejde i de forskermiljøer det ville da være

nu må hun sidde og se på at kandidater fra andre lande for eksempel finland eller sverige eller belgien hvor man jo tillader dobbelt statsborgerskab

kan søge de her stillinger og

skyder sig lidt i foden ved

disse rigoristiske

frem til at det står lige for døren at indføre dobbelt

hvordan verden er indrettet men jeg synes vi er kommet det stykke videre at der ikke findes nogen praktiske forhindringer for

jeg synes det er en helt utrolig fint gennemarbejdet rapport

myter og fordomme der har været på det her område som om nogen kunne gå ind og snylte på det danske velfærdssamfund

nogen kunne gå ind og sko sig på at have mere end ét statsborgerskab

ikke så meget at være bange for

jeg synes jo også det må gøre meget indtryk på medlemmerne her i salen

som har haft det i årevis ikke kan sige andet

det har været positivt både for dem der bor i landet de udlændinge

flyttet ud

gå ind i det her med den alvor som jeg synes ministeren gjorde

en fuldstændig anderledes og langt mere rimelig debat end vi tidligere har haft om det her spørgsmål jeg fornemmer rent faktisk at det bevæger sig

ligesom godt vil erkende at det her

hvornår det så kommer jeg vil

for støtten og til liberal alliance og

jeg håber stadig væk ikke at vi skal være de sidste til at indføre dobbelt statsborgerskab men tak for

vil fortsætte en polemik mod ham men jeg vil sige til hans oplysning at når jeg nævnede den kvindelige professor hau der fra danmark rejste

karriere så var det ikke for at skose hende

jeg stillede spørgsmålet hvordan kan

at hun samtidig føler sig hundrede procent dansk og hundrede procent amerikansk

jeg skal være så grov at sige

her har et udtryk for en menneskelig umodenhed

ikke indfødsret som vi har det og som den danske tradition har det og som

i danmark

jo også godt i indfødsretsudvalget har vi jo set på mange af de her sager tag nu for eksempel

halfdan mahler som

i schweiz halfdan mahler blev

chef for verdenssundhedsorganisationen

international stilling for at hans

de har måttet opgive deres danske statsborgerskab for at få deres eksamen i schweiz de ville gerne have været læger i

en person opnår et særligt tillidsforhold og loyalitet over for det land hvor den pågældende

ministeriet og jeg vil sige at jeg bilder mig ind at det var familien mahler jeg engang havde en korrespondance med hvor jeg til fulde forstod deres sorg over at de ikke både kunne blæse og have mel i munden de er schweizere de vil gerne vedblive med at være schweizere

deres sorg og bekymring men jeg må indrømme at jeg

det en smule umodent at man ikke ser problemet i øjnene og ser i øjnene at man

have mel i munden og det er det sagen drejer sig om det er til syvende og sidst et spørgsmål om menneskelivets virkelighed

af vil sige forræderiet over for det jeg kalder den nationale eksistens

fordi de er helt nytteløse jeg var lige ved

sige at jo det der

om hvem man sagde at hjertet var godt men hovedet var

gerne ville give denne danske professor et amerikansk

betyder at hun så bliver sikkerhedsclearet og kan få adgang hvilket jo er rimeligt nok ikke amerikanerne

at få adgang de vil hellere end gerne give hende et amerikansk statsborgerskab hun har boet længe nok i landet

forhindrer danskeren

det er sådan her i landet at vi lukker alle døre op til alle institutioner som måtte ligge

forsvarshemmeligheder og sikkerhedsbelagte hemmeligheder

der forlanger vi da også en vis sikkerhed

at amerikanerne gerne vil give vedkommende et statsborgerskab det vil danskerne så ikke være med til og så kan hun se på at folk fra

søger de stillinger som hun ikke kan søge

man kan vel roligt kalde det et emneskift

et ønske om at beskytte danmarks grundvand og drikkevand mod forurening med pesticider lad mig starte med at sige at det ønske deler regeringen fuldt ud vi har nemlig noget af verdens reneste drikkevand i danmark det skal vi passe på og det skal vi vedblive med at passe på og det gør vi bestemt også gennem en

omtale et par af de nyeste initiativer eksempelvis de nye regler der begrænser punktforurening fra vaskepladser

landmanden skyller sine sprøjter og det seneste lovforslag om at vi skaber de her sprøjte og dyrkningsfrie beskyttelseszoner på fem og tyve

det er begge dele eksempler på gode tiltag som jeg er sikker på vil medvirke til at styrke beskyttelsen af vores drikkevand så henviser forslagsstillerne i bemærkningerne til flere undersøgelser af problemets omfang de bruger undersøgelsernes resultater som argument for at vi har at gøre med et alvorligt problem som ikke er håndteret i den nuværende regulering den konklusion

i tværtimod ligger det altså regeringen stærkt på sinde at beskytte vores grundvand vi har i danmark en meget restriktiv godkendelsesordning som siden midten af

indskrænket godkendelsen af en række pesticider på grund af en mulig risiko for grundvandet vi kræver dokumentation for en lang række undersøgelser før vi godkender plantebeskyttelsesmidler til det danske marked i forhold til udvaskning til grundvandet

er kravene i danmark faktisk mere restriktive end i andre eu lande hvilket betyder at landbruget har færre pesticider til rådighed

i vore nabolande primært af den årsag at vi netop benytter grundvandet som drikkevand vi har så også et varslingssystem som undersøger godkendte plantebeskyttelsesmidler i forsøgsanlæg på fem udvalgte marker efter brug af de højest tilladte mængder godkendelsesordningen skal endvidere ses i sammenhæng med vores målrettede overvågningssystem som fokuserer på at måle de steder hvor der er

her skal man altså huske at det grundvand

er mange år gammelt grundvand det er grundvand der typisk er dannet i perioden

halvtreds frem til midten af nitten

halvfems ’erne de fund af pesticider der så ses i de her undersøgelser skyldes

overvejende del fortidens synder altså ikke nutidens så det må man sige er en arv som vi ikke bare kan regulere os ud af med et forbud mod fremtidens og nutidens anvendelse

rigtigt at der er konstateret en stigning i fund af glyfosat i grundvandet i to tusind og ni den stigning tager jeg

vi skal finde årsagerne så hurtigt som muligt

aktivt kan gå ind og vurdere om der så er brug for at gribe ind og det arbejder miljøstyrelsen og naturstyrelsen på lige nu og her og resultaterne af deres undersøgelser ligger klar inden sommerferien jeg vil også gerne her nævne at det allerede er foreslået at glyfosat så fremover medtages i vandværkernes boringskontrolanalyser for drikkevand ganske enkelt for at være på den sikre side

og her taler vi om fund i grundvandet som det fremhæves i bemærkningerne til forslaget

danmark anslået at man kan forvente overskridelser af grænseværdierne for godkendte midler i firs til halvfems boringer

ved ganske enkelt at opskalere ud fra de få fund

er gjort i drikkevandsboringer

den type simpel forholdsregning altså bare ikke et korrekt billede af situationen for eksempel

er der slet ikke fundet glyfosat i de drikkevandsboringer som er undersøgt i to tusind og ni og grænseværdien

har kun været overskredet i en ud af de omtrent fem hundrede drikkevandsboringer der er undersøgt i de sidste fjorten år og som stadig bruges i dag hvad angår brugen af

nitten fem og halvfems pålagt skrappe restriktioner i forbindelse med miljøstyrelsens revurdering af stoffet

er helt korrekt når det så af bemærkningerne til beslutningsforslaget fremgår at jeg

sidste sommer lovede at sætte miljøstyrelsen i gang med at udarbejde et forbud mod bentazon jeg bad dengang miljøstyrelsen om en nærmere redegørelse på baggrund af den konkrete sag hvor der var enkelte fund af bentazon over grænseværdien i vandboringer i aalborg kommune der har miljøstyrelsen flere gange fået testet bentazon i varslingssystemet hvilket har bekræftet at restriktionerne virker efter hensigten i to tusind og syv er bentazon blevet revurderet af miljøstyrelsen

af bentazon overvejende skyldes tidligere tiders anvendelse eller også at

vaskepladser altså igen det man må kalde fortidens synder eller i hvert fald en anvendelse som der nu er grebet ind over for i august måned to tusind og ti har aalborg kommune bekræftet at der ikke anvendes vand fra de omtalte boringer til drikkevandsforsyningen så vi har altså sikret os at der er taget hånd om om disse specifikke

alle sammen enten forbudt nu

for slappe med at begrænse brugen af pesticider mulighederne for at indføre begrænsninger findes allerede også de godkendte pesticider er udsat for løbende revurderinger revurderingen af glyfosat i eu starter allerede i to tusind og tolv og får vi ny viden som påviser en risiko for grundvandet jamen så kan miljøstyrelsen revurdere den eksisterende godkendelse eventuelt med væsentlige restriktioner eller et forbud

forslagsstillernes ønske om at bruge eu forbuddet eller miljøgarantien som var baggrund for handling ikke er relevant de eksisterende regler giver os nemlig allerede muligheder for at gribe ind hvis det er nødvendigt forslagsstillerne har anført at vandværkerne siden nitten syv og halvfems har lukket i gennemsnit to drikkevandsboringer om ugen

det tal er jo selvfølgelig foruroligende højt

samtidig viser tal fra den obligatoriske indberetning til miljøstyrelsen om boringslukninger at der i årene fra

år frem altså til to tusind og otte gennemsnitligt blev lukket seks og tyve boringer årligt på grund af pesticider den seneste indberetning viser at der i hele to tusind og ni kun blev lukket fire boringer som følge

noget mindre end de tal som forslagsstillerne præsenterer jeg synes også det meget meget vigtigt i den her debat

lægge ud med at få understreget at den grænseværdi

faktisk ikke er fastsat ud fra en sundhedsmæssig risikovurdering den er oprindelig sat som en detektionsgrænse som afspejler at vi simpelt hen ikke vil acceptere pesticider i drikkevandet vi har i dag væsentlig bedre analysemetoder derfor

kan vi finde meget lavere koncentrationer af pesticiderne men det betyder jo altså heldigvis ikke at der er en større sundhedsrisiko beskyttelsen af det danske drikkevand er en løbende og en udfordrende opgave som vi varetager med den største alvor det demonstrerer den lange række af gennemførte og planlagte initiativer i drikkevandshandlingsplanen for netop at øge beskyttelsen af grundvandet og drikkevandet hvis der viser sig at være en reel risiko for vores grundvand har vi allerede en mulighed for at gribe ind via vores godkendelsesordning og det er altså ikke min vurdering at der på baggrund af det materiale som forslagsstillerne har præsenteret kan påvises et reelt behov for en yderligere stramning på det her område og det er så baggrunden for at regeringen ikke kan støtte

kan opstå mange misforståelser men jeg går ud fra at ministeren for

et andet beslutningsforslag er enig med mig i

to drikkevandsboringer om ugen siden nitten syv og halvfems hvori der er fundet pesticider

det spørgsmål jeg i grunden vil stille

siger at man ikke giver godkendelse hvis der er risiko for at de pesticider der skal godkendes

så griber man ikke ind

der er meget der skal undersøges omkring roundup ja det er der vel altså man fandt det i grundvandet første gang i nitten ni og halvfems

rigtig rigtig god tid til at finde ud af hvad der er problemet og hvad

historik i forhold til roundup og dermed

mistanken tilbage i to tusind og tre var altså baseret på fund af glyfosat og nedbrydningsproduktet ampa i drænvand

kom der flere høringssvar som argumenterede for at kvaliteten af drænvand ikke kan sidestilles med kvaliteten af grundvand

blev det jo konkluderet at koncentrationen af glyfosat i drænvand er højere end i vand

passeret en tre meters zonen gennem jorden så glyfosat blev altså på den baggrund godkendt

det er så siden testet flere gange i varslingssystemet hvor de årlige gennemsnitskoncentrationer i grundvandsinstallationerne lå væsentligt

er den danske revurdering af glyfosatholdige produkter på baggrund af eu vurderingen og de danske monitoreringsdata afsluttet og det er

på baggrund af de nye resultater der så er kommet i forbindelse med grundvandsovervågningen er det jo at jeg som nævnt har bedt miljøstyrelsen og naturstyrelsen om en redegørelse om årsagen til de nye fund

den redegørelse som jeg også har refereret i min tale at vi får svaret på det inden sommerferien

er rigtigt

at man burde gribe ind fordi der faktisk var en reel risiko så må jeg bare sige

i stort set samtlige år siden

omkring tres boringer og fandt ikke noget men ellers har man jo fundet det i drikkevandet år efter år derfor er jeg en lille smule uforstående over for at

når jeg tænker på at producenten hele tiden

på baggrund af de nye undersøgelser og det er derfor jeg har bedt

bymæssig bebyggelse altså en eller anden art af punktkildeforurening

resultatet af undersøgelsen fra miljøstyrelsen og naturstyrelsen inden vi går på sommerferie

jeg med fortidens synder altså når vi taler om glyfosat eller roundup

er jo ikke et stof

har været på markedet de sidste fyrre år så det vil sige at når vi finder det nu er det fordi det er nu det er nået ned i så store mængder i vores drikkevands og grundvandsmagasiner så

i stigende omfang og det bliver vi simpelt hen nødt til at forholde os til

der er jo tale om en lang række produkter lige præcis når vi

at vide at det ikke skulle kunne ske at det kommer ned i grundvandet det er også det

i forhold til at det opstår i grundvandet

af pesticidrestfund som altså skyldes fortidens synder og for en lang række af produkternes vedkommende

at af lukkede boringer med

af at der var giftrester i men ud af tre tusind tre hundrede og seks og firs boringer

når vi så samtidig ved at en drikkevandsboring koster mellem to og fem million kroner at lave og det er altså noget borgerne

rent drikkevand er det så ikke et problem ministeren

af indgreb vi har foretaget og løbende foretager i forhold til det her jeg synes også det er vigtigt at alle i debatten husker alvoren og husker

en situation er vi altså ikke i i danmark vi skal og må huske på

når vi så måler så meget som vi gør og måler så akkurat og

i det mindste koncentrationer så finder

også mere man finder mere så man

dokumentere at det faktisk er produkter der slet ikke er på markedet længere eller produkter der er blevet omfattet af restriktioner så det er vigtigt at have den balance

om den her umådelig vigtige opgave der handler om også fremadrettet at beskytte vores grundvand

altid det er fint når der kommer en

væsentligt emne i det danske samfund

også sige at jeg synes det er helt fint at vi

får en debat om

og ønsker at sætte fokus på nogle ting og det synes jeg man skal være velkommen til og så tager vi gerne den her debat

forslag om en forbudsprocedure mod aktivstoffet

være fint hvis man kunne gå ind og forbyde en lang række af de her plantebeskyttelsesmidler hvis det var hundrede procent påvist at

og en udbredelse som gør at

der arbejdes intenst med de her ting for at få kortlagt hvilken

plantebeskyttelsesmidler har på vores

grundvand og på vores drikkevand og derved også på vores sundhed og hvis det var sådan at det var påvist hundrede procent

skadevirkning at de var sundhedsfarlige

de ikke blevet godkendt og sagen er jo

skal ligge en dokumentation for at det er så farligt at

i stedet og lige så snart det er tilfældet ja så vil de selvfølgelig blive skiftet ud

kan ikke forestille mig at vi i den her debat skal til til at diskutere

om om venstre eller regeringen ikke vil gøre noget for at bevare drikkevandet eller

et rent grundvand selvfølgelig vil vi det lige så meget som alle andre vi har bare nogle procedurer vi føler vi skal overholde i et samarbejde for at kunne iværksætte de foranstaltninger som måtte være nødvendige i den her sammenhæng

beslutningsforslag jeg kunne også godt meget nemt følge den tankegang at sige jamen vi har jo miljøgarantien

kan bruge miljøgarantien

senere hen men ikke på den her måde men for mig

kunne det da hvis man kunne bruge miljøgarantien

være en mulighed for at få strammet op på det her men da tingene

ikke må dreje sig om regeringens manglende ønske om at gøre noget for grundvandet

og igen i den her folketingssal regeringen har lovet at reducere forbruget af sprøjtegifte ude på markerne

se vælgerne i øjnene og sige

ikke det der er problemstillingen det er jo

ja regeringen har ikke stoppet at at der blev

der nødvendigvis går ud og sprøjter jeg gør det heller ikke jeg mener vi har gjort en masse ting vi har lavet handlingsplaner vi har sat rammer

for hvordan man skulle begrænse det her

har gjort noget for vi har faktisk gjort en indsats og lavet en handlingsplan for

skulle følge den af forskellige grunde ikke har fulgt det der blev aftalt

at få de initiativer vi har taget i

det er altså ikke så nem en opgave at

det er der var målet i to tusind og ni

er heller ikke kommet jamen

som har haft nogen virkning

sket det fald vi ønskede

har gjort noget regeringen har lavet som fru mette gjerskov meget rigtigt siger

fra venstres synspunkt er at man

vi har den opfattelse at det er bedre at få folk med

til at forstå at det er af betydning at man reducerer brugen af de her midler

forklaret her for nylig i et samråd at miljøstyrelsen

så er det bare lidt mærkeligt

er trængt derned jeg synes måske i virkeligheden at

nogle pesticider nogle nogle plantebeskyttelsesmidler i noget grundvand eller noget drikkevand og det skulle egentlig

så forbyder vi det der mener jeg da at

firmaet producenten

dette middel og sige

skal vi ikke lige få undersøgt hvordan det kan lade sig gøre at det alligevel forefindes

kan man beslutte at man enten skal forbyde det eller

efterhånden rigtig mange år man kan næsten sige at når man tænker på hvor relativt få

været på vej ned i grundvandet og nu kan

pesticider genfindes i grundvandet

kommer derned så ville

at have igangsat den proces med at finde ud af hvorfor de ender der

det modsatte af hvad herre per clausen egentlig vil

går anderledes end man egentlig havde forestillet sig så mener jeg at herre per clausen har et stort problem derfor synes jeg det er ti gange bedre at sige vi vil gerne undersøge hvad problemet

på baggrund af det få en seriøs vurdering af

kan det jo i de næste ti til femten år måske udvikle sig endnu værre end det ser ud i øjeblikket fordi man ikke har fået undersøgt forholdene til bunds det mener jeg

frivillige aftaler er vejen frem er måden vi kan klare det her på når man tænker på

og fire indgik en aftale med landbruget om at

man havde aftalt det skulle være er det virkelig sådan at venstre stadig væk mener at man

kan bære igennem har venstre virkelig

drejede sig om frivillige aftaler

i de frivillige aftaler er nogle forudsætninger

både klimamæssigt og økonomisk som gør at de frivillige aftaler ikke helt holder kan man vel ikke bare når man har erfaringen

den konsekvens at i stedet for at sprøjte en gang

mod skimmel mod svampe

er jo indstillede på at kan det betale sig så gør man det

udmønte aftalen og landmandens attitude

lige før de røde faner fra fra østeuropa og østtyskland eller herre ole sohn kom frem på talerstolen det kapitalistiske samfund ja det var da noget værre noget tænk engang at vi lever i et kapitalistisk samfund jeg ved ikke om det stadig står i sfs partiprogram at det vil

afskaffet men jeg mener at herre kristen touborg jo meget meget fint forklarede hvorfor der skete det som der skete med den frivillige aftale for to tusind

nogle klimamæssige ting som har gjort

har måttet ændre på den måde man sprøjtede på i forhold til de aftaler

at slå helt fast hvad det er vi taler om

venstres ordfører kalder det plantebeskyttelsesmidler

men rent faktisk taler vi om gift

at det virker har man

det fungerer det får udryddet de planter man ikke vil

at noget af det havner i vores grundvand hvorfor er det problematisk det

vi kommer til at indtage de her giftstoffer og vi ved at kemi og giftstoffer og al den slags er med til

er årsag til at hvert tiende drengebarn i danmark bliver født med misdannede

blandt andet på grund af kemi den cocktaileffekt som vi er udsat for

det er ikke bare et spørgsmål om om landbruget lige skal have lov til at bruge lidt mere gift eller lidt mindre gift næste år det handler om vores sundhed jeg må sige at

tre miljøministre op i den her sag men lige lidt er der sket

er jo ikke første gang vi står med den her debat i folketingssalen regeringen har halveret budgettet til grundvandsovervågning vi står

en ti års periode med langt over tusind boringer der er lukket med pesticider i og så siger ministeren vi må ikke panikke nej men det gjorde måske ikke noget at vi havde en smule rettidig omhu

på bordet i dag synes jeg er meget sympatisk jeg må bare sige at i forhold til at bruge

også er en del af beslutningsforslaget at man kan indlede en forbudsprocedure

og spørgsmålet om bentazon som er rejst

at at vi skal have en rigtig god drøftelse af det her i udvalget og jeg synes også vi skal gå ind og kigge på nogle konsekvenser for det er måske nok det jeg savner

hvad vil det blive erstattet af

er rigtig mange gode tanker i det her

takter i forhold til at vi kan få en meget grundig drøftelse af hvordan

med de her forskellige stoffer som findes i vores grundvand hvordan

vores forbrug af giftstoffer og det gælder både private og

det beslutningsforslag vi havde sidst da vi talte om det her

vi får fjernet brugen af sprøjtegifte omkring vores drikkevandsboringer det her giver endnu en gang anledning til at vi får taget det her meget meget seriøst

en helt anden situation end den vi er

at vi når vi bor i danmark og med det vand vi har skal passe på det vi skal beskytte vores grundvand vi skal beskytte det

vi har rent drikkevand også til næste generation

til at forbyde alle pesticider eller

mere beskyttelse for at sikre vores drikkevand vi er helt enige i

det er en vigtig ressource og vi synes det er godt at der bliver sat fokus på det her område

regeringen har gjort i den sidste

at sætte fokus på det her det nytter ikke noget

de siger uha vi vil gerne en hel masse men vi har ingen løsninger

og vi hylder eu hele vejen

den forkerte måde at gribe tingene an på jeg

når herre per clausen siger at

eu systemet vi skal

kigge lidt tilbage og så sige

i tiden der er gået for at forhindre den her slags ting vi er jo blevet bedre til at analysere de prøver der

i hvert fald efter min overbevisning det resultat der vil opnås

nogle private måske bruger

skal blande de her ting at så må den hellere lige få ti procent ekstra og dermed bliver det alt for

som kan gøre at vi kan reducere brugen af sprøjtemidler og brugen af plantebeskyttelsesmidler som det også blev nævnt jeg er tilhænger af at vi finder

ved bare at lægge om til økologi kan

men det har også nogle andre ulemper

mange der skal brødfødes her på jorden og dem bliver der mange

netop i byerne har stået på i lang tid

jordforurening det kan være fra benzinstationer og den slags

for at sikre drikkevandet nu har man så i de boringer ude på landet og det er klart at alle synes

ting der sker og de fund man gør vi vil gerne være med til

de uddannelseskrav vi stiller til

diskutere om man kan gøre mere og så må vi jo

er nogle af de ting man vil følge op på og revurdere inden for de

få undersøgt om der er en gyldig grund til

sig man kunne gøre udover det regeringen allerede har

usædvanlig meget når man tænker

gå ind og se på om man kunne lave noget mere frivillig beskyttelse vi har slået til lyd for

for eksempel på ekspropriationslignende vilkår

vandværker og hvor man kan sige at der her er et område som vandværket er særdeles interesseret i og hvor man kunne lave skovrejsning

der ligesom skulle være en fordel både for vandværket og for

så ville det være til gavn for alle og man ville kunne beskytte drikkevandet endnu mere det var bare nogle konkrete eksempler som man i hvert fald kunne tage og arbejde videre med

dohrmann ikke at det måske kan være indskrænket hvis man kun har den mulighed

er herre jørn dohrmann ikke så begejstret for økologi som andre

tidligere har været men det er vel rigtigt at man

dyrke noget uden at bruge pesticider og så er der vel ingen grund til fuldstændig

sige at her kan der ingen produktion være det er vel

herre per clausen hvordan havde man regnet med at man

kontrollere de her ting når der er

er både fire og tyve og seks og tredive

det er nok ikke hver dag at de lige ringer til herre per clausen og siger det er nu vi kører det er nu du

og tage billeder hvis det er det derfor mener

sig og sagde hvis vi ejer området så kan vi plante træer der og vi kan lave alt mulig andet

så er man sikker på det og det er taget helt ud af drift

bare ville være et godt forslag men dermed kunne der jo sagtens være mange andre ting man kunne gøre samtidig eller man kunne lave den frivillige aftale jeg er åben over for mange ting jeg mener bare at det her ikke kan stå alene og

ti års nedskæringer

kan nu direkte ses i grundvandet v og k’s myter om at det kun er fortidens synder og ikke godkendte pesticider der når grundvandet undermineres kraftigt af

rapport der er brug for en ny markant politik for rent drikkevand så sent som i januar i år afviste ministeren på et møde i ministeriet at ændre i den drikkevandshandlingsplan som regeringen havde fremlagt uden

inddrage oppositionen at hun siden hen har foreslået nogle ændringer virker mest som om hun prøver at dække over hele

periodens meget ringe indsats sfs holdning er klar vi vil have øget overvågning og inddragelse af alle stoffer der bringes ud på jorden så vi kommer på niveau med tidligere indsats forhøjet pesticidafgift for at få behandlingshyppigheden ned

eller til hver enkelt afgrøde fagligt begrundede beskyttelseszoner omkring drikkevandsindvendinger ikke kun en tilfældig zone på fem og tyve

forstærkede aftaler om udfasning af pesticider i kommunerne og det offentlige indsats mod privates brug af pesticider automatisk startede

hvis et pesticid findes i grundvandet enhedslistens beslutningsforslag hænger fint sammen med de krav som vi gerne ser fremmet beslutningsforslaget beslutningsforslaget opfordrer regeringen til

et umiddelbart forbud mod de godkendte sprøjtemidler

som er væsentligt over grænseværdien herudover opfordres regeringen til at påbegynde eu forbudsprocedurer mod aktivstoffet glyphosat

forbudsprocedurer for samtlige aktivstoffer og nedbrydningsprodukter der er konstateret i

det første element

en juridisk umulighed fordi miljøgarantien

kan vi generelt bakke op om dem glyphosat eller populært kaldet roundup er

fundet i grundvandet over grænseværdien og miljøstyrelsen er nu igen

havde gerne set at enhedslisten havde fokuseret forslaget på glyphosat da glyphosat bør være forbudspunktet også for en international indsats ud over

og vandmiljøet kan der i andre lande være et ønske om

eliminere glyphosat på grund af link

og hyppigere tilfælde af resistens her tænker jeg ikke kun på eu men også globalt glyphosat altså roundup er

vore øjne et oplagt sted at starte forslaget skal i øvrigt ses i sammenhæng med b tre og halvfjerds forslaget

almene vandforsyningsanlæg som er fremsat af s sf radikale enhedslisten og

fået lov til at afgive en begrundelse for hvorfor vi ikke kan gå ind for dette

hvis vi skal ind og forbyde og regulere noget

første være tale om et onde som er stort nok til at vi ønsker at skride forbud og så skal det også være sådan at der ikke er andre måder at

nogen særlig risiko ved brugen af

og er derfor ingen begrundelse for et forbud som foreslået det er også sådan at med plantebeskyttelsesmiddelforordningens ikrafttræden den

der være mulighed for at gennemføre yderligere restriktioner hvis det skønnes nødvendigt der er gennem den seneste tid generelt sat et arbejde i gang med at beskytte drikkevandsressourcer i danmark

også al mulig grund til for det er selvfølgelig meget afgørende at vi beskytter vores drikkevand ordentligt men vi mener altså

risiko og at

er sådan at vi ikke kan støtte

økologisk produktion og vi har ligeledes en målsætning om at man ikke skal anvende miljøgifte i private havebrug

vi har også en målsætning om

at vi deler med mange at miljøgifte som i øjeblikket anvendes i produktionsmæssig sammenhæng og også i privat sammenhæng ikke må forekomme i grundvandet og såfremt de forekommer i grundvandet skal der gøres en indsats for at fjerne stofferne fra vores miljø

det fordi de er baggrunden for at vi har valgt at være medforslagsstiller på det her beslutningsforslag og vi er det også med afsæt i at

de der ved mest om grundvand i danmark omend overvågningen er blevet mindre i de senere år nemlig geus klart påpeger at vi her har en problemstilling som man også fagligt set siger man

og gøre noget ved det er sådan set vores afsæt for

vi har naturligvis noteret os i debatten her at der hos nogle er en opfattelse af at man eventuelt ikke kan anvende den jura der er tilgængelig inden for

i udvalgsarbejdet om det forholder sig sådan en mulighed var jo også at afprøve om det rent faktisk er muligt men det kan vi som sagt vende i udvalgsarbejdet på en måde var det befriende ærligt og nu ved jeg godt at det ikke var ordføreren der var til stede og derfor skal jeg ikke indlede en polemik med den konservative

beslutningsforslaget sådan kan man jo også opfatte de data der tilflyder os på det her område men jeg må sige at vi er fuldstændig uenige i den tilgang der siger at der ikke er noget problem

fået blotlagt at at selv om glyfosat roundup har en forholdsvis kort historie

har den altså allerede en historie der jo havde sit afsæt i at man her fik at vide

en plantegift som ikke ville belaste miljøet og som aldrig nogen sinde ville kunne forefindes i vores grundvand de af os der

anvendt i stigende og stigende og stigende omfang og fortsat bliver anvendt i stigende omfang

har mantraet hele tiden været det er ikke noget problem

det vil aldrig nogen sinde kunne forefindes i grundvandet

siger at der nok ikke rigtig er noget problem og

tilsiger at man politisk forholder sig til hvordan man løser den problemstilling og det kan

forskellig opfattelse af hvordan man gør efter vores opfattelse

fald så alvorligt at det må man tage fat på

fru mette gjerskov og herre kristen touborg tegnede fra talerstolen her

at man har haft en situation de sidste ti år hvor regeringen har baseret sig på at lave frivillige aftaler med primært landbrugserhvervet omkring nedbringelse af anvendelsen af pesticider i produktionen og det man har opnået er nærmest det stik modsatte det er altså heller ikke tilfredsstillende og det vi så har set som reaktion i forhold til den udvikling har nærmest været apati nemlig at man stort set ikke

feltet og også det kalder jo på at man under en

hvordan man mere effektivt kan regulere for at undgå at vi i fremtiden skaber endnu flere problemer for vores drikkevand som jeg dog heldigvis kan forstå at størstedelen af folketinget er optaget af fortsat og også i fremtiden skal være rent og drikkeligt og uden giftstoffer det er altså hovedbaggrunden for at vi står bag beslutningsforslaget som det ligger her vi er åbne over for i udvalgsarbejdet at drøfte om der skal ændres på noget af juraen i det således at det kan samle en bredere opbakning og det får vi vel så lejlighed til

at der er rimelig enighed om at det ikke er acceptabelt at vi finder pesticider i grundvandet og slet ikke i drikkevandet og når det ikke er acceptabelt

fordi vi har besluttet os til at vi i danmark

vil bruge vores grundvand som drikkevand

forbrugerne skal kunne drikke vandet urenset fra hanen derfor har vi besluttet os til at vi ikke vil have

vurderer at der er risiko for at et pesticid kan genfindes i grundvandet efterfølgende

vi faktisk i danmark kæmpet hårdt for at opretholde som en dansk mulighed

og det synes jeg er rigtigt og vigtigt alligevel må man jo sige at når man kigger på hvordan det ser ud hvordan det er gået

forvalte det ansvar som det jo er at sikre at danskerne også i fremtiden kan drikke vandet urenset fra hanen

i gennemsnit er blevet lukket to boringer hver eneste uge med indhold

kræver det at vi griber ind over for de pesticider der kan udvaskes til grundvandet

varslingssystem og grundvandsovervågning de advarselsmekanismer

med at sikre at der ikke opstår en situation hvor vi finder pesticider i vores drikkevand vi skal altså

en m under rodzonen og som vi finder i vores grundvand

det vi siger hvis vi mener alvorligt

at vi ikke vil have pesticider i vores grundvand hvis vi ikke vil have pesticider i vores drikkevand

hvorvidt man kan finde nogle mere effektive metoder

korrekt anvendelse af sprøjtemidler og talte rigtig længe om det

betydelig mere effektivt end at forbyde anvendelsen af det pågældende pesticid og vil jeg bare sige at

hvis man holder op med at bruge et bestemt pesticid kommer der ikke mere af det i grundvandet det tror jeg er nogenlunde sikkert

det som jo er pointen her

det er rigtigt når miljøministeren siger at vi slæber rundt på en lang række af fortidens synder det behøver man slet ikke at være i tvivl om

pesticider som man har grebet ind over for og forbudt det er jo som oftest dem man finder i grundvandsovervågningen

fortidens synder nu kan man selvfølgelig spørge sig selv om en af forklaringerne på at man mest finder fortidens synder er at det

stoffer man måler på altså med undtagelse af glyfosat og ampa så måler man

set ikke på andet det man allerede har besluttet sig til at gribe ind over for og så finder man selvfølgelig heller ikke andet

konstatere at der ikke gribes ind fra de ansvarlige miljømyndigheders i tilstrækkelig grad

også finder godkendte pesticider både i grundvandet

det her beslutningsforslag handler om det handler lige præcis om det problem og skal sikre at der gribes ind når alt andet så at sige er glippet

beslutningsforslag fordi vi synes rigtig god løsning at gribe ind når

vi så gerne i lighed med det herre

skal man omgående sætte ind med et forbud

at man slet ikke behøvede at bruge miljøgarantien fordi man umiddelbart kunne gennemføre et forbud hvis man var i stand til at dokumentere at der var et reelt problem og det er netop fordi vi når vi snakker drikkevand og grundvand og forurening af drikkevand

det gør det jo ikke mindre fristende at undersøge det

fremhævet to stoffer som vi mener i høj grad illustrerer hvor relevant det her beslutningsforslag er og jeg vil nøjes med at komme ind på

mest oplagt

tale om det mest anvendte sprøjtemiddel i danmark der er tale om et sprøjtemiddel der er blevet solgt til offentligheden til kunderne til politikerne med en påstand om at det

aldrig nogen sinde ville kunne ende i grundvandet

det var sådan at det stod på roundup’s eller rettere monsantos monsantos hjemmeside i nitten ni og halvfems efter man havde fundet det i grundvandet stod det der stadig væk

i mere end ti år

og det var dér man så for første gang kunne konstatere at påstanden om at det ikke kunne ske

passerede rodzonen i uacceptabelt høje mængder

overskred grænseværdien fem ti gange

eksperterne fra geus anbefalede at man indførte et forbud mod anvendelse om efteråret så var der en lang proces hvor nogle sagde at selv om det passerede rodzonen i en koncentration som

ville det nok inden det nåede længere ned enten forsvinde eller blive tyndet ud

først og fremmest faglige motiver nogle havde også kommercielle motiver og det spillede også ind i hvert fald endte det med

handling man indførte ikke det forbud mod anvendelse om efteråret som alle partier i folketinget ellers tilbage i to tusind og tre havde sagt at de gik ind for der var ingen grænser venstre og socialdemokraterne førte an og så var der kun én ting

det var at følge efter men som det jo ofte går

der skulle ske noget i en rapport der blev offentliggjort

af to tusind og fire konstaterede man at i en og tyve ud af seks

af vandforsyninger blev der fundet glyfosat eller

over grænseværdierne og så startede man

bare i al stilfærdighed konstatere at oplysningskampagnen ikke har givet tilstrækkelige resultater

det man må sige i grundvandsovervågningen

for to tusind og otte konstaterede man at et stigende antal boringer fra både grundvandsovervågning og fra vandværkernes boringskontrol

opmærksom på at der jo kun måles

et meget begrænset antal målinger altså i to tusind og otte målte man på fem hundrede af omkring otte

tillade sig at runde op fra det tal man finder i de fem hundrede boringer

man kan vel hvis man skal være sådan lidt præcis sige at vi ved at der findes

det mest kuriøse er at man har brugt det at man kun gennemførte undersøgelsen i

seks og tres boringer i to tusind og ni og så ikke fandt det i

vi ved at der findes eksempler på at det har været til stede både

grænseværdierne så det er altså efter vores opfattelse en alvorlig sag nu

jo kommet på vandværkernes obligatoriske liste og det betyder at

få nogle lidt mere præcise tal jeg synes bare at det vil være dumt hvis vi venter med at gribe ind til vi får de tal

nogen grund til at afvente og jeg forstår da også at nu er miljøministeriet i gang med en undersøgelse der vil komme frem til et eller andet resultat til sommer hvor man mener at have fundet ud af hvad der er forklaringen på at

genfindes i grundvandet og det bliver spændende

enhedslistens opfattelse er jo at vi skal arbejde videre med udgangspunkt i den debat der har været i dag

effektive tiltag på det her område

vældig optimistisk efter dagens debat men på den anden side har det jo før vist sig at hvis man bare bliver ved nogle gange og bliver ved med at diskutere nogle ting sker der alligevel noget

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den tredje maj to

når vi hører om landbruget og landbrugserhvervet

det andet op der er sager i medierne som efterfølgende bliver til debat i salen

og forbrug af antibiotika så er der røde tal på bundlinjen meget røde

negativt indtryk af erhvervet og det kan ingen være tjent med hverken forbrugerne

politikerne og da slet ikke landbrugserhvervet selv derfor har vi rejst denne forespørgsel vi vil gerne diskutere landbruget som et helt erhverv et erhverv som en del af det omgivende samfund i dialog med resten af befolkningen og ikke som et sæt problemer

i debatten derfor vil vi gerne høre

tak for det først og fremmest vil jeg gerne sige tak til anmelderne af denne forespørgsel det er altid rart at få mulighed for at fremlægge sine visioner i dette tilfælde om dansk landbrugs

at det er et yderst vigtigt emne dansk landbrug er et vigtigt erhverv for det danske samfund og derfor må vi have en grundig

her i salen jeg synes dog at forespørgslen er en anelse snæver med en lidt utidssvarende enefokusering på den primære sektor som sektoren har udviklet sig de sidste mange år er det nemlig nødvendigt at se på hele den danske fødevareklynge da de forskellige led i fødevarekæden bliver stadig tættere og tættere forbundet men selvfølgelig ingen primær sektor ingen

den danske fødevareklynge og hvad vores vision er for fødevareklyngen derefter vil jeg komme ind på hvad regeringen allerede har gjort for at sikre at visionen ikke blot bliver flotte ord og løfter men faktisk bliver omsat til virkelighed til slut vil jeg så komme ind på hvad regeringen har på bedding for at sikre at fødevareklyngens positive udvikling kan fortsætte så sektoren fortsat kan bidrage positivt til det danske samfund

personer beskæftiget inden for landbrugs og fødevareerhvervet og fødevareklyngen tegner sig for en eksportværdi på godt hundrede milliard kr hvilket svarer til knap tyve procent af danmarks eksport det er påfaldende at oppositionen slet ikke nævner eller anerkender sektorens positive bidrag til danmarks velfærd velfærd og økonomi det er rigtig mange penge vi snakker om her og dem har vi brug for

også i en international sammenhæng fødevareklyngen udgør et stærkt partnerskab som også i fremtiden vil bidrage til vækst og beskæftigelse i

mere åbent og konkurrencepræget primus motor for hele fødevareklyngen er naturligvis primærsektoren eller landbruget om man vil og som jeg sagde før uden en primærsektor ingen fødevareklynge jeg er overbevist om at dansk landbrug fremover skal kunne køre i to spor hvis det fortsat skal bidrage positivt til det danske samfund det ene spor er de store brug som gennem en innovativ tilgang til landbrugserhvervet

hele sektoren det er nemlig kendetegnende for sektoren

udfordringerne inden for klima og energi blandt andet via produktion af vedvarende energi i form af biogas

i forlængelse af sektorens søgen efter nye indtjeningsmuligheder

på en række natur og miljøparametre en helt oplagt mulighed kunne være at flere produkter bliver produceret efter økologiske principper ligesom man i endnu større grad bør kunne understøtte muligheden for at naturpleje kan blive en egentlig del af de landbrug hvor det kan være aktuelt alle de elementer jeg har nævnt her er ganske enkelt nødvendige hvis sektoren skal imødekomme forbrugernes stadig

til fødevarer oppositionen påstår at de er bekymret for landbrugets fremtid

samfundsøkonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning for danmark deres konkrete

ligefrem hjælper landbruget videre blandt andet har socialdemokraterne og sf

skal nås inden to tusind og femten de har i et fælles naturudspil med de radikale og enhedslisten lagt op til en vandløbsindsats hvor hele tyvetusind

vandløb skal udvælges og bringes op til bedste vandløbstilstand og de har udtrykt ønske om at tilbagerulle de seneste lettelser i jordskatterne svarende til en ekstra byrde for landbruget på et sted mellem en

som vanligt er oppositionens finansiering af forslagene også præget af ønskedrømme om det socialistiske pengetræ hvor vi kan høste store sedler blandt andet har socialdemokraterne flere gange foreslået at flytte penge hen til områder hvor de slet ikke kan bruges

tyve hvilket i februar i år blev understøttet af regeringens økologivision med atten initiativer

og innovation via grønt udviklings og demonstrations program hvilket understøtter sektorens

medvirker til at der findes nye intelligente produktionsmetoder med sigte på klima miljø dyrevelfærd dyresundhed fødevaresikkerhed og fødevarekvalitet generelt denne udviklings og innovationsindsats er helt grundlæggende for at understøtte hele sektorens muligheder for at søge nye indtjeningsmuligheder og for at skabe en reel grøn vækst mulighederne bliver forbedret via regeringens udspil til

halvtreds hvor der lægges op til at sektoren skal bidrage til at løse udfordringen med at gøre danmark til et fossilfrit samfund også på forskningsområdet afspejles regeringens syn på fødevareklyngens betydning for danmark idet globaliseringsaftalen afsatte betydelige midler til forskning inden for fødevareproduktion klima energi

det er da påfaldende hvad mon det kunne have betydet for antallet af ansatte på vores slagterier feks

der her var afsat midler til yderligere forskning i fødevaresektoren yderligere har regeringen med veterinæraftaler og fødevareaftaler styrket fødevaresikkerhed dyrevelfærd og dyresundhed hvilket branchen for øvrigt også støtter op om tiltagene sikrer danske produkter en høj grad af troværdighed både på det danske og på det globale marked hvilket er essentielt for sektorens konkurrenceevne derudover

sikre at sektoren har nemmere ved at leve op til nye eu standarder til gavn for sektorens konkurrenceevne et vigtigt element

kan lave politik på et sagligt grundlag er den løbende vidensindsamling her er den igangværende rammevilkårsanalyse som rammevilkårsanalysen for den økologiske sektor

af de mest profilerede elementer

udviklingen i landbrugets produktivitet og evnen til at konkurrere med

vidensgrundlag kontinuerligt kan justere og tilpasse vores politik over for fødevareklyngen vi skal sørge for at sektoren hele tiden holder retningen imod et miljømæssigt bæredygtigt erhverv på udkig efter nye indtjeningsmuligheder og nye måder

en række af samfundets udfordringer denne politik skal selvfølgelig fortsat kunne understøttes gennem den fælles landbrugspolitik efter to tusind og tretten det er min klare overbevisning at vi skal opretholde den gode dialog med erhvervet så vi i fællesskab kan sikre at fødevareklyngen kan bevare sin konkurrenceevne i en global verden det er min klare overbevisning at vi fortsat skal have en kontinuerlig tilpasning af sektorens rammevilkår så vi kan sikre at den danske fødevareklynge kan bevare sin position som en vigtig bidragsyder til det danske velfærdssamfund og det er min klare overbevisning at det er en betydelig mere effektiv og konstruktiv konstant at udvise rettidig omhu i stedet for at sænke processen gennem nedsættelse af en syltekrukke

kommer sidst vi har ordførerrækken først og den første der får ordet er fru bente dahl som ordfører for

kvalitet i højsædet ja men jeg manglede

for at sektoren kan blive sin store gæld kvit og blive

i al den tid jeg kan huske tilbage og det er lang tid har landbruget klaget over alt muligt over dårligt vejr hen over sommeren over dårligt vejr i høsten over restriktive bestemmelser der angiveligt gør landbruget dårligt klædt på i konkurrencen med andre landes landbrug og så videre nu i disse år har landbruget grund til at klage ingen tvivl om det landbruget er i et vadested og det har selv bragt sig derhen vi som politikere har en forpligtelse til at etablere rammer om forskellige erhverv som gør det muligt for de enkelte erhverv at udvikles og tage nutidens og fremtidens udfordringer op

ikke er hvad de skal være når vi ser på landbruget det ser ud som om det erhverv er i et vadested hvor der skal ske noget nyt for at det kan komme videre det er komplekse problemstillinger vi står over for her derfor mener vi i

en god idé at lave en undersøgelse der skal gøre klart hvad der

for at det nu meget gældsplagede erhverv kan gøre sig fri af gæld og blive et indtjenende erhverv der kan blive bæredygtigt en kommission som får

til opgave at undersøge det og give anbefalinger naturligvis den skal arbejde hurtigt for der må ske noget så landbruget kommer på banen det omgivende samfund må også høres i debatten fordi landbruget er et så omsiggribende erhverv

som aftager produkterne når mit spørgsmål til erhvervet ved en landbrugskonference for nogle måneder siden om hvorvidt landbruget har tænkt sig at tænke forbrugerne med

i planlægningen af fødevareproduktionen fremover blev mødt med citat vi skal ikke tage hensyn til danske forbrugeres krav og forventninger

virker det på mig som om dansk landbrug melder sig ud af de rettigheder og forpligtelser der er at være dansk landmand nu vil jeg ikke stille regeringen til ansvar for landmænds selvmål men jeg vil bede regeringen gøre rede for sine planer om at få landbrugserhvervet på rentabel fode igen vi radikale

hvilken som helst fødevareproduktion der skal stilles nogle krav sikkert andre krav end der

stilles i dag kunne det se ud til fordi landbruget er

hvilke forhold skal landbruget have for at blive

at vi har et bæredygtigt landbrug med en produktion

fødevarer i fremtiden

socialistisk folkeparti enhedslisten christian h hansen og radikale venstre

at dele af dansk landbrug har problemer med sin store gældsbyrde opfordres regeringen til at sikre en politik der kan sikre erhvervet fornyet fremgang og øget indtjening idet der lægges vægt på at nedsætte en landbrugskommission der analyserer landbrugs og fødevareerhvervets aktuelle situation og behov samt at sikre et landbrug som er indrettet til at tage maksimalt vare på natur og miljøressoucer er af højeste kvalitet med hensyn til dyrevelfærd og veterinær standard

kan udvide produktionen af økologiske og sunde fødevarer samt at sikre en balanceret udvikling i landdistrikterne at sikre landbruget en plads som

energileverandør af grøn energi at basere landbrugserhvervet på

miljørigtig bæredygtig ægte grøn vækst omlægning af de eksisterende landbrugsstøtteordninger til projekter hovedsagelig med miljø og økologiformål for øje fremme af disse mål i

landbrugserhvervet er i en hårdt presset situation og

også kalde det syltekrukke som man så vil

halm få sat mere gang i at man kan få det udviklet til bioætanol

det radikale venstre har været imod når vi for eksempel har

en nedsættelse af grundskylden ikke som en gave men som en kompensation for andre byrder

et hårdt presset erhverv nu jeg vil ikke

for venstre kommer med også er kloge forslag

de her mangefacetterede nuancerede problemstillinger i en sammenhæng og derfor mener jeg at det er klogest at

nedsætte en kommission som kan

analysere området og dermed også tage de redskaber i brug som er de klogeste

også kunne være nogle af de redskaber som ordføreren nævner

en paraply i virkeligheden så vi kan se i helikopterperspektiv hvad

erhverv slås med og

anden runde er hvordan kan det være at det radikale venstre går imod at vi har sænket grundskylden som kompensation for andre byrder

radikale venstre vil støtte

beskatningen i stedet for at sænke beskatningen det trækker jo i den stik modsatte retning af

har vi viden ja men der er sikkert også noget viden vi ikke har

vi skal have skal have mere viden samlet sammen og vi skal have viden

det faktum som vi alle sammen ser i øjnene at landbrugserhvervet har en meget stor gæld nu jeg mener at der er nævnt et tal i størrelsesordenen tre

en rentabel virksomhed men landbrugserhvervet som sådan har noget hen i retning af tre hundrede og tres milliard

hvilken viden vi har er det tilstrækkeligt gør vi det rigtige og det ser

hvor vi er kommet med et meget omfattende økologisk udspil

når vi skal forholde os til s og sfs

ved at vi har et fælles forslag til vedtagelse i den her sammenhæng som vi arbejder med i dag så det fælles

vi har lavet s sf enhedslisten christian h hansen og

er et samarbejde og det står vi ved sammen

forhandlinger på de politikområder som man hver især har og så laver vi

man behandler landbruget på i forhold til at landbruget

en akut problemstilling og det kan ikke nytte noget at det

herre rené christensen spørger mig om

sådan må jeg forstå det så kan jeg

politik der hidtil er blevet ført fra den her regerings side

og vkos side med hensyn til landbruget

bragt landbruget ud i en ganske forfærdelig situation med en enorm gæld

at gå længere tilbage end til to tusind og fire der var landbruget ikke i den gældsplagede situation så det er helt entydigt

når vi i radikale venstre gerne vil have en anden politik

vi nødt til at tage de samarbejdspartnere som gerne vil have en

vi kan ikke være tjent med have et så gældsplaget landbrug det kan landbrugserhvervet

vi fuldstændig enige om men

at udsætte noget der ønsker man at påføre landbruget de her voldsomme udgifter uden hensyntagen til

i i øjeblikket man ønsker også

er blevet sagt at rulle de jordskattelettelser

men man kan vende det om og sige at hvis nu landbruget falder sammen

vi skal jo ikke glemme at dansk landbrug og fødevareproduktion står for tyve procent af den

det er jo netop en af grundene til at vi har rejst den forespørgselsdebat her i

er interesserede i at landbruget falder sammen

i at få et bæredygtigt landbrugserhverv derfor er vi nødt til i den her kreds at diskutere hvordan

erhvervet yderligere byrder

kan jeg ikke være helt enig med ordføreren i

jeg hører v k og o vil nu er mere af samme slags

små skattelettelser og det er lidt lettelser

er mere af samme slags og det har vist sig med

landbrug det danske samfund kan overhovedet ikke undvære landbruget som genererer mere end ethundrede og fyrretusind arbejdspladser i det danske samfund og sikrer cirka tyve procent af vores eksportindtægter erhvervet har været pålagt mange byrder og har påtaget sig mange forpligtelser og jeg er glad for at vi nu også har været i stand til at levere gode tiltag som også er med til at styrke fremtidsmulighederne for

sænket jordskatterne som kompensation for andre tiltag lettet omkostningerne for erhvervet afsat en hundrede og femten million kroner til fødevareforskning i to tusind og elleve og afsat en hundrede og fem og fyrre million kroner årligt i perioden to tusind og ti til femten til investeringer i miljø og klimavenlige teknologier i landbruget i øjeblikket arbejder vi også med vandplanerne som skal være med til at sikre balancen mellem et

at vi samtidig passer godt på miljøet

kvælstof til det jeg vil kalde langvarigt hjørnespark

ser dem igen helt aktuelt arbejder vi med en løsning på bræmmeproblematikken herunder sikring af kompensation til landmændene igen et bevis på at vi ønsker fornuftige løsninger fremtiden indeholder nye muligheder for landbruget som vi skal gribe blandt andet skal landbruget levere grøn energi

får dermed endnu et marked at afsætte produkterne

med energistrategien gør vi landbruget til en central energileverandører i fremtidens danmark

med højere afregningspriser og et større tilskud til at oprette biogasanlæg der ligger en gevinst til både landbruget og miljøet hvis vi kan blive bedre til at udnytte restprodukterne i landbruget til energiudvikling vi skal arbejde målrettet på at sikre dansk landbrug lige konkurrencevilkår med de lande som vi konkurrerer med kan vi opnå det ved fortsat

tegner der sig en god fremtid for dansk landbrug som allerede nu er blandt de af verdens mest produktionseffektive landbrug der samtidig leverer nogle af verdens bedste fødevarer i samarbejde om udvikling med hele fødevaresektoren så vil der også være mulighed for afsætning af kvalitetsvarer i det forventede stigende verdensmarked venstre vil

folketinget konstaterer med tilfredshed

regeringen og dansk folkeparti har aftalt at et højt niveau af miljø natur og klimabeskyttelse skal gå hånd i hånd med udviklingen af en moderne og konkurrencedygtig landbrugs og fødevareproduktion folketinget lægger i den forbindelse vægt på liberaliseringen af landbrugsloven hvormed sektorens muligheder for at tiltrække ekstern kapital blev forbedret betydeligt desuden har økologiindsatsen for eksempel økologivisionen og arbejdet

at styrke landbrugets rolle som energileverandør blandt andet via energistrategi to tusind og halvtreds styrket sektorens evne til at løse nye udfordringer

skabe nye indtjeningsmuligheder dette er understøttet

blandt andet gennem grønt udviklings og demonstrationsprogram derudover anerkendes indsatsen for øget fødevaresikkerhed eksempelvis i fødevareforliget og for forbedret dyresundhed og velfærd blandt andet via veterinærforliget hvilket har stor betydning for hele sektorens troværdighed og dermed også konkurrenceevne folketinget anerkender regeringens arbejde med at reducere de administrative byrder

hvis det er nok at vi i venstre snakker med ordføreren for det konservative folkeparti og så

så som så

jeg bringer op her er jo grøn vækst vi har været ude til en række møder hvor landbruget er blevet kørt over

siger at regeringen ikke har lyttet at der ikke har været reelle forhandlinger imellem regeringen og landbruget omkring grøn vækst det er jo klart at man så kan tillade sig at håne os for at sige at vi

snakke med alle parter både de grønne organisationer og landbrug fødevarer

hvorfor er det lige at venstre kommer som et herremandsparti

at drøfte og udvikle hvordan vi kan komme et skridt videre i stedet for bare

og smider os ud af forhandlingerne noget andet er at man

eget lille glansbillede af situationen vi indgår i masser af dialoger

har været rundt til en række forskellige debatmøder og dialogmøder rundtomkring i landet lige præcis også omkring vandplaner og det er da fint at vi også tager en debat

og forsøgt at tage bestik af situationen og dermed kunne

at socialdemokraterne vil den stik modsatte vej

nævnt forskellige tal helt op til en tredobling tredivetusind

måske næsten der den nye herrementalitet kommer ind

basta bum det skal være gennemført i to tusind og femten

fra landbrug fødevarer sagde

at der var rørlagte grøfter der skulle graves op hvor der var bygget huse

bygget rundkørsler bygget veje

sendt i høring ikke bare en gang men to gange for en sikkerheds skyld og så påstår man her

klar over konsekvenserne af noget inden man sendte det ud der spørger jeg

her fra læsø her er der en minkavler

man jo skyld for meget man står som det sidste barn i skolegården med en sten og ruden er baldret

melde hus forbi jeg tror regeringen har et ansvar

præcis via dialogen og ved at følge processerne være i dialog med

det sænket jeg kan konstatere at socialdemokraterne går lige den modsatte vej og

hævet for så vidt angår det med høringsperioderne var der først en teknisk høring det var for at få nogle af tingene rettet til

vi jo lige præcis til at man skulle komme med eksempler

en overordentlig grundig sagsbehandling

sjove spektakulære tilfælde ud

ordføreren vil stå på mål for at forhøje indsatsen

ud at finde dem nogle andre steder jeg håber da så ikke at det bliver de der

tiltag som ordføreren nævnte så er spørgsmålet

ordføreren beskrive muligheden for eller planlægningen af at skulle få

store gæld ud af erhvervet hvordan skal erhvervet få arbejdet sig ud af

hen over et areal

er det oplagt at man kompenserer den enkelte lodsejer

kompenserer i anden sammenhæng når man laver en stærkt indgribende lovgivning i forhold til den enkelte

er det logisk at kompensere

har erhvervet gjort i tillid til at der også fremover vil rammevilkår sådan at primærproduktionen

det er jo forudsætningen for at man kan få nogle af alle de andre ting på plads det er klart at gælden skal forrentes og afvikles af erhvervet selv men det der er vigtigt

vi får ført en ansvarlig økonomisk politik så vi

sikrer nogle konkurrencedygtige vilkår så der fortsat kan være en effektiv primærproduktion

det der skal til og det er det vi skal sikre og det er

afviser

og lave nogle rammevilkår så erhvervet kan være et bæredygtigt erhverv derfor

rentabelt igen og så de tre hundrede og tres

så vil jeg også gerne høre om venstres ordfører vil forklare mig hvorfor en kommission er en syltekrukke jeg ser den jo som

brugbart redskab til at kunne analysere

konkurrencevilkårene for erhvervet fordi man jo netop støtter

vi henvise til en lang række tidligere sager som vi har haft her i folketinget så det er sådan set at se på konkurrencevilkårene

minus foran i venstre vil vi hellere prøve at se på konkurrencevilkår for at få dem forbedret og få et plus foran

erhvervet bliver bedre i stand til netop lige præcis at forrente og afvikle sin gæld

også spurgte ordføreren om lidt tidligere

en landbrugskommission ville være en syltekrukke

og udvalg som regeringen i øvrigt har nedsat i de snart ti år

er egentlig forskellen på det dernæst vil jeg godt sige at hvis man nu første gang

fremsat forslag om at vi fik den kommission nemlig for næsten et år

færdig nu med sit arbejde

herre erling bonnesen kalder

de titusind t kvælstof

væk fra udledningen

udmærket at få en kommission jeg har markeret at vi har viden på bordet og at der er behov for handling vi kan reagere med det samme og jeg nævnte jo også lige præcis biosamfundet at mere gang i biogas med det samme det kan

selv har markeret at man var interesseret i så jeg synes da at sf skulle bide til bolle med det samme og ringe til regeringen og sige vi støtter

ingen grund til at vente på en undersøgelseskommission

stilling til det på der har

gået hvad er resultaterne af alle de tiltag vi har gennemført over en årrække der kan vi jo se

det kunne se ud som om bolden faktisk er på vej ind i mål

jeg kunne have et håb og en tro på at vi så ikke ser de titusind

ordføreren jo nå endnu

at venstre nu mener at der er viden nok på det her område

var den bedste størrelse på et landbrug

kan udvikle sig og tiltrække kapital der ligger også klar viden for

jeg markerede lige før at vi nu kunne komme i gang med at få biogasanlæggene op at stå der venter vi sådan set måske bare på

meget godt vi har selv tænkt på lidt det samme lad os da komme i gang

grund til at vente på nogen kommissioner

er vi så kommet i en situation hvor vi kan konstatere at rammevilkårene i

jeg kunne egentlig godt tænke mig

til bureaukratiet kontrollen de langvarige sagsbehandlingstider

dårligste i eu er det mål som vi satte os da vi meldte os ind i

få alt som vi gerne vil have det vi indgår jo i drøftelser med en lang række andre partier og må indgå

kan få det fuldstændig som

vil have det sådan er livet og det tror jeg også at spørgeren er fuldstændig klar over

jo helt tydeligt for enhver at vi har et af verdens mest produktionseffektive erhverv men

andet sted et ansvar for og det er også derfor at jeg markerer at vi skal have skrappere fokus på det det er også min oplevelse at vi over det sidste års tid har fået

grundlæggende forståelse for at vi er nødt til at bringe os i den retning for at vi sikrer at vi fortsat har et landbrugserhverv

afskaffelse af overflødige regler og bureaukrati så

sagt nu er det jo tit sådan at den viden vi ikke har men som vi ved at

det nordjyske som har været nævnt i et af

stort projekt til en million kroner

at man kunne konstatere der var aarhus universitet inde i billedet at drænvandet

at spørge mener ordføreren at vi hvis man på den måde som

og det er jo et af eksemplerne kan komme til

en situation hvor en landmand kan kræve fuld

det har jeg også markeret i min ordførertale og i de tidligere besvarelser at vi skal sikre balancen mellem et konkurrencedygtigt landbrug som kan producere på primærsiden

gennem fødevaresektoren kan være med til at levere nogle gode kvalitetsvarer så vi kan sikre eksport og arbejdspladser og så på den anden

vi har et fornuftigt miljø deri indgår en række virkemidler for eksempel vådområder og

hvor det i den konkrete situation ikke virker

løse vores energiudfordringer i fremtiden med så mange subsidier som der skal gives til biogas ifølge regeringen så får vi ikke løst nogen

erling bonnesen taler om at landbruget skal kompenseres tænk nu

ikke synes der blev svaret på jeg troede at man udsatte

fordi man manglede viden det har miljøministeren da sagt

at herre erling bonnesen har den viden der skal til så nu skal det bare udsættes i al evighed

erling bonnesen om han har læst nye rapporter der dokumenterer

udsættes i al evighed ud over dem bæredygtigt landbrug har skrevet og som

regning jeg kan henvise til mine tidligere svar der markerede jeg at jeg kunne have en tro på det og et håb om det

det samme som en konklusion men er baseret på den

jo begge to at der er nedsat en række grupper som lige præcis skal undersøge de her ting

konklusion

så vi har et fagligt bæredygtigt grundlag

ny viden og nogle signaler frem men jeg var også helt præcis

at sige at jeg havde et håb om og en tro på

for at leve op til de forpligtelser danmark har og det virker

ikke givet dansk landbrug et løfte om at de titusind

erling bonnesen andre erhverv end landbruget som når

forurening altid skal kompenseres

kæden hopper bare af når et flertal her i folketinget flere gange

min opfattelse for mange pålæg sådan

står i den situation at vi har et af verdens mest produktionseffektive landbrug som faktisk har meget svært ved at få det til at hænge sammen

sammenligner med andre og det er næsten det bedste bevis på

leverer jo meget velfærd landbruget er faktisk storleverandør af velfærd til vores

store milliardindtægter

landbrugserhvervets berettigelse

kvælstofudledningen og og reduceret

men vi har jo kun en hundrede og halvtreds ord at gøre godt med

jeg synes også at der er grund til at anerkende

og nogle af virksomhederne er kommet og

har vores landbrug men dybest set behøver de måske ikke at være her mere men vi håber selvfølgelig at de vil være her og udvikle sig også i fremtiden i fremtiden

jeg har jo stillet et direkte spørgsmål hvor mange er

i den der fødevareklynge og ministeren svarede der

altså været en fremgang på ellevetusind siden ministeren svarede på

madx det er da et forfærdeligt

bruge socialdemokratiets oprindelige betegnelse

ændre navnet

som måske også kunne komme med i en kommission hvis det var det

når man så taler om grøn vækst og det har vi jo også med i vores

har fået en åben skrivelse fra eu der siger at

sørget for at implementere det her hurtigt nok og melde ud hvordan det skulle gøres og så kommer den diskussion og de forvirringer som venstres landbrugsordfører bringer ind i det her i forhold til hvad miljøministeren siger det bliver en spændende diskussion jeg synes det er vigtigt at sige at vi har behov for at få

sådan at fordi man nedsætter en kommission går alt arbejdet i stå tværtimod vil det jo buldre derudad i forhold til hvordan

det der kan være med til at berige os er alle vores diskussioner om

leve af i fremtiden vi har en diskussion gående

vi skal have genmodificerede afgrøder i danmark

skal vi satse på den gode historie forædlingen af varerne skal vi satse på bulkvarer

på landbrug fødevarers delegeretmøde og der var der jo opbakning

kigge på vi er med jeg synes jo også

vi der kan inddrage alle de organisationer alle de aktører der er på landbrugsområdet og det er derfor at jeg ikke kan forstå

noget med at gøre det er en syltekrukke nej

udvikling det er lige nøjagtig det vi skal leve af i fremtiden det er udvikling og innovation

da vi diskuterede l ni og tredive landbrugsloven

hvilke konsekvenser der ville være hvis man liberaliserede landbrugsloven

vi ikke få nogen svar på og derfor synes vi stadig væk det er relevant at diskutere landbrugets fremtid også i en landbrugskommission så

vil være med til at sætte en dagsorden i fremtiden der siger

alle de der ting skal være i orden

når landbruget holder åbent hus

der er en fortælling om hvordan det er at være landmand og hvordan man producerer

købedygtige marked i asien fortsat vil blive ved med at gøre og derfor skal vi tænke os godt om

synes jeg at regeringen har sovet rigtig rigtig meget i timen der kunne vi være kommet mange skridt videre og landbruget kunne begynde at tjene penge på skidtet som jeg plejer at sige det

og så kommer den jo igen med vandplanerne

konkret er sådan

det skal gennemføres og at det skal være inden to tusind og femten

kender ordføreren jo godt til selv men

skal det gennemføres inden 2015 hvad er virkemidlerne der skal til at gennemføre det det må man jo kunne sige helt præcist

ansvaret for det

ikke kan se deres bagdel derfor er det jo klart

at være gennemført inden to tusind og femten det er da noget man har fundet på af valgtekniske årsager

så det var jo meningen at alt det der skulle laves og så siger vi bare

så siger vi bare kunne vi så ikke lytte lidt til landbruget selv og måske

til at flytte bygninger og rundkørsler og alt muligt andet for at grave nogle rør op

helst hele svartiden ud så der ikke kommer noget ud af det men det gjorde der jo alligevel

til erhvervet selv

ordførerens kolleger selv

ikkesvar

så fortrudt den siden hen ikke og det kan så være at

har nogle gode forklaringer på det og dem glæder vi os til at høre om men så begynder

i skal søreme ikke forvente jer noget af socialdemokraterne for så bliver det da helt slemt

vil gerne se om ikke det er muligt at finde nogle andre reduktioner jeg har været på besøg ude på landbrugsbedrifter hvor de laver gyllekøling og alle mulige andre forskellige ting

kan fjerne kvælstof og tænk sig hvis man indrettede svineproduktionen alle steder i danmark sådan så kunne det være at man kunne løse det uden at gøre nogen af de andre ting

socialdemokratisk kommission

levere natur landbruget skal også levere miljø

indkast eller et indspark på banen igen

at han samtidig repræsenterer et parti som siger selv om erhvervet gang på gang

syv og tyve

til grøn vækst jeg ved godt at at herre rené christensen

det er klart at hvis man har nogle vandplaner og nogle

ikke særlig meget i om det er på den ene måde eller på den anden måde man skal bare melde at man har gjort det

af kommissionen der siger at det her ikke ikke er godt nok og derfor

til hvad vi kan nå inden to tusind og femten men hvis nu herre rené christensen lyttede

efter et valg hvor jeg tror at regeringsflertallet

og arbejde konstruktivt for de ting selv om de har været med til at vedtage noget andet på et andet tidspunkt sådan er det i politik og derfor tror jeg at konstruktionen med en landbrugskommission

jeg er helt enig med ordføreren i at at landbruget skal være natur og miljøforvalter

og så kan vi se hvad vi kan lave i forhold til grøn energi og en lang række forskellige andre ting på den måde

kan vi få et landbrug der kommer i en god gænge der kan høvle noget af den der gæld som også er et problem for

ønsker ikke en dialog med landbruget om hvordan

mellem rød og blå blok da vi forhandlede

det under det antal fingre

det holder ingen steder det der er tilbage er

forslag til om det skal være et højere eller lavere tal

kan gøre det på en mere intelligent måde

landbruget jo er en vigtig faktor i det danske

alle de virksomheder som servicerer landbrugserhvervet

det vil sige at vi her taler om et erhverv som bidrager voldsomt til det danske samfund derfor er forespørgslen jo også vigtig hvis spørgsmålet egentlig er hvordan sikrer vi at dansk landbrug også fremadrettet

kan være konkurrencedygtigt hvordan sikrer vi også fremadrettet at dansk landbrug kan levere arbejdspladser hvis det er derfor at man har

at dansk landbrug kan være konkurrencedygtigt

arbejdspladser men vi forventer også at dansk landbrug kan levere miljø vi forventer faktisk også at dansk landbrug kan levere natur og vi mener ikke at det er to

gjort det her ud fra dansk folkeparti har gjort det ud fra den forudsætning at

på den kloge måde der er flere ordførere

alle værktøjer i værktøjskassen til at løse udfordringen

heller ikke forlange at landbruget skal levere

en situation hvor vi ikke kan lave brødkorn i danmark simpelt hen fordi vi bruger for lidt kvælstof hvis vi skal bruge endnu mindre

til de produkter som landbruget skal levere

noget som vi forventer os rigtig meget af det bliver interessant at se om

den nation i norden

det hele tiden er antallet af producerede enheder der er interessant

antallet af enheder som har en høj pris der bliver interessant

landbruget også være energileverandør vi har jo i de senere mange år fokuseret meget på vindmøllestrøm det var virkelig noget

var det der skete lige så snart aktierne bare faldt

rejste ud af landet fordi

tak for hjælpen når vi kigger på biomasse biogas og andet som landbruget kan levere har vi faktisk fat i noget som ikke bare lige kan flytte til kina

utrolig spændende at dansk landbrug bliver en energileverandør for der har vi

for igen at blive et samfund som kan være innovativt vi var foran

med landbruget som leverandør til ny energi som kan være bæredygtig samtidig med at vi også

sikre på er til stede vi må jo erkende når

ikke er særlig stabile

se hver gang vi står nede på tanken og putter snablen

kan landbruget også her få et nyt område som kan skabe merværdi

en kommission det er næsten kommet frem her hvorfor vi siger nej til det vi mener faktisk at der

mange ting i søen som skal ud at virke

på et tidspunkt hvor dansk landbrug er presset

en del af denne krise og når man har et landbrug

derfor kan jeg godt forstå at der er landmænd der har været frustreret over at alle de her nye tiltag

vi ser lyst på fremtiden også for dansk landbrug som energileverandør og vi er sikre på at vi i fællesskab

landbrug er overlevedygtigt sådan hørte jeg

så er det jeg ikke helt kan forstå hvorfor ordføreren stiller sig så negativt

nedsættelsen af en kommission fordi for mig at se kunne det være det redskab der kunne afdække de bedste redskaber ordføreren

måske revurdere sin holdning

til kommissionen fordi den kunne være det

en del forsøg der kører nu med rodzoneanlæg våde enge og mange forskellige ting

jo desværre ikke på nuværende tidspunkt dokumentere det hundrede procent og sige at det er det der skal til for at vi kan få den reduktion der må vi sige

lang periode så vi kan dokumentere at vi også kan levere den her reduktion i kvælstofudledningen

mener ikke man behøver lave en hel kommission hvor man

for at arbejde med det der mener vi at vi

her ting og projekter arbejde så vi kan få et godt grundlag for at se om de projekter der kører

også kan levere det som vi forventer de kan levere

hver for sig udmærkede det

forventning om at alle de mange ting kan gøre det at at

store gæld kvit har ordføreren en forventning om at alle de mange gode ting der sker og som ordføreren ser kan

teknisk insolvente i forhold til hvis de skulle afhænde deres ejendom en del landmænd har også problemer

vi kan gøre og derfor har vi jo også gjort

er svære tider der har vi blandt andet været inde at kigge på jordskatterne

at holde gang i de her landbrug

ordføreren omtaler her lad os nu sige at vi ingenting gjorde

kan levere så må falde hvad ikke kan stå

levere til to tusind og femten men det kan

bare gøre når nu værktøjerne ikke er til stede og derfor har vi valgt at udskyde nogle ting som vi vidste ville gå hårdt ud over landbruget så jeg mener faktisk at den her kommission

på dagsordenen og ikke mindst har det i hvert fald været det i det sidste par år

at afskaffe måltidets hus som jeg ser

vi kan godt diskutere rammevilkår men der er jo landmænd minkavlere og andet godtfolk derude der gerne vil investere men der er nogle tekniske regler som dansk folkeparti har været med til at lave

hvor man ikke får lov til at investere i det erhverv

hjulpet dem med at få de her bunker

kan ikke leve med at et erhverv skal skal være så længe om at få lov til at udvikle sig vi bryster os jo altid af

men hvad hjælper det at være omstillingsparat hvis man omstiller sig til et marked

man først er færdig når der er gået fire år så kan markedet have ændret sig og så starter man jo

alt hvad vi kunne netop for at få bragt de

ikke vores intention at en ny landbrugskommission skal bruge fire år til at finde ud af om en landmand må udvide sin produktion

er enige om at det her er uholdbart

man giver landbruget en garanti for

gælder grøn vækst eller hvad

betyder det noget at man

man lavede den pralede man af hvor grøn regeringen var

konsekvenserne inden man sendte dem i høring

med begrænsede midler det er begrænsede midler når man laver rodzoneanlæg og andre anlæg som man kører med

tiden til at se om de anlæg kan levere de foreløbige resultater

når dansk folkeparti har indgået en aftale

om det er sådan at dansk folkeparti

venstres ordfører har skudt til hjørnespark

var nogle udfordringer i forhold til miljøbelastning vi kunne se der var nogle udfordringer i forhold til natur

det som den politiske aftale lægger op til til to tusind og femten derfor har vi sagt at vi rigtig gerne vil

de her grønne mål omkring natur og miljø men vi vil gerne udskyde det så vi får det

men der er ingen tvivl om at vandmiljøet

forandres også i fremtiden

det er hinsides det aktuelle men lad det

noget andet mener herre rené christensen virkelig at dansk landbrugs

og halvtreds milliard kroner bliver løst ved at man udsætter nogle miljøkrav og letter

er jo at dansk landbrug står over for den ene udfordring at man har en

stor gæld en del af det er selvforskyldt men det ændrer ikke

at man skal gennemføre en lang række omlægninger

fokusere mere på at producere færre enheder med større værditilvækst men det kræver jo givetvis i

i at vi faktisk mangler det rigtig gode svar på hvordan vi løser den udfordring

den enkelte landmand

folkeparti at lidt jordskatter her og lidt udskydelse

at en ordfører herre bjarne laustsen engang i et andet forum nævnte noget med en brandbil det

opfatter det her som om man måske har været lidt ude med brandbilen og

dansk landbrug kan fortsætte også i nedgangstider men på sigt er det fuldstændig korrekt forstået at der bliver dansk landbrug nødt til at kigge fremad og

skaber vi den her merværdi hvordan skaber vi merværdi i dansk landbrug der må man jo kigge på mange forskellige

en del af løsningen kan jo være mere økologi derfor har vi

sagt i grøn vækst at vi gerne det øget til det dobbelte

en af mulighederne vi mener ikke at hele den danske produktion skal

også plads til det andet hvordan skaber vi merværdi der vi har netop i går været på tur med fødevareudvalget hvor vi så at man kan skabe meget stor merværdi

synes bare at herre rené christensen

at herre rené christensen mener at dansk folkeparti og venstre

christensen

et miljømæssigt problem fordi man forurener mere

dansk landbrug så alle mulige kapitalfonde skulle komme væltende med milliarder af kroner

penge ind i det

når vi kommer til de mere grundlæggende problemer i dansk landbrug

brydningstid hvor dansk landbrug virkelig har udfordringer

vi har haft en periode hvor det har

meget stille der har været nedgangstider alle steder og selvfølgelig er landbruget som jeg tidligere

genererer utrolig mange penge og derfor

stort beløb det er også derfor vi har sagt at vi bliver

når en supertanker skal dreje til højre

dreje og det tager lang tid at dreje en supertanker derfor

faktisk godt at det kan tage en del år før vi får drejet dansk landbrug i den retning

at kapitalisere dansk landbrug

jeg helt sikker på at der vil være risikovillig kapital

godt vil investere i højkvalitetsfødevareprodukter det bliver et kæmpe emne

lov til at afgive en konservativ holdning til denne forespørgsel danmark har i al historisk tid været afhængig af en stor produktion og eksport af landbrugsvarer landbrugets rolle som leverandører af fødevarer til både hjemmemarkedet

en af hovedhjørnestenene i dansk økonomi og har været fundamental i udviklingen af vores samfund dansk landbrug har spillet en hovedrolle i dansk selvforståelse og kultur og har været forvalter af selve naturen i dag

danske fødevareproducenter for tres milliard kr

har deres daglige virke ved at arbejde i både primær og sekundær produktion det er fakta som ikke er til at komme uden om det er fakta som gør at vi selvfølgelig skal forholde os til landbrugets rolle i samfundet

ser vi landbruget som en naturlig og afgørende brik i samfundet

også af den opfattelse at landbruget bør forholde sig til de ønsker krav og forventninger som resten af samfundet stiller til landbruget de forventninger er høje det fremtidige landbrugserhverv skal levere rigeligt med fødevarer af høj kvalitet det skal producere animalske produkter med høj sundhed og god dyrevelfærd og det skal spille en aktiv rolle med at pleje og genskabe den natur som vi ønsker at aflevere til de næste generationer alle disse krav og ønsker stiller selvfølgelig krav til fødevareerhvervet som midt i en omstillingsproces slås med en stor gældsbyrde som gør det vanskeligt at skaffe de ressourcer det kræver at leve op til omverdenens krav regeringen har ikke

denne proces sidste år blev der vedtaget en liberalisering af landbrugsloven som ud over at lette adgangen til risikovillig kapital gjorde det lettere at skaffe sig

tillægsjord samt fjernede kravet om en sammenhæng mellem dyrehold og jord der blev sidste år vedtaget en veterinærlov som i den grad fokuserer på sundhed og velfærd i den enkelte besætning og endvidere er der fokus på at sænke dødeligheden i svinebesætninger med grøn vækst er der for alvor sat skub i arbejdet med at sænke erhvervets udledning af fosfor og kvælstof til vandmiljøet endvidere er der med grøn vækst sat gang i landbrugets rolle som energileverandør der skal fremover satses meget målbevidst på at udnytte det potentiale der ligger i at udnytte affaldsprodukter til el og varme og måske bioætanol ligesom der bør satses på dyrkning af energiafgrøder med grøn vækst bliver

i at satse på dansk madkultur som vil blive

hirtshals og roskilde konservative lægger stor vægt på landbrugets ansvar som naturforvalter ved sidste års finanslovforlig fik vi afsat midler

driftsgren så de barrierer og udfordringer der er ved at pleje og genskabe natur kan blive belyst det må stå klart at hvis vi ønsker mere natur

også honorere indsatsen dialog og forståelse er også her vejen frem ikke bare gold kritik af landbruget under arbejdet med revisionen af planloven er det lykkedes at få sat et arbejde i gang med at lave en overordnet landskabsplan som kan definere hvad vi fremadrettet vil med vores landskabs og naturværdier

over hvor landbruget trygt kan investere så man undgår en evindelig konfrontation over hvem der må være hvor det konservative folkeparti støtter op om et bæredygtigt landbrug også med de muligheder der vil være og de krav der fremadrettet vil

det siger sig selv at vi selvfølgelig støtter

vedtagelse som vi selv har fremsat i fællesskab med venstre dansk folkeparti

at landbruget er i en

er i den situation det er der mange

at den eneste vej der tilsyneladende er for traditionelt landbrug er at producere

en billigere og billigere pris det er givetvis helt uholdbart i længden og det er jo grunden til at også regeringen har indset at det er nødvendigt med

er jo uholdbart

der er også andre grunde til det

fået et milliardtilskud fra eu og det kan jo forekomme besynderligt at det kan være tilfældet at den omstændighed at man får et stort tilskud

har jo haft den konsekvens at tilskuddet er blevet kapitaliseret

selvfølgelig været til fordel

otte og tres og det vil sige at

givet særlig meget for jorden men så har den kapitalisering der er foregået i mellemtiden

der har etableret os før eu eller i de første år

øvrigt ikke har haft ret meget med at gøre for den

det er jo desværre noget

nu er ret vanskeligt at gøre noget ved

så jeg forstår måske godt at ministeren

er virkelig et problem der er meget vanskeligt at løse der er i øvrigt et andet eu område

kan sammenlignes med det bare ikke i størrelse og

vi har jo set hvordan mælkeproducenterne har haft

har været til gavn for de ældre for dem der skal ud af erhvervet

ulempe for dem der skal ind i erhvervet så også her har man

den problemstilling og der er det jo sådan set lidt mere besynderligt for

faktisk ikke nogen som helst grund til at mælkekvoten skulle

det har man ikke ønsket og sådan

man har fået den kapitalisering det regeringen først og fremmest har gjort for

man kan jo godt synes det er en smule pauvert at det er den måde

aktieselskaber banker forsikringsselskaber kapitalstærke enkeltpersoner

har ophævet alle regler der gælder omkring bopælspligt

at tænke at det er ligesom at tisse i bukserne det varmer lige et lille stykke tid

bliver meget koldere bagefter og derfor

absolut ikke kan anbefale

nedsætte en landbrugskommission

alle de problemer der er i landbruget ikke kun dem jeg har nævnt men også

jeg er lidt uforstående over for

det er jo faktisk sådan at havde man slået til

havde vi vel i dag haft mulighed for at

er jo rigtig mange steder må man sige

men er hovsapolitik i stedet for der er vel ingen der er i tvivl om jeg er i hvert fald ikke at landbruget

altovervejende forvalter af vores natur og miljøressourcer og derfor er det altså også vigtigt at vi finder en model

at vi kan lave det med frivillige aftaler

med mit indlæg nu

landbrugsstøtten og afviklingen af den som jo

og vi kan sige sådan overordnet og generelt

at vi jo alle sammen kender den historiske baggrund

fra den tid hvor man havde stor mangel på fødevarer i europa som sådan

det er sfs holdning og plan

ikke de første mange år får afviklet landbrugsstøtten blandt andet fordi der er nogle store lande i europa der vil modsætte sig det men det betyder jo ikke at vi ikke kan omlægge landbrugsstøtten og det er vi meget store tilhængere af

meget store tilhængere af at vi sikrer

af den milliard i tilskud der

lige at få sagt noget af det sidste jeg gerne ville sige

landbrugsstøtten kan bruges bredere og bedre end den bliver brugt i dag

kan nemlig bruges til de ottehundredetusind mennesker

problemet i det kan man sige er jo så bare

konklusionen på det

så den kan gøre mere gavn end den gør i øjeblikket

i min ordførertale at landbrugsstøtten har været et element

jo bedre det er ikke i sig selv en god idé men vi har muligheden for at omlægge en del af landbrugsstøtten sådan

det andet er faktisk ikke holdbart i længden

har det altid undret mig lidt at man ikke er mere opmærksom på hvornår der

er brug for støtte og hvornår støtten formentlig er til mere

en støtte til opretholdelse af en produktionsform

i dag udgør et selvstændigt problem for fremtidens landmænd ikke for nutidens landmænd for

realisere de her jordpriser

godt kørende økonomisk problemet er at det kan de måske få

af de første partier der lidt lavmælt

når man skal lave ting om skabe fornyelse

vi står nu og det er derfor det er godt at vi har mulighed for at diskutere hvordan landbrugsstøtten i fremtiden skal

enighed i det danske folketing om at støtten jo netop skal bruges til at lave den forandringsproces der

en landbrugsproduktion en fødevareproduktion i danmark som både er økonomisk miljømæssigt og dyrevelfærdsmæssigt bæredygtig

man sikrer fremtidens udvikling i landbruget

er svært at forstå at man som landmand i danmark i dag

har man selv bragt sig i den situation

men pointen er at på den ene side

på den anden side kan man se at indtjeningsmulighederne er relativt

kan man se at der bliver stillet en lang række fuldstændig rimelige krav som dog nok alligevel fordyrer produktionen

de medarbejdere ansat ikke alle sammen skal komme fra ukraine

ingen løn have og bo i stalden men at de skal have en ordentlig løn det er krav som

en vanskelig situation der synes jeg

de svære spørgsmål nemlig hvordan vi løser gældsproblemet i landbruget

unge landmænd får en mulighed for

overtage gården hvis man nu

offentlig eje af jorden kunne være en mindst lige så god løsning for den enkelte

at vi faktisk tager fat på de grundlæggende problemer

at landbrugets store gældsproblem bliver løst samtidig med at vi sikrer

tjene lidt mindre

en omlægning af landbruget der sikrer at man producerer færre varer men til gengæld varer

kommer til at gøre ondt og det synes jeg

med rumænske

hvor vi bor det skal være en landbrugsproduktion som

leve op til de dyrevelfærdsmæssige krav som vi stiller nu og som også lever op til de miljømæssige krav jeg mener sådan set at det er at forestille sig at en sådan omstilling

føre til at vi også om ti år

at der opstår en konkurrence om at tilfredsstille nogle landmænds umiddelbare krav om her og nu at få en lettelse

derfor jeg siger at en af de klogeste tanker som

sin tale ordføreren siger eller statsligt

skulle konkluderes på det efterfølgende presse på for

venstre skulle tænke over om det nu er så meget værre end en tanke om at det er udenlandske kapitalfonde der skal overtage dansk landbrug med den konsekvens at man i dansk landbrug skal tjene penge ind så de investeringer en udenlandsk kapitalfond

kan forrente sig jeg tror at herre

opleve at det kan blive en værre herre end

passende situation

i landbruget fra folketinget

et enkelt broddent kar

skulle føre til at landmanden ikke kunne være en selvstændig erhvervsdrivende der på jord som staten ejer kunne drive sit landbrug præcis som vedkommende ønsker inden for de rammer som lovgivningen sætter

tanken om at vi skulle have lange debatter her i folketingssalen om hvordan jens pedersen ovre i nordjylland skal drive sin produktion

vil blive kaldt i samråd for at redegøre for

vi af den overbevisning at danske at danske landmænd sagtens kan klare sig i konkurrencen såfremt de får samme vilkår som alle

lige netop denne vedhæftede betingelse er jo på en eller enden måde omdrejningspunktet for debatten her jeg tror også at ministeren udtrykte det på den måde at fødevareklyngen skal producere på de betingelser som

danmark er jo verdensberømt for kvaliteten af sine landbrugsvarer fordi vores landmænd er dygtige effektive og meget hårdtarbejdende det danske samfund og her mener jeg i virkeligheden folketinget er desværre også verdensmestre i at lægge begrænsninger ned over det frie erhverv

beløber sig til syv hundrede og halvtreds million kr

tænke på de kommunale myndigheder miljømyndigheder med videre det er så den vinkel der handler om hvad det koster skatteborgerne

er formentlig intet at regne i forhold til den forvoldte skade

fjenderne er med andre ord ikke at finde i det store udland men desværre hos os selv vi synes det er absurd at vi lægger begrænsninger ned over erhvervet når vi ikke har sikkerhed for at initiativerne

virker eksemplerne er talrige jeg har allerede været inde på nogle af dem

ikke lægge standardiserede løsninger ned over et erhverv

randzoner når vilkårene i vores natur er så mangfoldige som

det burde være sund fornuft vi synes i langt højere grad at der skal arbejdes med individuelle løsninger

tages udgangspunkt i den private ejendomsret naturligvis så berørte landmænd kan vælge mellem erstatning

for alt i verden skal de miljøløsninger man skruer sammen naturligvis udarbejdes i samarbejde med dem det går ud over og det har jo ikke helt været tilfældet vi foreslår at man nedsætter en landbrugskommission som det også er nævnt af andre i dag med repræsentanter for både erhvervet forskningsverdenen og også gerne den finansielle sektor den kommission skal udarbejde en plan hvor rent miljø og et levedygtigt erhverv ikke er hinandens modsætninger

en antagelse om at landbruget er en del af naturen

på

fagligheden er styrende og at man betaler erstatning når man fratager produktionsmuligheder nogle af disse elementer så jeg ikke helt i forudsætningerne for den landbrugskommission som den røde del af folketinget har argumenteret for som sagt er vi ikke spor i tvivl om at erhvervet kan overleve ingen har bedre historiske faglige eller dyrkningsmæssige forudsætninger men folketinget skal besinde sig i sin lyst til at regulere erhvervet og hermed mener vi faktisk regulering i

en anden sammenhæng

er det hamskifte der er sket i liberal alliance jeg vil gerne spørge

er den miljøpolitik landbrugspolitik som liberal alliance har nu

den samme politik

ny alliance der er sket en revision på mange politikområder vi producerer faktisk i

nyt politikoplæg hver fjortende

bekendt ikke mange medlemmer i folketinget der er ikke så mange hænder og ikke så mange hoveder så vi

udviklingen af partiets program i den rækkefølge vi har ressourcer til

på det her område

nu fundet vores linje

projektet lægger ned over vi tror meget meget mere på individuelle løsninger som tager udgangspunkt i de problemer den enkelte landmand oplever og det ser vi ikke ret meget af

en ny politik midt i vadestedet kunne man så ikke sige at det er noget der

altså jeg synes bare der er et eller andet med

undervejs skifter heste i vadestedet jeg har vel ikke

nævne udlændingedebatten vi kan se hvad der sker med sf en forvandling så man tror det er løgn altså det der med

standpunkt så de er utroværdige over for dem der har stemt på partiet i sin tid

den røde fløj som har rigtig rigtig travlt med

alle spørgsmål formuleret en ny politik i forhold til ny alliance nu forventer

få nogle stemmer blandt utilfredse landmænd fra det der af

nogle meget væsentlige principper som det at vi skal have en større grad af frihed i det danske samfund at vi skal mindske bureaukratiet

andre af de principielle ting som vi

drøftede i i ny alliance vil stå fast også fremover men det siger jo også sig selv

tage bestik af den situation man er i på det pågældende tidspunkt

og som vi synes det er på tide at der er nogen der

tager udgangspunkt i på det individuelle plan og ikke ud fra en systemtænkning

meget standardiserede betingelser ned over et erhverv som

jo mere fordi det har vist sig at liberal alliance har en umådelig skadelig indflydelse på for eksempel venstre

i dag efterlønspolitikken og jeg synes også

gjaldt på landbrugsområdet og

lidt bekymret hvis de nu fra forskellige andre partiers

synspunkt som liberal alliance har fremlagt og

det er lidt ærgerligt men jeg kan forstå på herre villum christensen at han mener at liberal alliance holdningsmæssigt

to ud af tre som

jeg nævnte før med større frihed en mere effektiv offentlig sektor mindre bureaukrati og lavere skat jeg tror det er sagt så mange gange

selv journalisterne har lært det udenad og hvis det er det der er det nye så er det ok for os men det principielle

kompensationen i forhold

så skal det også kompenseres

andet

produktionsvilkår

grundlov der ligesom beskriver i hvilke situationer man har krav på fuld erstatning

hæge lidt om i den her situation og egentlig ikke alle de andre ting som

det er vigtigt at kompensere

andet på deres store biler

landbruget producerer under er meget anderledes end de vilkår mange andre erhverv producerer under netop fordi det har store konsekvenser for det omgivende samfund og store konsekvenser for rigtig mange interesser jeg tror ikke man kender nogen andre produktionsgrene hvor hvor vilkår

i andre sektorer kan være rammesættende

tegn på at vi mangler viden og at der er lang vej endnu men lad os

det er der flere der også har været inde på

nogle småting ud og sige at nu kører toget derudad

individuelle løsninger

vi har faktisk rigtig mange eksempler på at det kan man godt håndtere uden

skulle have speciel lovgivning

sine randzoner og ser

fem ti eller femten m ud det enkelte sted og så kan man pulje det i nogle ordninger så

er sikre på at det er de mest følsomme områder der også er

og prissætte ens alle steder det er den der standardisering vi

få det udmøntet i praksis

at få adgang til at betjene sig af det

revitaliseret de gamle landbrugsplaner og får tydeliggjort hvilke konsekvenser

en større sikkerhed når de meget store landbrug som vi har i dag skal investere der er rigtig meget viden der mangler

vi lægger rammer ned over landbruget det kunne være nogle eksempler man kunne benytte sig af jeg ved at

på aalborg universitet arbejder med sådan nogle muligheder at vi

når man lægger nogle nye rammer

svar vi fik fra herre villum christensen

ingen tvivl om

som er afhængige af dyrkningsformerne og når vi søger eu tilskud

der kan altså stilles krav fra det offentlige for at

bliver snakket om er at der skal indføres efterafgrøder i stor stil

ordføreren synes at der skal betales fuld erstatning eller vil det være et område

virker i forhold til alternative løsninger som den enkelte landmand kunne pege på

herre villum christensen at det kan man ikke

at der skulle udbetales erstatning i forbindelse med

komme med forslag til hvordan

i luften det er næsten det der bliver lagt op til herre per clausen har selvfølgelig sagt at staten bare kan købe al jord det vil så få

tirsdags og også den russiske landbrugsminister

er meget interesseret i private investeringer i jord private interesser for at fremme og øge produktionen det tror jeg

al anden fast ejendom i hele vesteuropa og

usa det var sådan set en af årsagerne til at der kom en finansiel krise

sikker økonomisk politik med en fast hånd så der blandt kreditorerne er tillid til dansk økonomi og til det danske statsbudget

uføre det var overraskende at

der er lagt op til lad mig så sige at det er rigtigt

en række grupper siddende siddende

frustrationer i landbrugserhvervet nemlig nogle af tiltagene

har netop bedt de her grupper

at vente et år længere for det der trykker allermest

bliver der faktisk arbejdet intenst med i øjeblikket

jeg kan i hvert fald sige at landbrugets egne folk og fagfolk er med så må herre bjarne laustsen selv vurdere hvor høje de er det vil jeg ikke

man skal kunne dyrke landbrug i hele danmark vi vil se nogle bud på

andre lande implementerer

det var det der gav anledning til at vi sagde at

så mener de at de når målet jeg skal ikke kommentere om det mål nås eller ej men vi har i hvert fald valgt at sige

set samme mål flensborg fjord er et rigtig godt sammenligningsgrundlag

det er årsagen til at de titusind

mener vi at vi at vi kan vente en anden årsag

hele tiden kommer med bud på hvordan

herre kristen touborg sagde for lidt siden

jeg kan oplyse om at penge fra artikel otte og tres kun kan bruges gennem frivillige aftaler med de enkelte landmænd

selvfølgelig sige at det kan vi lave om problemet er bare

med frivillige aftaler det er derfor at vi har snakket lidt om pengetræer og

finansieringsmodeller som ikke er helt

vil glæde mig over at stort set alle har påpeget

dansk landbrug på banen som energileverandør og dermed bidrage til de klimaopgaver

at her ligger nogle udviklingsmuligheder

gå til biddet de sidder sådan set til forhandlinger i øjeblikket og jeg vil selvfølgelig orientere min kollega energiminister lykke friis om

i gang i stedet for at der stilles en masse forsinkende og forhalende spørgsmål

vil jeg i hvert fald glæde mig over så vil jeg bare slutte med at

udtrykke glæde over at alle

og bekymring for fødevaresektoren

er skuffet over at man inden for

kommet flere slagteriarbejdere på det seneste men næppe så mange

har man faktisk fem krav til dette erhverv men lad nu

jeg vil finde det positive

der bliver en del der skal tages stilling til i den kommende tid efterhånden som de her grupper afrapporterer så hvis den

løsninger vi har et dygtigt videntungt og meget innovativt

af finansieringen af det her velfærdssamfund jeg er glad for at alle har

forhandlingen i dag tak

så meget selvros ind i det

er helt utroligt hvad

biogas død siden to tusind og et jeg nævnte et

er for sent ude kommissionen kommer og siger i er for

er det tilstrækkeligt for en fødevareminister som er ansvarlig

for et erhverv vilkår eller ej men

laustsen at vi er for sent på den og at vi har travlt jeg medgiver at eu begynder at stille nogle krav

med vandplanerne men alligevel

kommissionsarbejde på det her område

kan sende noget af sted om hvilke beslutninger man træffer på det her område

det lykkedes efter for lang tid ja men det lykkedes sidste år i oktober at få kommunerne til at rydde bordene da nåede man i bund og fik alle dyngerne væk

til at få en uvildig analyse af

er utilfredsstillende

meget over den tilslutning der er til om landbruget som energileverandør det bør vi udnytte i de forhandlinger der pågår nu

det ville regeringen ikke være med til på det tidspunkt så

kommer og siger at vi gerne nedsat en kommission

det ønske er stadig intakt men jeg har lyst til

der står i henvendelsen fra læsø og der står

men der blev godt nok heller ikke sat årstal på årsskiftet

hundrede og tyve sager

i handler om borgernes retssikkerhed

urimelig lang tid der skal være en ordentlig

miljøklagenævnet og det er det

kan få gælden til at forsvinde og det har ministeren altså misforstået det

en løsning så nævnte

og dermed de konsekvenser den også havde for landbruget men nu er det sådan

kan huske jeg har set tal fra landbrug fødevarer

den voldsomme gældsætning begyndte længe før finanskrisen jeg mener faktisk

fire hvis jeg husker kurverne rigtigt så det bedes ministeren kommentere mens vi er ved

skal sørge for at sektoren er bæredygtig tilbage står jo de her

milliard kr som vi ikke har fået noget rigtigt bud på rammevilkår for at få

to tusind og fire og frem til finanskrisen det er rigtigt at

har fulgt al anden fast ejendom og det er der en række faktorer

mulighed for at landbrug fødevarer kan

er at sikre en stram økonomisk politik sikre at der er fuld tillid til den danske stats budgetter

den internationalt lavest mulige rente det er vores bedste bud på det man skal også være opmærksom på

i landbruget i dag er rigtig dygtige virksomhedsfolk

nogle af dem har investeret i andet end landbrug det kan være helt fair det har jeg fuld respekt for men det betyder bare at gælden er et mellemværende mellem

kan være et samfundsanliggende på en eller anden måde altså med rammevilkår af en slags

besvarelse hvor ministeren talte om at sikre kvalitetsprodukter til forbrugerne hvilket jeg er fuldstændig enig med ministeren i

forbrugeren efterspørger jo varer af forskellig slags forbrugeren efterspørger også rent drikkevand og kvalitet som

beskrevet når nu ministeren ikke kan gå med til

en kommission som kunne beskrive det og analysere det hvordan kan man så sikre de rigtige rammevilkår for den her del af fødevareklyngen

tror jeg har uddybet hvad jeg mener med det vilkårene for

sikre at alle forbrugere har et bredt og mangfoldigt udbud af fødevarer

set at vi er meget enige om vi så et godt eksempel i går på turen med med fødevareudvalget og jeg nævnte i mit indledende indlæg at

meget innovative og bruger meget ny miljøteknologi og står for den her meget store valuta og eksportindtjening og så er der underskoven der gør at rigtig mange danske forbrugere herhjemme har et rigt og varieret udbud af forskellige produkter det tror jeg at vi rammer meget godt og madx er en rigtig god institution til at underbygge det

at han ikke havde et bud på hvad man skulle gøre for at reducere landbrugets

vil bare sige at jeg mener at fødevareministeren tager helt fejl hvis han

og halvtreds milliard kroner i landbrugssektoren

og som ikke er blevet nemmere

sige til ministeren at jeg har talt med enhedslistens energiordfører og vi er helt enige

vi skal blive ved med at stille nogle spørgsmål så vi er sikre på at den måde man vælger at støtte biogas på

det er en selvstændig begrundelse for at

for herre per clausens egen regning jeg har meget klart

er vi kan gøre når man har det gældsproblem og det er den økonomiske politik i det her land der betyder uendelig meget for den her store gæld jeg tror ikke det kan jeg så sige at svaret på landbrugets store gæld

som var herre per clausens forslag det tror jeg ikke er den rigtige vej at gå hvis vi vil fastholde en stor

omkring biogas ja vi er enige i at det er vigtigt at sikre at biogas

kan køre rundt det vil sige at der er økonomi i at producere biogas herhjemme

skal til for at man kan skaffe kapital til at investere i de her biogasanlæg det er også dér vores grænse går vi skal ramme der hvor investorer får lyst til at være med

at regeringen fører en ansvarlig

så håbe på at landbruget hutler sig igennem i de kommende år trods af den her store gæld

bankerne selv komme rigtig slemt

for de penge som man putter i biogas i forhold til

det er i hvert fald sådan

sagt at renten ikke ville stige det tror jeg er lidt risikabelt jeg har sagt at hvis vi fører en stram økonomisk politik kan vi have et håb om at vi har den lavest mulige internationale rente

er vigtigt for at landbruget kan servicere

mest energi for pengene gør vi det ved biogas som har

eller gør vi det ved vindmøller det er nogle rigtig vigtige spørgsmål som jeg

bekendt med at der er lavet rigtig mange regnestykker på og jeg glæder mig sådan set over at politikerne i øjeblikket netop sidder og har mulighed for at tage

for en god debat debatten var god den

sig til substansen og det vil jeg gerne kvittere for det blev en seriøs debat som gerne skulle fortsætte en kommission som kunne sammensættes af relevante parter har vi ikke fået etableret i dag men jeg vil da fortsat arbejde for at vi kan få redskaber i forskellig form gerne i form af en kommission det kan være at vi hen ad vejen kan få overbevist

tiltag så landbrugserhvervet får rammevilkår

kommer ud af gælden og kan få en fremtid som ikke er gældsplaget